morten bødskov og nicolai wammen beslutningsforslag nummer

marie krarup og martin henriksen forespørgsel nummer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

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire

er vedtaget herefter er forslag

af henning hyllested rasmus prehn claus kvist hansen

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den trettende november to tusind og atten

efter de nye arbejdsformer skal vi lige have ordførerne frem her på forreste række

det være man skulle lade skufferne være i fred

har man en fornemmelse af at det er på plads

går ikke i gang før alt er på plads

jeg tror vi er ved at være der er vi ikke

så er det ordfører for forespørgerne herre jacob mark socialistisk folkeparti værsgo

godt så er det herre jacob mark

bekymrede over de vedvarende besparelser på kunst og kultur men vi kan også se at der er andre der er bekymrede

ministeren har modtaget en fælles appel fra kulturinstitutionerne om at afskaffe eller som minimum påbegynde en aftrapning af omprioriteringsbidraget med reel afskaffelse i

to og tyve og kulturinstitutionerne føler sig nødsaget til med fælles stemme at advare mod de alvorlige konsekvenser de fortsatte besparelser vil have for kulturinstitutionerne og ikke mindst for udbuddet og udviklingen af de kunst og

det er derfor at vi har indkaldt til den her forespørgselsdebat

som minimum vil vi rigtig gerne have en debat om hvornår vi kan få afskaffet besparelserne og derfor har vi stillet følgende spørgsmål til regeringen hvad kan regeringen oplyse om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget herunder kvalitetsniveauet på kulturinstitutionerne og hvordan det påvirker kulturlivet på kort og på langt sigt så håber jeg vi får en rigtig

kunst og kultur i danmark og hvordan vi hurtigst muligt kan komme af med grønthøsterbesparelserne på den danske

knytte et par ord til hvorfor vi overhovedet har et omprioriteringsbidrag for det er der sådan set gode grunde til staten har generelt begrænsede midler til rådighed i forhold til hvor mange ønsker der er til hvad staten skal investere i sådan er det på sundhedsområdet på uddannelsesområdet sådan er det i undervisningssektoren og sådan er det også på kulturområdet det er et grundvilkår vi kan ikke finde penge til alt og derfor mener jeg og regeringen at vi skal have modet til at prioritere så vi bruger pengene rigtigt vi skal også have modet til at prioritere så de statslige institutioner konstant

for hvordan man kan gøre tingene på nye og mere effektive måder alt sammen for at skabe et råderum til ny udvikling vi er ganske enkelt nødt til at skabe et økonomisk råderum hvis vi vil have fokus på udvikling og prioritering ikke mindst af nye initiativer det har i mange år gjort sig gældende især på kulturområdet

hvordan kan vi tiltrække nye brugere og indgå i nye partnerskaber med andre som for eksempel fonde og erhvervsliv og kommuner

de har måttet omlægge arbejdsgange og foretage en nøje prioritering af opgaver de har skullet overveje hvor de ville fokusere kræfterne og de har måttet finde nye finansieringskilder som kan supplere de statslige bidrag

en svær overgang når man skal skrue økonomien sammen på en anden måde end den man plejer når man skal omlægge sin organisation til uvante måder at arbejde på men jeg tror også på at udfordringer skaber grobund for nye løsninger som man måske ellers ikke var nået frem til det tror jeg er en god ting på lang sigt at man ikke bare bliver ved med at gøre som man altid har gjort men finder nye veje og tilpasser sig den tid man lever i

og det her gør vi mindre af jeg vil også gerne påpege

men ikke nødvendigvis altid medfører et kvalitetsfald der har været et potentiale for mere effektive arbejdsgange på vores museer biblioteker på de kunstneriske uddannelser og på mange andre kulturinstitutioner for eksempel har digitalisering gjort det muligt at levere bedre og billigere service til borgerne

demokratiseret vores kulturarv det ser vi for eksempel på rigsarkivet som har digitaliseret de mest anvendte dele af vores fælles arkivalier det har konkret betydet at selv om åbningstiderne på arkivet er blevet kortere anvender flere borgere arkivets materialer som nu er digitalt digitalt tilgængelige for alle

i alt i perioden to tusind og nitten til

to og tyve som er blevet prioriteret til kulturområdet ligesom regeringen allerede nu har meldt ud at omprioriteringsbidraget i to tusind og to og tyve bliver

hvordan det så skal prioriteres udestår der selvfølgelig en diskussion om og allerede fra to tusind og nitten

tilføres der flere midler end i to tusind og atten vi fører ikke nødvendigvis pengene tilbage en til en til samme modtager

ikke tale om grønthøster eller det modsatte stråforlænger må det vel hedde man overvejer i hvert fald i hvert enkelt tilfælde hvordan de tilbageførte midler skal prioriteres inden for kulturområdet det gør vi som et led i prioriteringen i stedet for bare at lade midlerne fordeles som det altid er blevet fordelt selv om det ikke altid er populært at foretage prioriteringer afslutningsvis vil jeg gerne bemærke at den danske stat fortsat investerer mange penge i kultur ja der er fortsat et omprioriteringsbidrag i de kommende år men samtidig

er der på finansloven afsat over otte milliard milliard kroner til kulturen i to tusind og nitten

ikke et uvæsentligt beløb jeg vil også meget gerne bemærke at den statslige investering kun udgør

af den samlede kulturøkonomi også kommunerne private fonde lokale yder meget væsentlige bidrag til kulturen så ser man på kulturens almentilstand

ser det faktisk ikke så ringe ud endda det ser rigtig godt ud der har for eksempel aldrig været flere besøgende på museerne

i dag der har aldrig været flere læseklubber end i dag og der har aldrig været flere kunstforeninger vi kan som mennesker og politikere er jo også en slags mennesker have en tendens til at fokusere på det negative det som bekymrer alt det der ikke

i morgen som det var i går

og kulturen udvikler sig konstant danskerne forbruger kultur som aldrig før både den kultur som staten investerer i og den som lever i civilsamfundet og drives af engagerede ildsjæle det synes jeg

væsentligt at huske på når vi taler om omprioritering og kulturlivets udvikling

anerkender at det har haft

danskernes kulturtilbud og selvfølgelig kulturinstitutionerne

regeringen og dansk folkeparti har påført dem de her nedskæringer som jo løber op i fem hundrede og ni og tredive million kr akkumuleret i den her regerings periode hvoraf de over to

ud af provinsens kulturinstitutioner altså ude i hele landet jylland fyn sjælland bornholm steder hvor regeringen rent faktisk har sagt at

kulturtilbuddene har det ikke konsekvenser for for befolkningens adgang til kulturtilbud og kvaliteten af kulturtilbuddene eller er det helt ligegyldigt at man har skåret fem hundrede og ni og tredive

at skulle spare det er ikke behageligt at få færre penge end man har haft hidtil så naturligvis har det konsekvenser men det er altså et omprioriteringsbidrag og det betyder at man kan vælge at prioritere

det er det vi har gjort med forslaget til det kommende års finanslov hvor vi tilbagefører fire hundrede million kroner til kulturområdet

det med kvaliteten vil jeg gerne sige jo nogle steder har det sikkert haft en konsekvens i forhold til kvalitet andre steder vælger man faktisk at bruge dette også som en anledning til at gøre ting på nye måder som måske kan betyde en bedre kvalitet og ikke nødvendigvis dårligere tilbud til befolkningen men selvfølgelig har det konsekvenser og det vil hverken jeg eller regeringen tale os uden om

nationalmuseet det kongelige bibliotek som jo er nogle af vores nationalkulturinstitutioner skal indskrænke åbningstiderne

til skade for for kulturlivet og borgerne

det at man nogle steder ændrer på åbningstiderne og indskrænker åbningstiderne er ikke nødvendigvis dårligt hvis man samtidig sørger for en demokratisering af kulturarven i den forstand at man får digitaliseret så borgerne har meget nemmere

arkivalier eller hvad det nu ellers måtte være de har brug for hvis man indskrænker åbningstider på museer og andet

det være at det betyder at man i stedet prioriterer at lave

at regeringen ikke lægger op til at droppe besparelserne på kunst og kultur

store konsekvenser men selv ude i to og tyve er det regeringen foreslår jo ikke at droppe besparelserne

stadig at bede institutionerne om at spare og så skal den siddende regering

konstant at spare på det man kan levere vil fortsætte

bare vil spørge ministeren om anerkender ministeren at selv med den reserve i

man skulle spare alle steder og

har det en ende altså kan man egentlig blive ved med det

effektivisere og se på hvordan man organiserer sig

en helt naturlig øvelse for enhver institution eller virksomhed uanset hvor i samfundet det er jeg bemærker at herre jacob mark

om besparelser jeg vil lige så konsekvent tale om omprioriteringer vi ved jo at hvis der ikke er et råderum til at omprioritere

det for eksempel betyde at man ikke kan gennemføre sådan noget som en museumsreform det har man forsøgt rigtig mange gange

til også at sikre en overgang til ny økonomi for museerne

så bliver det næsten en politisk umulighed at gøre

tilbage og sagde at det bare var en slags omprioritering så tror

men spørgsmålet lyder når ministeren siger at

lidt ved at tage nogle penge og dele dem ud på en anden måde jeg tror ikke det

en hård tolkning så vil jeg gerne spørge hvilke institutioner gør som de plejer at gøre jeg kender ikke én kulturinstitution

er ude i kulturlandskabet

og kan lave om på ved at udvikle sig

en forpligtelse til at afsætte rammer og foretage prioriteringer

omprioriteret fra kulturen og hvor mange penge vil man nu begynde at give tilbage det er jo en nedprioritering

snakke om en omprioritering mener ministeren stadig væk det er en omprioritering eller er det en nedprioritering af kultur

så det er meget enkelt at svare på

må man presse institutioner eller områder til at tænke nyt og det kan man så gøre blandt andet ved at tage nogle penge fra dem

danmark som har forvandlet en meget meget dårlig økonomisk situation som den var i begyndelsen af

faktisk klarer sig rigtig rigtig godt økonomisk og i konkurrence med andre lande

har været igennem mange mange økonomiske omvæltninger vil jeg kalde det som har ført til at vi har løst en lang række udfordringer og fået det bedre og så har man jo lov til at tro at når vi har fået en mere stabil og ordentlig god økonomi i danmark kan vi også have en mere sikker tilgang til både uddannelses og kulturområdet for at nævne to centrale

det er umuligt at effektivisere napoli

tredje akt ud

symfoni hurtigere for at effektivisere

kultur med

effektiviseringer

igennem en finanskrise

så vil jeg sige og det tror marianne jelved med de mange mange års ministererfaring som marianne jelved har jo udmærket er klar over at som regeringsmedlem sidder man forskellige ministre men man har sådan set et samlet ansvar for den samlede portefølje og det betyder at hvis man gerne vil investere i kræftplaner i bedre sundhed i uddannelse eller hvad det nu måtte være nu ved jeg godt at uddannelse skal vi diskutere senere i dag og hvis man gerne vil investere uden at man skal øge og øge og øge et skattetryk som gør at danmarks konkurrenceevne i forhold til udlandet bliver svækket

hørt argumentationen om at man ikke kan tage en akt ud af en opera

et symfoniorkester om at spille hurtigere det ved jeg udmærket godt og derfor bliver man nødt til at foretage

kommer hinanden mere ved at man mødes på tværs og at man mødes om oplevelser man ikke lige havde forudset man ville finde vildt begejstrende eller udfordrende eller

mening i de kunstværker man lige så

skaber værdi for vores land benhård økonomisk værdi

gør at folk synes at danmark er et spændende sted at besøge

at vi lige pludselig har en hovedstad der er nummer et

byer man skal besøge i den her verden men det skaber også

helt basal livskvalitet og glæde

at have noget sammen med andre jeg tror måske i virkeligheden at vi skal begynde at tale lidt mere om den værdi kultur skaber og som ikke kun er den man regner på ovre i finansministeriet derudover

kunst og kultur med til at binde vores land sammen både fordi det giver os en bedre forståelse for hinanden

noget andet som jeg synes især venstrefløjen nogle gange har en tendens til at glemme altså den fløj jeg selv tilhører nemlig at vi står på noget i et land at vi har nogle traditioner at vi kommer ud af noget og at vi godt

vores danske kulturarv jo med til at give os

enten smuldrer en smule eller eroderer når man konstant sparer

er det så besparelser eller omprioriteringer det kan jo godt lyde lidt som

har vi selv været med til i sf

nu har vi et område hvor vi kaster

en del af pengene op i luften og så bruger vi pengene på det samme område igen men måske på nogle andre ting men hvis man kigger på det samlede regnestykke

har kastet pengene op og ikke ladet pengene falde ned på kunst og kultur igen i hvert fald ikke alle sammen man har brugt

sejr for liberal alliance men men når formanden for liberal alliance går og blærer sig med at nu har man givet en milliard kroner i skattelettelser om måneden

at vi ikke kan passe på vores danske kulturarv

efter en masse besparelser

to og tyve problemet er tror jeg at når man først har bedt alle institutionerne om at spare

så vil de jo hvert år fremover igen skulle budgettere med

og det skaber usikkerhed om økonomien det vil betyde at de ikke kan planlægge budgetterne som de ellers ville kunne og det vil også betyde at hvis man vil fordele

så jeg mener også stadig at man kan tale om besparelser ude i fremtiden og jeg tror at hvis vi skal styrke det danske kunst og kulturliv så skal det stoppe

i starten af næste valgperiode hvor der forhåbentlig er et nyt flertal

vedtagelse som socialdemokratiet

alternativet det radikale venstre og

at regeringens og dansk folkepartis omprioriteringsbidrag der årligt pålægger danske kulturinstitutioner at spare to

kunst og kultur i hele landet for fem hundrede og ni og tredive million kroner og dermed væsentlig svækket dansk

til borgerne kunst og kultur er et vigtigt fundament for vores velfærdssamfund som stærk bidragyder til menneskers almene dannelse og den enkeltes livsglæde som former af vores historiske identitet og stærk bidragyder til det danske fællesskab gennem deltagelse og fælles oplevelser derfor skal vi værne om og understøtte det danske kulturliv så det har gode betingelser for at udvikle sig i hele landet folketinget opfordrer derfor til at besparelserne på kunst og kulturlivet udfases og at man investerer i kunst og kultur sådan at kulturinstitutionerne igen kan fokusere på kvalitet og udvikling

det er herre mogens jensen

jo lejlighed til at sætte fokus på de store nedskæringer som regeringen og dansk folkeparti har gennemført på kulturinstitutionerne og

at fortsætte med så langt øjet rækker derfor vil jeg gerne takke sf for muligheden for at få den her

debat i dag de negative konsekvenser af omprioriteringsbidraget er jo klare der er skåret fem hundrede og ni og tredive million kroner på danskernes kulturtilbud

er over to hundrede og ti million kroner skåret på kulturtilbud og kulturinstitutioner

og sjælland uden for hovedstadsområdet det resterende

er vigtigt for dem at styrke kulturen i hele landet

har altså gjort det absolut modsatte

danmark yderligere kulturelt skævt det er en forkert kulturpolitisk retning for danmark og grundlæggende kan man sige at det er historisk store nedskæringer

regeringen og df har gennemført sammenholdt med de store nedskæringer på ni hundrede million kroner på dr og de medfølgende forringelser af danskernes radio og

er det en markant svækkelse af dansk sprog og dansk kultur som regeringen og dansk folkeparti står bag og konsekvenserne for kulturlivet og for danskerne har vi set klart udfoldet gennem det seneste år jeg tager et par enkelte klip fra medierne der illustrerer hvad besparelserne har betydet

først det kongelige bibliotek hvor den daværende direktør da besparelserne blev udmeldt sagde

må vi også til at skære i selve kerneydelserne og så står

det kongelige bibliotek nu nedlægge fem ud af bibliotekets seks betjente læsesal reducere indkøbet af nye materialer med

forlænge ekspeditionstiden forringe servicen til blandt andet

herudover skal tre og fyrre årsværk prioriteres her over til rigsarkivet konsekvenserne er som det er nævnt

i altinget at åbningstiderne på rigsarkivets fire læsesale i københavn odense viborg og

odense nu kun er åbent to gange om ugen i fem timer ad gangen statens museum for kunst og nationalmuseet har måttet genindføre entre hvor det jo indtil

da har været gratis for publikum at komme ind på muserne hvilket mest

til gavn for for dem

så så mange penge

i forbindelse med det her måttet fyre otte og tredive medarbejdere

besøgstederne uden for selve nationalmuseet og man har måttet nedlægge det udstillingssted der hedder brede værk der fortæller om industrihistorien

hele taget nedlagt industrihistorien som arbejdsområde og

indskrænker også åbningstiderne

et par eksempler for

herre jacob mark også sagde et grundfundament i vores velfærdssamfund det bidrager

underholdning og fornøjelse det former vores historiske identitet og det styrker vores danske fællesskab gennem deltagelse og fælles oplevelser og så er det jo altså også en motor for kreativ innovation og udvikling i samfundet

vores økonomi vi ønsker derfor at sikre et yderligere løft i forhold til regeringens oplæg til finanslov for to tusind og

kulturen vi kan ikke råde bod

området højere derfor foreslår vi at omprioriteringerne fra

afsætte hundrede million kroner over en to årig periode i de kommende fire år

bryde den negative sociale arv i adgangen til kultur det er et skridt i den rigtige retning og et løft i hvert fald i forhold til det der er regeringens

af de forståelige beklagelser og klagesange som ordføreren her

som har kostet mange milliarder

kommende regeringsperiode at rette op på alle de dårligdomme men vi vil gøre hvad vi kan for fremadrettet at styrke blandt andet kunst og kulturområdet det er derfor jeg har fremlagt

de her initiativer som vi vil tage og som altså indebærer hvilket jeg synes er vigtigt at kulturinstitutionerne

og den halve procent bliver brugt til omprioriteringer der sådan set også kan gå tilbage til institutionerne selv

vældig meget imod det regeringen gør når det handler om at konsolidere dansk økonomi men alligevel

leve højt på det som regeringen har gjort ved ikke at lave om

kommer de ikke til at betale to procent

til kultur det vil sige

det synes vi er et vigtigt signal at sende

ikke bare skal fortsætte den her ørkesløse vandring med nedskæringer og kvalitetsforringelser

en eventuel socialdemokratisk ledet regering

fortsætter omprioriteringsbidraget men

procent i stedet for to procent samtidig vil

socialdemokraterne så også afsætte hundrede million kroner til at styrke kulturen så vidt jeg har forstået hvor skal de

omprioriteringsbidraget til den halve procent de hundrede million

i hvert fald i forhold til

over de næste fire år det ønsker vi jo selvfølgelig at bakke op om at man gør men hertil vil vi tilføje de hundrede million

vil man så finde hundrede million kroner ved et eventuelt råderum så vidt jeg

penge på taget altså råderummet kender vi jo og det kan gå meget hurtigt vi har jo set hvad der skete i to tusind og otte der kan komme en finanskrise meget hurtigt så er det ikke

lidt vidtløftige løfter fra socialdemokraternes ordfører i denne forbindelse kan man ikke være lidt mere konkret hvor vil man anvise pengene hvis det ikke skal

at nedbringe besparelser nedskæringer på

også skulle prøve at komme med nogle bud på hvordan du kan styrke investeringerne i kunst og kultur frem for at fortsætte de nedskæringer som dansk folkeparti jo har været med til at lave ikke mindst

kultur i provinsen så jeg

ordførers indlæg her hvordan man vil til at styrke kunst og kultur i danmark

spørgsmål men først en tak til herre jacob mark

og socialistisk folkeparti for at indkalde til denne forespørgselsdebat jeg synes det er glimrende at vi får lejlighed til at diskutere det indledningsvis vil jeg sige at dansk folkeparti har været bekymret for de her omprioriteringsbidrag som der jo har været

foreslår ganske konkret på finansloven to tusind og nitten at afskaffe omprioriteringsbidraget helt

fra to tusind og nitten og fremover og det vil vi gøre ved at at finde pengene inden for kulturministeriets område vi finder dem ved at skære ned på internationale kulturpuljer i to tusind og fjorten baseret på to tusind og otte tal udgjorde det samlet set

kulturministeriets vedkommende cirka

de seneste tal fra to tusind og sytten endnu

kroner til internationale kulturpuljer det er vores prioritering det er

til regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne

regeringen imødekommer os på det område

omprioriteringsbidraget være fjernet på kulturområdet

også sige at omprioriteringsbidraget jo er noget som har eksisteret

firserne og alle regeringer har jo stået på mål for dem det nye er selvfølgelig at det blev rullet ud over alle områder og det nye er også at kulturministeriet så har skullet aflevere de her penge

har brugt dem til at styrke politiet og til at styrke sundhedsområdet det andet jeg vil sige

verden for at hjælpe og vi har jo hjulpet regeringen til at fjerne omprioriteringsbidraget på

her for et par dage siden eller var det i går fjernede vi det jo

er der ikke noget omprioriteringsbidrag længere på erhvervsuddannelserne jeg vil også sige at omprioriteringsbidraget er svært for

den dårlige måde det er en grønthøster og lad mig bare give et eksempel det kongelige danske musikkonservatorium i daglig tale kongekons

drift på grund af en fredet bygning og hvor kan man så skære på uddannelserne og det er cirka en tredjedel så de to procent rammer forholdsvist

pengene ved at skære ned på de internationale

at omprioriteringsbidraget fortsætter men i stedet for at putte dem uden for kassen

ind i en kulturkasse og så tager de pengene op og giver dem til vennerne fortrinsvis i de store byer det er ikke en specielt god måde at gøre det på det betyder

museerne på ærø for eksempel kommer til at betale for at

det kongelige teater skal have nogle flere penge det er skævt

har hundrede børn så tager vi de hundrede børns penge og samler dem i en kasse to procent af de penge de får

kun til nogle af dem det er jo selvfølgelig ikke en god måde at gøre det på

skal kulturen selvfølgelig også holde for men lad os dog gøre det på en klog måde og det er derfor vi foreslår at skære ned på de internationale kulturpuljer

at bruge pengene i danmark i hvert fald nogle af dem så det er ikke et enten eller vi tager nogle af dem og bruger dem i danmark så vil jeg også til sidst sige hvilket er vigtigt og jeg har tidligere spurgt ministeriet om

er kendt for at bruge virkelig mange penge på kultur idræt og fritid så ligger vi på

næsten samme niveau nemlig omkring de to procent skærer vi idræt og fritid

procent så danmark ligger på et højt niveau

statens udgifter

kommunernes og regionernes men vi ligger fortsat på et højt niveau det skulle være mine kommentarer til denne

har hjulpet regeringen ja og i den her konkrete sammenhæng har man jo hjulpet regeringen med at skære fem hundrede og ni og tredive million kroner væk på kulturens institutioner og kulturtilbuddene her de sidste år og modsat hvad herre alex ahrendtsen jo ellers har for vane at sige nemlig at dansk folkeparti går ind for at styrke kunst og kultur uden for hovedstadsområdet så har dansk folkeparti medvirket til at der er blevet skåret to hundrede og tolv million kroner på kulturinstitutionerne uden for hovedstadsområdet det synes jeg jo er trist men det skal bemærkes så har

en snuptagsløsning vi gør lige det og skaffer

dem har jeg kigget lidt på det der ligger der er jo blandt andet hele vores musikeksport altså eksportmidlerne til at sikre at vi får bedre indtjening på dansk musik det er vores filmeksport det er det dansk kulturinstitut som laver en rigtig god indsats for små penge i rigtig mange

drive det danske hus ved kunstbiennalen

nævne nogle få eksempler hvad er det for nogle af de her ting

alex ahrendtsen mener er dårlige og som skal

mistet nogle penge og også institutioner inden for hovedstadsområdet og det er også derfor at vi foreslår at

også haft nogle drøftelser med tidligere kulturminister herre bertel haarder som også var meget ked af den måde det

det lykkedes os ikke at få ændret på de betingelser

de internationale midler vi vil tage nogle af dem så der vil stadig væk være plads til for eksempel kulturinstitutterne

kulturinstitutterne er så vidt jeg husker seksten

forudsat at tallene stadig væk holder så er der også

kulturpuljer lyder det så nemt og jeg siger bare at nedenunder

vigtige for danmark og for at præsentere dansk sprog og dansk kultur i udlandet

er jo ikke kun musikeksporten det er også filmeksporten der indeholdes

kan jeg også tage det danske institut i rom athen og damaskus

spillet gode roller i forhold til at promovere dansk kunst og kultur danske værdier i de her lande

jeg nævnt otte ting der

tager rigtig mange penge ud af de

nævne en eller to af de her ting der kan skæres væk for herudover kommer jo også pengene til at danske kunstnere kan præsentere dansk kunst og dansk sprog uden for

også bare minde om at socialdemokraterne fortsætter omprioriteringsbidraget på de to procent indtil to tusind og to og tyve hvorefter det så fortsætter

fjerne det fra to tusind og nitten vi har så peget på

vil hellere bruge pengene i danmark nogle af dem i stedet for at de går til udlandet

kan omtale noget som det det ikke er herre

alex ahrendtsen snakker om at omprioriteringen skal væk men så vil man alligevel prioritere lidt

sige plus minus plus minus en nedprioritering af kulturområdet der vil ske i kroner og øre fra 2019

kunne simpelt hen ikke følge med i alle de her her plusser

samlede område når vi fjerner firs million fra den internationale kulturpulje det er fuldstændig rigtigt

at alle de hjemlige kulturinstitutioner i hele danmark

politisk uenighed men jeg synes det ville klæde os hvis vi turde tage diskussionen for det

så kan vi altid diskutere hvor det er rigtigt at bruge pengene men jeg synes bare den her diskussion efterhånden er kommet lidt hen i

på kultur frankrig norge sverige så ligger vi godt

vi friholder så fremover alle kulturinstitutioner i danmark det er vores måde at løse det på og det synes jeg

og ved også at herre alex ahrendtsen kan være

og plejer egentlig også under den her regering at få meget af sin vilje igennem

der er noget galt når herre alex ahrendtsen så har accepteret at man har sparet fem

det er virkelig mange penge man har sparet på kunst og kultur på herre alex ahrendtsens vagt og det undrer mig

siger at man vil væk fra den her grønthøstermetode og så nævner

internationale puljer som jeg personligt ikke kender særlig meget til

som vil bringe os i nærheden af de her firs million

så synes jeg man stiller lidt store krav til alex ahrendtsen som bare var ordfører og når vi ikke engang i samlet flok kunne få ændret det

har været konkret hele vejen igennem vi peger på et område som vi vil skære ned på så vi kan redde

gå ind i finanslovsforhandlinger med hverken herre mogens jensen eller herre jacob mark om enkelte dele

at der er det her hjørne af kulturministeriet som vi gerne vil

herre alex ahrendtsen gemmer sig under den her overskrift

men hvad er så næste skridt hvis ikke det lykkes i finansloven

og jeg tror på de gode viljer hvis det viser sig

glad at dele fire hundrede million kroner ud det er det ministeren lægger op til og sandsynligvis vil have df med

er taget ude i provinsen og herre ahrendtsen gør tit det at han siger at vi skal have pengene ud fra københavn men her har ordføreren været med til at tage penge fra provinsen et ret stort beløb to

snyde folk og så sige at nu skal jeg komme og hjælpe jer

nogle penge men jeg har faktisk taget ti gange så mange penge som

de lader omprioriteringsbidraget fortsætte de samler pengene ind

til nogle andre kasser men nu putter de dem så i en kulturkasse og så tager de så og kigger på venner

op og deler dem ud blandt andet et hc andersen center på et gods i

kun har været på besøg en enkelt gang der det er ikke en særlig saglig måde at gøre det på og det er også derfor vi foreslår at spare firs million kroner på internationale kulturpuljer og så friholder vi alle kulturinstitutioner for det her besparelsesbidrag og så og så retter vi op på fortidens skader det synes jeg er en god saglig og meget konkret måde

så deler de ud til vennerne skal man ikke lige passe på med at kaste med sten hvis man bor i eget glashus jeg mener jeg husker da fregatten jylland og jeg

en stribe af ahrendtsens

som har fået lidt ved den ene

anden og den tredje finanslov er det anderledes

over fire år og så putte dem i en kasse og så fordele og der siger jeg bare på vegne af dansk folkeparti at det

særlig smart måde at gøre det på for vi vil hellere

det er sagligt og fordi det er alle der så får gavn af det og så finder vi det på et

provenuet ved omprioriteringsbidraget er gået til gode formål i sundhedssektoren

kan enhver sige sig selv

procent ned

køre til evig tid det er vi også mange der har sagt i længere tid og det er det som regeringen nu har besluttet og som regeringspartierne er glade for pengene tilbageføres fra to tusind og to og tyve og så fordeles de nævnte fire hundrede million

det betyder ikke blot at der er lys for enden af tunnellen det betyder også tror jeg at hvis vi ser på dansk kulturliv under et er kulturlivet alt i alt bedre forsynet med penge nu end tidligere hvis man vel at mærke inddrager det som kommunerne giver det som fondene giver og også det som

af kulturtilbuddene i disse år så samlet set

vil jeg mene uden at kunne dokumentere det at det samlede

større frihed end jeg havde som kulturminister til at flytte rundt på pengene inden for budgettet så vil jeg viderebringe nogle gratis ønsker som jeg hører på vandrørene nemlig for det første mulighed for i det mindste at kunne flytte overskud frem til det kommende år fremfor at være tvunget til skulle

det kunne der måske ses på det kunne være en gratis gave når nu pengene fra omprioriteringsbidraget skal føres tilbage fra to tusind og to og tyve så ved jeg at der er mange institutioner som

gives på fire års basis for så kan de godt leve med at der på ene side er omprioriteringsbidrag

jeg har sporet og som jo er fuldstændig gratis at opfylde så vidt jeg kan se

forslag til vedtagelse

folketinget konstaterer at der i to tusind og nitten er afsat i alt otte

milliard kroner til kulturområdet folketinget noterer sig at regeringen på forslag til finansloven for

to tusind og to og tyve tilbageføres til undervisnings uddannelses og kulturområdet folketinget noterer sig endelig at statens bidrag kun udgør en andel af

så skal jeg til allersidst hilse fra den konservative

fru merete scheelsbeck og sige at hun føler sig dækket ind af

kigge på det jeg vil spørge ordføreren om er

tage pengene fra en anden del af kulturbudgettet

er en god idé at fjerne pengene til det danske hus der står nede ved kunstbiennalen i i venedig eller til de danske kulturinstitutter eller til vores musikeksport og vores filmeksport

at det er en god måde at finansiere en fjernelse

derfor skal man ikke på forhånd afvise noget som helst men herre alex ahrendtsen ved godt at jeg ikke synes at den snuptagsløsning kan bruges

i videre omfang blandt andet fordi de formål som herre mogens jensen læste op

relativt små penge gør rigtig meget for at præsentere dansk kultur i udlandet man kunne endda sige når det gælder det internationale at

vi somme tider går i lidt små sko hvad vi måske skulle overveje men det er jo ikke

man skal altid lytte

og det er jo det herre alex ahrendtsen her

herre bertel haarder heller ikke som en farbar

dansk sprog danske værdier og dansk kultur i udlandet så jeg takker

om han mener at det er forkert at kalde en øvelse hvor man tager fem hundrede og

og tredive million

kulturbudget er blevet lidt

jeg selvfølgelig ikke syntes var morsomt man skal bare lige huske at det altså ikke er sådan at kulturministeriets budget har været skåret ned med to procent

kulturbudget statens så er begrænsningen en procent om året dertil kommer altså alt det som kommunerne og fondene giver og som folk selv

der har jeg jo den påstand at kulturlivet ikke er

at det faktisk er i vækst alt i alt

siger er det er vel ikke forkert at kalde det en besparelse og så spurgte jeg

herre bertel haarder er tilhænger af at omprioriteringsøvelserne skal fortsætte

også i fremtiden har et omprioriteringsbidrag

fortvivlende for en kulturminister og også for kulturordførere som os

i de eksisterende bevillinger

en mulighed for at man kan flytte lidt rundt på tingene og føre kulturpolitik og det burde vi egentlig være tilhængere af så var det jeg føjede til at når pengene tilbageføres skal det helst ikke være sådan år for år så vil institutionerne forfærdelig gerne have et længere sigt

ved at dér vil der så være en eller form for besparelse som vil blive delt ud igen

eller omprioriteringsbidrag som så tilbageføres

kulturpolitik et element af politisk prioritering mellem områderne frem for at det hele er frosset fast som

for sådan oplevede jeg det som kulturminister og det tror jeg også at den nuværende kulturminister

noget af det vi prøver ligesom at italesætte måske er det også på tide at sige nu stopper vi udhulingen af kulturbudgetterne i danmark men det jeg så bare gerne vil høre om hvis man skal have et omprioriteringsbidrag at socialdemokratiet så har sagt en halv procent

at omfordele med er to procent så det rigtige

et provenu som man kan skabe forandring med nemlig de tredive million kroner til en museumsreform hvis ikke hun kunne skaffe de penge

tror jeg det var næsten håbløst at lave en reform af tilskudsmodellen til museerne og hvis man bruger tredive million

er der ikke meget tilbage af et omprioriteringsbidrag

nu har jeg lige tjekket tallene og de tre institutter i rom damaskus og athen

om året og de øvrige kulturinstitutter er

så samlet set otte og tyve million kroner vi ved også

internationale kulturmidler sig til to hundrede og syv og fyrre

jeg er sikker på at det beløb ikke er der i dag så lad os bare skære

anerkender ordføreren så ikke at

at bevare disse institutter som herre mogens jensen

selv om vi finder firs million kroner til til omprioriteringsbidraget

hundrede og tyve million kroner og da de her institutter koster otteogtyvende

det danske kulturinstitut foretager sig ude omkring i verden så vil jeg sige at jeg synes vi har en rigtig god model i det danske kulturinstitut som er et supplement til vores ambassader med den uafhængighed som instituttet har

sin egen bestyrelse og sin egen formand og direktør det vil jeg nødig røre ved

har fulgt det danske kulturinstitut igennem rigtig mange år og synes at vi får meget for de penge så

stadig væk være penge til de institutter

de koster otte og tyve million kroner sammenlagt så er der to og halvfjerds million

til andre internationale kulturpuljer og

snakker om det under finanslovsforhandlingerne når vi nu har reddet de her institutter som slet ikke kommer i spil

dansk folkeparti gør men vi har jo i regeringen lov at have vores opfattelse og på det her punkt når det gælder det internationale så er vi ikke enige med dansk folkeparti og den uenighed tror jeg bare vi skal prøve at leve med

bare optaget af at vi har den her debat på det rigtige grundlag

fra regeringens side indtil nu og vil der være det fremadrettet selv med den måde man flytter rundt på pengene

i forhold til justitsministeriet er tale om en lavere prioritering

men jeg konstaterer også at skulle vi gå hen og få en ny regering kan det godt være at der fremadrettet vil blive gennemført noget andet skønt

hvor lidt en halv procent er og hvor lidt de kan gøre godt med med en halv procent

rulle noget tilbage altså det er jo det fremadrettede vi hører

har jamret ganske kraftigt det de jamrede over

vil de ikke lappe på kun fremadrettet og det synes jeg er godt bliver

og det er at man prioriterer kulturen specielt i den tid vi står i nu hvor vi faktisk ser et behov for flere steder at samles for mere historie for flere ting der også kan hjælpe os til at rykke vores samfund videre

om om ordføreren som det vise medlem af folketinget han er ikke er enig i at det netop er nu i den tid vi lever i med de omvæltninger der sker med de udfordringer vi står med

derfor naturligvis ikke kan være afhængig af hvad en eventuel socialdemokratisk

det skal jeg nok huske for fremtiden men

jeg elsker altså kultur lige så meget som herre rasmus nordqvist

til kulturlivet her i danmark de kommunale der er fondene og folk selv

af det vi erfarer os til det sagde carl scharnberg i et godt digt der

hedder kultur hvor han overvejer hvad er kultur egentlig

jo mange ting som vi kan sætte på en lille formel han slutter så

det der forundrer os det er det der begejstrer os

giver bevidsthed om vores egne rødder men også bevidsthed om andres rødder

et sted at stå det er også kultur der harmer det er kultur der skaber debat det er kultur der skaber glæde og en tåre på kinden en gang imellem sådan skal det være og derfor synes jeg at det er godt at få den her diskussion tak til

omprioritering er en sport for dovne politikere der ikke tør at prioritere

del af processen der hedder der skal skæres der vil man hellere have en kniv og en grønthøster man siger

vi den gøre det for os og så kan vi sige

ud over alle og så kan vi som glade julemænd dele ud lige op til et valg bagefter jeg synes det er uartigt at opkræve fem hundrede og ni og tredive million kroner over fire år

ude i horisonten at nu er der valg så uddeler

som glade julemænd fire hundrede million

herre bertel haarder havde fat i noget ganske rigtigt så de kan eksperimentere så de kan prøve nyt

andet end bare at køre den daglige drift

er ideen med

der laver omprioriteringer er dem

at være visionære til at være innovative og det synes jeg ikke klæder hverken kulturministeren eller for den sags skyld andre der er tilhængere af den sport enhedslisten er modstandere af grønthøstere og vi er tilhængere af at vi tør

også når vi skal finde pengene ikke bare lade en grønthøster gøre arbejdet for os vi er tilhængere af større frihed til kulturinstitutionerne inden for de rammer de kan få tildelt og jeg synes det er mærkeligt at vi skal have den her debat om omprioritering

det politiske ansvar dér og omfordele og så sige det står vi ved vi vil hellere prioritere sådan og den slags museer skal have pengene og hvis ikke er nye penge

vi jo nødt til at tage dem et andet sted fra så står vi ved hvor vi henter pengene og tager en politisk prioritering i stedet for den der blinde neutrale

og fremmedgørende grønthøster de skal have mulighed for at planlægge de skal

at kunne eksperimentere og derfor begge

forslag er gode jeg troede faktisk det var sådan at man nu kunne overføre overskud fra år til år for det er netop med til inspirere

institutionerne til selv at finde nye penge og hvis

men gerne vil arbejde et år mere med det så er det da klart at man skal

siger meget meget barsk at det her en slags kulturstalinisme med øget politisk styring der sniger sig ind man tager institutionernes dispositionsfrihed og tilsidesætter armslængdeprincippet og den frihedstradition der har været i dansk kulturpolitik det er ret voldsomme ord og dem ville jeg ikke have valgt hvis jeg skulle skrive en artikel om den slags ting men holdningen er jo rigtig politikerne begynder at ville blande sig i små detaljer og det bliver en alex ahrendtsen kulturpolitik vi får hvor man så deler lidt ud til vennerne

vi skal genvælges jeg synes det er fattigt visionsløst og at vi skal prøve at få stoppet det her og sige fra næste år

vi ikke noget omprioriteringsbidrag

i at man skal have en halv procent vi skal turde

prioritere politisk inden for kulturpolitikken og det skal vi

når vi skal finde besparelserne og når vi skal bruge pengene

er det mennesker gør for at berige tilværelsen for sig selv

for at understrege at kultur er utrolig mange ting

også det mennesker gør for at berige tilværelsen for sig selv og for andre

der foregår heldigvis utrolig meget som ikke er afhængig af statslige

eller som brugerbetaling og så videre vi har et rigt kulturliv i danmark

og jeg plejer gerne at sige at pengene til

man får meget for pengene fordi der også i alle hjørner af kulturlivet ydes meget frivilligt arbejde

også en tendens til at stivne hvis man bare får sine bevillinger uændret år efter år

betragte omprioriteringsbidraget som noget negativt

en anden måde en bedre måde en mere effektiv måde

fald en grundholdning i liberal alliance om at en så effektiv offentlig sektor

så er der også den detalje som man måske tit ser

er virkeligheden rent faktisk den

det sådan set på grund af en vanskelig økonomisk situation som jo var skabt af en tidligere regering

derude igen så er det nødvendigt med omprioritering og så skal kulturlivet jo huske at sende takkekortene til de rigtige når det sker

det er så også uansvarligt

samme kan det her fortsætte uændret til evig tid det kan det selvfølgelig ikke man kan ikke omprioritere på den måde til evig tid og jeg tror at næsten alle har sagt efterhånden at det skal der flyttes rundt på men det har været en god ansvarlig og fornuftig måde at gøre det på nu og derfor er der også ændrede signaler om

diskutere størrelsen af omprioriteringen altså hvad det nu bliver og skal være jeg kan høre der er ting i gang omkring finansloven så

ting i andre lokaler end det her på det her område vi vil så se hvad der kommer ud af det men vi står fuldt og helt bag regeringens ansvarlige politik både af økonomiske hensyn men også af hensyn til at holde omstillingsparathed og udvikling i gang i de her institutioner som formidler varetager og passer på vores kultur

erstattes af noget andet så man holder dynamik

der var svaret entydigt fra alle fem præsidiemedlemmer venstre socialdemokratiet liberal alliance enhedslisten har jeg glemt nogen at vi sagde nej det behøver vi ikke vi kan sagtens politisk tage stilling til hvordan prioriteterne skal være inden for den økonomiske ramme vi har fået lov til at arbejde med så er spørgsmålet herre leif mikkelsen hvad er forskellen på en større kulturinstitution og så præsidiet når man skal drive en biks

rart nok selv at kunne prioritere og have friheden til at prioritere inden for den budgetramme man nu har fået lov til at arbejde med i stedet for at andre skal komme som

smagsdommere og fortælle hvordan man skal prioritere og hvad er forskellen på det hvorfor er det okay at præsidiet kan bestemme selv

nødt til at sige jeg erindrer ikke at jeg har afgivet

skal ikke kunne sige det er sket det er

det er det nu er er præsidiet vel i en lidt anden situation

så et andet spørgsmål hvorfor skal man bruge grønthøster til at få pengene skaffet ind

det er jo sådan en formynderisk holdning til

kulturinstitutionerne som regeringen her

hos herre christian juhl at man så bare skal finde flere penge

har skabt dynamik mange steder ude i kulturlivet

kulturliv nu end der var

set i lyset af de store besparelser der har været skal investere mere i kultur end vi gør i dag

der er en helt tydelig tendens til at nogle af dem der har mindst ikke benytter sig

samme måde som andre men hvad er egentlig liberal alliances politik

las forslag til økonomi i fremtiden fordi liberal alliance vil jo gerne have lavere skat og vel egentlig også en mindre offentlig sektor så er liberal alliances politik ikke regeringens men las politik at der skal være et omprioriteringsbidrag altså at man effektiviserer og så bruger

vi fuldstændig bag den politik der er ført og bliver ført fremadrettet

lige i tingene men det er jo virkelighedens verden der vil vi føre en ansvarlig økonomisk politik sådan at vi har en effektiv

det kan også være nødvendigt i dele af den offentlige sektor og det er vores politik generelt set

og det ligger på et højt niveau vil jeg tillade mig at sige vi har god støtte til kulturlivet

hvis liberal alliance ikke er i regering efter næste valg og der så står en kulturordfører for liberal alliance på talerstolen som skal fortælle hvad liberal alliances politik er på det her område er det så at der skal spares

eventuelt at deltage i brugerbetaling på kulturområdet

finder penge til skattelettelser som jo altså også er velfærd og som øger muligheden for den enkelte og

klart at så har den enkelte mindre at gøre med og så er

tingene hænger sammen derfor skal det ses i sammenhæng med vores generelle politik

fint at tilskuddene til kulturlivet måske kan mindskes

skattelettelser til direktører og de

er lidt i forlængelse af det herre jacob mark sagde

jeg går ind og ser i liberal alliances kulturprogram

kulturelle institutioner og så tænker jeg hvad er det for kulturinstitutioner der i dag ikke er brugerbetaling på og der har vi jo bibliotekerne som indtil nu har været et sted hvor folk uden at skulle have penge op af lommen har kunnet gå ind og tilegne sig information læse aviser låne bøger

alle kulturinstitutioner her betyder det så for liberal alliance at man kan se frem imod at hvis liberal alliance kommer i regering næste gang

nemlig ikke skattelettelser til de rige så er det sådan set skattelettelser til almindelige mennesker sådan at de har bedre råd til at deltage i hele kulturlivet

bestemmer at pengene går bestemte steder hen det andet er personlig frihed og det giver øgede muligheder

ligger meget fjernt fra herre mogens jensens tankegang

liberal tankegang som vi vil forfølge og selvfølgelig på alle områder man kan ikke både sige at der skal være skattelettelser

penge til hver enkelt og samtidig sige

men jeg er glad for at at kulturordføreren har

kommer i regering også næste gang så er målet at indføre brugerbetaling også på bibliotekerne det tror jeg er godt for folk

jeg pløjer min ager jeg harver min jord lad så blot kejserens magt

tre hundrede år gammelt og det er skrevet af en bonde i kina

fordi man bliver en del af et større fællesskab

kunsten skal være synlig for at kulturen kan vokse og udvikle sig og nu har vi så diskussionen om konsekvenserne og erfaringerne med

kulturinstitutioner må jo afskedige medarbejdere i de her tider nedsættelse af funktionerne bliver en følge af det for man kan ikke effektivisere kunst

eller andre indskrænkninger der er en amerikansk arkitekt der levede i

kunst skaber ikke et behov kunst udfylder et behov vi vidste ikke at vi manglede beethovens femte symfoni før beethoven skrev den femte symfoni nu kan vi ikke leve uden det er kunstens væsen det er det der skaber et fællesskab omkring en lang række

men vi kan begrænse formidlingen af kunsten ved at reducere på kulturinstitutionerne

institutionerne indskrænker alle de aktiviteter som de har mulighed for og det gør de fordi de har fået omprioriteringsbidraget

de ikke bare kan fortsætte deres aktiviteter og kulturinstitutionerne kan faktisk regne ud hvornår det ikke giver mening at holde åbent længere det må da også give lidt stof til eftertanke for os alle sammen vi ved at museerne har nogle ganske bestemte opgaver og

dem som eksempel de skal indsamle ting til museet de skal registrere det de skal bevare det

alle fem elementer er vigtige og centrale hvis det skal give mening at have museer som vi kender

og det kræver medarbejdere

bevares og registreres og indsamles

godt være vi ikke kan få tid til eller råd til at formidle det men under alle omstændigheder

så hidtil har besparelserne

har også været besparelser før den siddende regering kom til men man havde den opfattelse omkring kulturministeriets muligheder for at spare at man måtte se på det der var administration og ikke det der var

det gav ikke mening derfor sagde man at kulturministeriet

af deres administration og det var jo til at forstå for de fleste mennesker

danske samfund derfor appellerer

jeg er fuldstændig på det rene med at man også skal omprioritere man skal flytte rundt på tingene på mange forskellige måder

helst gøre det på en måde som ikke spolerer det man gerne vil fremme

bare sige til ministeren

arbejder med et forslag til finanslov for næste år

har vi faktisk finansieret et stop

over fire år er godt

men det er jo ikke det der kan kompensere for en besparelse på fem hundrede og ni og tredive

vi ved også og det har flere ordførere gjort opmærksom på at det

analyse af hvordan udgifterne fordelte sig eller

tretten milliard kroner og fondene i

nok passer nogenlunde også i dag bortset fra staten

at stille det ene enkle spørgsmål til ministeren

til eftertanke så hvornår er omprioritering nok

respekt for kultur og kunstinstitutionerne så det er en appel for det giver mere mening at man kan se hvornår det slutter

men det er bare for at appellere

der skal formidle kunsten og kulturen

det er et politisk valg

helt fair at træffe politiske valg

en omprioritering det er en omprioritering på det samlede finanslovsbudget men det er en nedprioritering af kulturen og det synes jeg altså at vi skal være ærlige omkring i stedet for

få det til at lyde som om det er alt muligt andet

ministeren sagde i sin besvarelse

det var for at der også skulle tænkes nyt

vi må bare se på realiteterne i dag og de er ikke at der bliver tænkt nyt men at der bliver tænkt mindre færre udstillinger på nationalmuseet mindre forskning er det det vi ønsker altså hvad er det

en diskussion vi skal stå her og have i stedet for at stå og hoppe lidt frem og tilbage mellem nogle ord

en rolle kunsten og kulturen skal spille i vores samfund det må da være det vi skal se på og så finde ud af

ikke lege med ord om omprioriteringer henprioriteringer og så videre jeg synes lidt at den politiske prioritering man har set fra regeringen

femten har været sådan en dagsorden om hvor lidt er nok

en tid vi lever i lige nu

en tid med store udfordringer med store omvæltninger lidt i en mellemtid hvor vi alle sammen er

hvordan tingene plejer at være og der har vi brug for kunsten og kulturen vi har brug for kunsten og kulturen

til at skabe fællesskaber vi kan mødes i vi har

det vi bliver nødt til at diskutere hvordan

ved med at skulle prioritere

om det er den ene kaffemaskine eller den anden eller hvor mange sider der bliver printet nej det er kerneopgaver som eksempelvis forskning og formidling

en kamp om plus med minus med minus på plus

mener vi jo at man skal prioritere kunsten og kulturen det har vi gjort i de finanslovsudspil vi er kommet med

så kommer spørgsmålet altid hvor skal pengene tages fra de bliver

museum nej når man laver et finanslovsudspil

kommer pengene fra finansloven

der plejer at komme i forkøbet

man jo lave de her prioriteringer ønsker man mere kultur eller mindre kultur

kan man skrue på indtægter og man kan skrue på udgifter

er synd at den her debat lidt er blevet sådan en plus minus debat og en kamp om om nogle ord i stedet for om essensen hvad vil vi med kunsten og kulturen i samfundet og kan man det for de midler altså kan man kræve det for de midler man giver eller er vi inde at pille ved noget når vi ser på den måde vi eksempelvis skærer

dedikerede og passionerede og det er jo også det det handler om når vi taler om kunst og kultur

socialdemokratiet vil blive ved med et omprioriteringsbidrag

og man tilbagefører ikke de ressourcer som

har ført ud af kulturområdet i de senere år så ved vælgerne hvad det er

af de udfordringer der er på nogle af de kunstneriske uddannelser

i regeringens finanslovsforslag

rundt regnet to nye professorstillinger på hver institution dem kan man selvfølgelig bruge som man vil men jeg

for eksempel ligger der i regeringens finanslovsudspil at vi faktisk skal bruge ret mange ressourcer på projektet kend dit land hvor alle danske fjerde klasser skal på en dannelsesrejse rundt i deres eget land

set er vores alle sammens venner så det er jo ikke et spørgsmål om om

er nogle man ikke kan lide og nogle man kan lide

sin helhed

også i den måde budgetterne kan bruges på og

bare sige helt ærligt at det synes jeg også er en rigtig god idé jeg synes det er mærkeligt at man ligesom skal brænde benzinen af i slutningen af året

godt sige her selv om jeg selvfølgelig er loyal over for regeringens politik men de her ting skal vi selvfølgelig

sige at vi nærmer os en kulturstalinisme det kan man simpelt hen ikke

at der er blevet meget mindre armslængde og hvad ved jeg

dem der kan huske tilbage og det kan herre christian juhl

han er på samme alder som mig kan man havde et radioråd som sad og prioriterede hvilke

der er kommet mere armslængde ikke mindre armslængde og hvis man skal have

til at prioritere som herre christian juhl efterlyser

armslængde personligt går jeg ind for at man skal have modet til at flytte rundt med tingene

også oplevet at de gange jeg selv har initieret at flytte rundt på nogle ting

højrøstede protester fra de partier som

må røre ved noget som helst og at verden bare skal fortsætte i morgen sådan som den er i dag fru marianne jelved siger at vi begrænser formidlingen på grund af omprioriteringsbidraget nu er hun gået men jeg vil alligevel sige vi har bedre formidling end vi nogen sinde har haft og det har vi altså også selv om vi har haft et omprioriteringsbidrag

penge det er jeg hundrede procent enig med herre rasmus nordqvist i

gøre nogle ting det skal der i københavns kommune

det skal der ethvert sted i et demokrati og derfor

vi skal prioritere uanset hvor

man er den prioriteringsdiskussion synes jeg bestemt vi skal have

hvordan vi skal tilrettelægge tingene

kulturområdet er at jeg går ind for grundlæggende reformer i stedet for det

pjatteri med at vi hopper fra sten til sten det gælder museumsområdet det gælder medieområdet og det gælder scenekunsten grundlæggende reformer men det kræver at vi alle sammen har et mod jeg ønsker en forudsigelig drift på kulturinstitutionerne og det tror

at hvis vi laver fem årsbudgetter som man har gjort i visse dele af verden så

hvilken forudsigelighed vi skal have uden at vi kommer til at

at der bliver skabt udviklingsmuligheder

på museumsområdet på de statsanerkendte museer i dag

simpelt hen ikke kan få luft under vingerne så man skal have modet til at prioritere men samtidig

også når vi sammenligner med andre lande det er et højt højt niveau

grad bakker om kulturlivet

man føler det som en pligt men fordi vi ved at kultur er det der beriger vores liv binder os sammen og skaber fundamentet

med to procentsomprioriteringsbidraget på kulturinstitutionerne så langt øjet

at de skal blive ved med hvert år at tage to procent ud af deres drift og sende ind til ministeren som ministeren så kan bruge det er så det nye

og to og tyve bliver pengene brugt på kulturområdet

position er klart at det skal vi have droslet ned og tilbage til den halve procent man havde før regeringen kom til det jeg gerne lige vil spørge ministeren om for det har også noget at gøre med hvad udsigten

om hun kan bekræfte det som herre mikkelsen bekræftede som liberal alliances ordfører

det er liberal alliances politik som ministeren jo tilhører at hvis man kommer i regering næste gang

skal vi selvfølgelig også ind og kigge på brugerbetaling men det er tæt knyttet sammen præcis som herre leif mikkelsen sagde i sit oplæg

som man har kritiseret og kritiseret

inden for de kommende år det er en umulig opgave for en hvilken som helst regering der måtte komme sådan som vi ser det men jeg synes det er godt i hvert fald her som afslutning at få konstateret at med liberal alliance i regering

kan almindelige ældre småbørnsfamilier og andre også lavindkomstgrupper altså folk der ikke har så mange penge

se frem til at nu skal de så også betale for at besøge biblioteket det synes jeg er en trist udvikling

det er blodfattigt at tro at kun politikere kan skabe udvikling og forandring de er faktisk bedre til

museerne end politikere er når det kommer

stykket det jeg kritiserer

at hvis man vil lave om på det som politiker det har man jo ret til så skal man også have modet til at prioritere hvor man tager pengene fra og ikke blindt lade en grønthøster gøre arbejdet for en fordi man synes det er ubehageligt at lave den prioritering

uddelingen af de glade gaver det er det jeg kritiserer det er det jeg kalder dovne politikere

når man ikke prioriterer hvor man henter pengene fra

ikke kan hente dem ude fra

må man jo tage stilling til hvor de skal i stedet for at lade grønthøsteren skaffe de penge det er ganske blodfattigt og visionsløst at arbejde på den måde

godt forstå at en minister godt kan lide at dele ud men så skal ministeren også turde pege på hvor pengene skal hentes

heldigvis masser af forandring og udvikling alle

i vores samfund inklusive på vores kulturinstitutioner og helt ærligt herre christian juhl enhedslisten

det er blodfattigt ikke at turde prioritere vi har lige lavet en medieaftale

at et landsdelsorkester skulle finansiere at

til at stå stærkere jeg husker tydeligt hvilken massiv kritik det udløste at

jeg tror ikke at herre christian juhl kan sige at regeringen eller liberal alliance ikke tør prioritere

øjne og vi vil gerne forsvare de prioriteringer intet er lettere end det som herre christian juhl og enhedslisten

og kun uddele fire hundrede million kroner det er ikke en omprioritering det er en nedprioritering der mangler hundrede og ni og tredive million kroner i det regnestykke og det kommer ministeren til at stå til ansvar for det jeg protesterer imod er at ministeren siger

har tillid til at kulturinstitutionerne kan forandre vi tør godt sige behold i bare de to procent

jeg så kun se skal komme et sted fra nemlig at der skal bruges

blevet prioriteret bort fra kulturområdet nu har vi så

fire år bliver ført nogle af de penge tilbage fire hundrede

men hvis man gerne vil sikre

kan tages nye initiativer så må man altså også have modet til at træffe de beslutninger

diskutere hvad det er vi skal med kunsten og kulturen i byen det er sket så kunne jeg komme tilbage og være lige så

men det gider jeg ikke for jeg synes faktisk det er langt mere vigtigt at diskutere det her emne vi snakker om her nemlig en nedprioritering af kulturen eller hvad vi vil med den

ministeren selv eksempelvis det

der skete sidste år hvor man tog en masse penge fra et orkester for at dele ud til de andre orkestre og jeg hørte at argumentet var at det er for at skabe balance jeg hørte ikke nogen kulturpolitiske kunstpolitiske argumenter i forhold til hvad det er man vil have ud af det

tohundredetusind kroner om året i støtte flere af de landsdelsorkestre som nu fik tilført penge modtager mellem tyve og tredive million kroner om året i støtte det er en ubalance som jeg tror alle vil kunne se er der og

det kulturpolitiske argument for at gøre det det andet var et økonomisk

argument er at alle i dette land skal have adgang til symfonisk

er pengene kommer fra i stedet for og det er det jeg egentlig efterspørger fra ministeren

med kunsten og kulturen i dag for jeg ser ikke argumenterne som andet end at lidt er nok og hvordan

man skaber en kommunaløkonomisk balance i samfundet og det synes jeg bare er fattigt

begge dele på en gang kulturen skal

og som land og der skal være adgang over hele landet

er ikke de nøgne institutioner det er at mennesker bruger dem det er at der er

så kultur handler ikke kun om penge kultur handler om levet liv og engagement

ministeren kunne nok godt være fortsat med hvordan skal vi finde penge til at lave nogen forskellige former for ændringer på kulturområdet så siger ministeren ganske rigtigt at det er en prioritering og jeg får bare lyst til at sige at ja det er det der må jeg bare sige at

det skal være den sandhed alle skal høre på derude at den eneste måde man kan gøre det her på

lave besparelser andre steder på kulturområdet

penge tilbage til kulturområdet

er at både ministeren og også herre bertel haarder har snakket om det her med forudsigelighed for institutionerne det siger ministeren er vigtigt

starte med at spørge om mener ministeren at den her reservemodel med at der skal sættes reserver af

to og tyve hvor der er et omprioriteringsbidrag skal fortsætte i tre og tyve

men er det liberal alliances politik altså vil det være godt

det er ikke fordi jeg ikke gerne vil men grundprincippet om at man skal foretage omprioriteringer og at vi skal have en offentlig sektor som kører så langt som overhovedet muligt på literen for nu at bruge en floskel som jeg ellers ikke bryder mig om går jeg ind for jeg synes det er et sundt princip jeg synes det er et vigtigt princip men hvordan det kommer til at se ud i de år der kommer efter

simpelt hen ikke sige på nuværende tidspunkt men jeg vil fastholde at kulturen er fundamentet for vores land og derfor skal vi selvfølgelig finde ud af hvordan vi skaber rammer om kulturlivet som gør at det fortsat kan blomstre

at skabe rum til også at udvikle kulturen i fremtiden når ministeren ligesom erkender at det

uge indgået en fem årig filmaftale som låser økonomien fast der og det

et dilemma i hvor lang tid ud i

man kan tillade sig at låse økonomien

næste år skal vi udbyde en ny radiokanal og en ny tv kanal spørgsmålet er hvor mange år skal være for fire og tyve syv som fik fm fire sidste gang fik en otte årsperiode

det tager også tid at få ting i gang så det er et fuldstændig reelt dilemma herre jacob mark rejser der og der må vi jo

så jeg så jeg tror det er et dilemma som vi aldrig kommer ud over som politikere og det er

fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den trettende november to tusind og atten nu holder vi pause mødet genoptages klokken tretten

ordet til undervisningsministeren

elleve om skoleudsættelse i foreslår at regeringen inden skoleåret

nitten fremsætter et lovforslag der giver forældre mulighed for efter samråd med dagtilbud og skole at udsætte deres barns skolegang med en år hvis forældre dagtilbud og skole vurderer at

hensigtsmæssigt forslaget er næsten en gentagelse af alternativets beslutningsforslag fra foråret regeringen kan fortsat ikke støtte beslutningsforslaget

med virkning fra august to tusind og ni så forældre mistede retten til at træffe beslutning om at deres barn skal skoleudsættes for det har altid været kommunalbestyrelsen der har truffet denne beslutning naturligvis i dialog med forældrene og vi mener

tusind og ni handlede om at undervisningspligten blev udvidet fra ni til ti år

da børnehaveklassen tidligere var frivillig kunne forældrene dengang selv vælge om deres barn skulle gå i børnehaveklasse men de kunne ikke selv vælge om deres barn

det år barnet fyldte syv år hvis forældrene ønskede at udsætte deres barns skolestart det vil sige start

så var det kun kommunalbestyrelsen der kunne godkende dette da børnehaveklassen blev obligatorisk tilkendegav man dengang fra politisk side at fokus ikke skulle være så meget på at gøre børn skoleparate men på at gøre skolen børneparat børn kan ofte mere end deres forældre tror derfor er det også godt at der er dygtige fagpersoner omkring barnet og forældrene fagpersoner der kan vejlede forældrene og vurdere barnets modenhed

i skole det år de fylder seks år og de er klar til at der skal ske noget nyt mange børn

den sidste tid i børnehaven dem kender jeg i hvert fald et par stykker af mange børnehaver

for de ældste børn så de er bedre forberedt til skolestart

ikke er klar til at starte i skole bør forældrene gå i dialog med kommunen for børns skolestart er

og skole forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres barn i skole og de skal føle at deres bekymringer bliver taget alvorligt når de ønsker skoleudsættelse for deres barn

familier der har behov for udsat skolestart for eksempel fordi barnet er

eller har haft hårde eller måske traumatiske oplevelser forud for skolestart det er vigtigt for mig

foretages en konkret og individuel vurdering på kommunalt niveau

om at skoleudsætte et barn sådan som reglerne

være forskellig praksis fra kommune til kommune og det kan der være gode grunde til jeg mener at de gældende regler om at et

tusind og otte fastsat til at være seks år af den daværende vk regering med opbakning fra socialdemokratiet

ny alliance når vi sammenligner os med andre lande er en skolestart på seks år ikke tidligt og jeg mener at det ligger fint hvis forældrene helt selv skal bestemme hvornår deres børn starter i skole så kan vi risikere et atomiseret og individualiseret skolevæsen hvor der kan være to tre års aldersspænd i hver klasse det mener jeg ikke er til gavn for klassefællesskabet

at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget og jeg vil gerne endnu en gang

om at vi ønsker at ændre på skolestarten det står der ingen steder i det her beslutningsforslag vi ønsker ikke at der skal være senere skolestart for børnene vi synes også

skal ligge hos forældrene i stedet for hos kommunalbestyrelsen som den

det handler om hvem er det der træffer den endelige beslutning

for dem der skal vente et år for det er jo ikke særlig mange

og nu diskuterer vi det så her igen

de samme præmisser og min holdning er præcis den samme

at skolestart er en kommunal beslutning hvor der er fagpersoner

forældrene skal lyttes til og det synes vi er

hele tiden har gjort det det set bare det det handler om så når ministeren siger at hun synes at

skal ændres på at beslutningen ligger godt hos kommunalbestyrelsen

igen hvorfor synes ministeren at den beslutning ligger bedre hos kommunalbestyrelsen end hjemme hos forældrene

vi liberale og frie borgere

og der er skolen en af de institutioner som er en ramme man går ind i

den skal være nogle afvigelser fra der skal være nogle muligheder for at afvige fra den ramme hvis man har et særligt behov for det

kan man så tage en drøftelse om lokalt og det synes vi er er en fin balance men selv om jeg er liberal går jeg jo ikke ind for et individualiseret skolevæsen

hvor vi laver individualiserede skoleforløb til hver enkelt

jeg mener faktisk at klassefællesskabet

forum at være i for det enkelte barn og det er meget godt at de klassefællesskaber er sammensat så de fleste børn har nogenlunde den samme

at have fire børn som har bevæget sig igennem folkeskolen

alle fire var det sådan at da de nåede børnehaveklassealderen

at bestemme hvorvidt de skulle af sted sådan er det ikke længere

det kan man ikke længere

ministeren gør det slet ikke noget indtryk på ministeren når vi kan se fra undersøgelser

halvdelen af landets indskolingsledere

siger at tre ud af tyve børn kommer for tidligt i skole virker det ikke som om med den måde man håndterer det her på

at man ændrede det sådan at børnehaveklassen

kan den enkelte forælder ikke fravælge den men det betød ikke at den enkelte forælder selv planlagde hvornår man havde lyst til at ens barn skulle starte i skolen sådan var

den fortælling der har været med til at være en præmis både for samrådet

og og nu her for beslutningsforslaget og derfor er det

ikke var en ændring hvor man tilbageviste forældrenes ret

at bestemme skolestarten så det man gjorde var

fastlægge at børnehaveklassen blev obligatorisk det

set meget enig i det skal vi ikke have men når der nu her i forslaget er

efter en dialog med den skole

skal gå og de på baggrund af den dialog træffer beslutning om at de godt vil udsætte barnets skolestart er forældrene så ikke de rette eller må vi sige at nej den kompetence bestrider forældrene ikke når de træffer en beslutning på baggrund af en grundig dialog

mener vi alligevel ikke at vi kan overlade det til forældrene selv at træffe beslutningen

der kan man sige står på værdien af fællesskabet og

som udgangspunkt indskriver sig

på nogle bestemte præmisser så det er selvfølgelig

at man skal have en lokal dialog vi er nok lidt uenige om balancen her

barnet til et fællesskab hvor det barn også

sige får nogle pligter det gør vi også selv når vi indskriver

nogle præmisser og har nogle pligter og der synes jeg måske nok at oppositionen her glemmer pligterne

altså nu nu kan man starte når man har lyst når man er syv år eller otte år eller hvornår man lige synes

om det det synes jeg er rigtig fornuftigt men jeg synes ikke er et atomiseret skolevæsen

bare skal man sige køber ind

det er fint også at have nogle fællesskaber

man som frit og myndigt individ indskriver sig i så det er en lidt pudsig dialog her hvor jeg synes at

fællesskabet er anderledes alt efter om et barn starter når det er seks år

hvor man har de samme præmisser hvor man

hvor man går i puberteten nogenlunde samtidig og det klassefællesskab

og i ønsker så kan man sige helt frit at rive individet ud af det og sige det må man selv om men vi atomiserer det og det

der er et klassefællesskab og så er der undtagelser og det skal der

at hvis man skal følge de stadier som barn så skal man starte

meget forskning på det her område der tyder på at når vi kommer til den der børnealder hvor man starter i skolen er det forskelligt hvor klar man er og derfor kan der også være forskellige tidspunkter der er hensigtsmæssige for børnene hvis de skal komme ordentligt ind i de her udviklingsstadier

så vil jeg høre et problem lige nu er at kommunerne har en vidt forskellig praksis i forhold til skoleudsættelse

der bliver udsat og jeg tror i vesthimmerland er ti pct

reglerne for hvornår man kan blive skoleudsat så forældrene

en form for retssikkerhed der er større end den man har

og derfor er det godt at der er en hovedregel om at børn starter det år hvor de fylder seks

er ikke det frihed går ud på frihed går også ud på at man indskriver sig i et fællesskab

helt atomiserede skolesystem er

det er vigtigt at tage hånd om de børn der har behovet men jeg mener at vi skal se på det som

kunne ministeren være indstillet på at lave en vejledning for kommunerne så forældrene ligesom vidste hvad

spareforslag hvor man siger nul skoleudsættelser for så kan en masse penge mens andre siger det har vi en mere lempelig tilgang til kunne man lave en eller en form for ministeriel

tilgang som gælder alle kommuner her

er noget andet så det må vi lige slå fast her man kunne ikke bare selv bestemme over sin skoleudsættelse

i børnehaveklassen så

man skulle stadig væk starte i første klasse på et bestemt tidspunkt medmindre man lavede en lokal beslutning så det er præcis det samme bare i første klasse hvor det nu er i børnehaveklassen

selv bestemme sin skolestart

det synes jeg er svært at sige der er meget store kommunale forskelle det er der også på andre områder eksempelvis på det

jeg vil gerne spørge ministeren hvad der er mest frihed er det mest frihed at forældrene har den sidste kompetence til at bestemme hvornår man skal i

gerne spørge hvis det er sådan at man er forældre

gerne vil sætte sit barn i en fri eller privatskole skal man så selv have lov til at

i regeringen foreslået de her selvstyrende skoler som faktisk er en mulighed for at bringe folkeskolen tættere på de frie skoler og det har man i socialdemokratiet

forskelle i de regler der er for folkeskoler og frie grundskoler og vi vil meget gerne prøve af hvordan folkeskolerne kan blive mere frie mere frie på en

om skoleudsættelse på dagsordenen i dag det er en dagsorden som vi i socialdemokratiet deler og vi er positivt stemt over for tanken om at give

beslutningskompetencen til at udsætte barnets skolestart vi synes det er afgørende at man lytter til forældrene

også forskellige behov og derfor synes vi selvfølgelig at det skal ske i samarbejde mellem daginstitutioner forældre skoler og kommuner og alligevel

den sidste beføjelse til forældrene vi ved at alle børn lærer på meget

og derfor skal de også behandles forskelligt det gælder i forhold til hvornår barnet er parat til at gå i skole

og der kan man så regulere hvornår barnet er klar til at komme i skole

datoer for hvornår et barn skal i skole

år det er sådan at nogle vil kunne undgå

gå om og andre vil også kunne få en bedre

det er sådan at i nogle kommuner er reglerne noget komplicerede og derfor er der også nogle forældre som

gå op i en højere enhed derfor sender de måske deres barn i skole en år tidligere end de ellers ville have gjort hvis det var sådan at der var

en bedre mulighed for at man havde den sidste kompetence vi har faktisk selv

udspil der ligner det her rigtig meget nemlig vores sociale udspil skolestart

sagt at det er fornuftigt at udsætte skolestarten med en år og at man skal have forældrekompetencen vi vil meget gerne diskutere det her med kommunerne og derfor vil vi gerne stemme gult til det her forslag fordi vi synes at det er vigtigt at kommunerne kommer med ind over

vi tager den faste beslutning om hvordan vi vil gøre det

skabe flertal for forslaget her i den her samling er er det så socialdemokratiets opfattelse at et nyt flertal i folketinget

midt i perioden men vi vil gerne skabe et flertal for det her det her er noget som vi selv har har fremstillet i vores

en skoleudsættelse så vi vil gerne arbejde sammen med enhedslisten og alternativet og andre partier som gerne vil det her men vi står selvfølgelig ved

skal begynde et år senere i skole forældrene har ikke noget ensidigt krav på det alternativet og enhedslisten vil så vende det om så det er forældrene i samråd med kommunen der beslutter det og de mener så også at flere og flere børn ikke er klar til det

også læst beslutningsforslaget med interesse men jeg synes

undervisningspligt og denne undervisningspligt begynder når barnet er seks år forældrene har fortsat ansvaret for barnet det er ikke kommunen det er ikke skolen forældrene kan så vælge at bruge deres undervisningspligt ved at sende barnet i skole en folkeskole eller en friskole de kan vælge selv at undervise barnet

derhjemme de kan vælge at ansætte en lærer til at gøre det hvis de har råd til det bare de opfylder undervisningspligten og

man skal kunne lære

er der den der frihed hvis forældrene så vælger at sende deres børn

opstiller nogle rammer for hvordan det skal foregå og rammerne er sådan at

det er nul klasse tidligere var det første

og hvis det så viser sig at

af den ene eller den anden årsag så kan det få udsat sin skolestart et år og det sker efter samråd med relevante personer

det er egentlig en god ordning som vi skal være glade for jeg synes egentlig at enhedslisten og alternativet vender det om så det bliver en rettighedsbaseret diskussion altså at forældrene har ret til det og det eller det selv om de har en pligt til undervisning men ikke skolepligt

tre år de begynder i hvad der svarer til en børnehaveklasse i danmark når de er tre år gamle og så går de fire og tyve timer om ugen når de så fylder seks år begynder de

og der er nogle helt andre timetal i finland har de også skolepligt

året før er der obligatorisk børnehaveklasseundervisning og

en børnehaveklasselignende funktion de bliver sat til så derfor vil jeg på vegne af dansk folkeparti

at man kan få udsat skolestarten hvis barnet vurderes til ikke at være modent og netop fordi vi har den her undervisningspligt der giver forældrene frihed til at vurdere

kan vi selvfølgelig ikke gå hen og sige at den rettighed

gælde over for kommunen og skolen som har

at man farer lidt vild her man har glemt at vi kun har undervisningspligt at forældrene har ansvaret for barnet men at

har mulighed for at overlade barnet til en skole og kommunen som så med folketinget i ryggen har opstillet nogle rammer for hvordan det skal foregå og vores rammer

får selvfølgelig udsat deres skolestart

og fuldstændig ligegyldigt for den her debat

der forsøger at ændre på undervisningspligten eller tidspunktet for hvornår man skal starte i skole jeg gentager det

og forholde sig til er hvorfor er det ikke forældrene som i sidste ende kan træffe beslutningen om at et barn skal have udsat sin skolestart

så anerkender ordføreren

sker det gnidningsfrit det man vil

give forældrene en ret over for skolen selv om der ikke er skolepligt og det er derfor jeg synes man farer lidt vild og blander tingene sammen

også forældre som faktisk gerne så at deres børn startede senere i skolen

der siger vi har for mange børn der starter for tidligt de

det vi handler på det er fordi vi synes at børn skal starte

ligger den beslutning bedre hos kommunalbestyrelsen end den ligger hos forældrene altså nu antager

det er godt at man kan udsætte skolestart hvorfor ligger den beslutning så bedre hos kommunalbestyrelsen end hos forældrene

er det kommunen der tilbyder at eleverne kan få undervisningen der

kan man så tale sig frem til om barnet skal starte lidt senere og det sker

anvende den ret de har til selv

undervisningen og på den måde

opfylder undervisningsforpligtelsen ja så kræver det jo at den ene af forældrene som udgangspunkt bliver hjemme et år

hvor man kan håndtere det på en anden måde

møder problemer i den skole som

barnet optaget på jeg bliver bare nødt til

det er jo en form for rettighedsbaseret tankegang

forældrene har ansvaret for

afgøre hvor den skal opfyldes der er den mulighed at

sendt i skole en folkeskole og så er det selvfølgelig folkeskolen med kommunen i ryggen der i sidste ende afgør om

skal have udsat skolestart efter samråd med forældrene og efter indhentning af pædagogisk personales vurderinger det synes jeg egentlig er en god og fleksibel

hvis man er villig til at give afkald på et års indkomst fra den ene af forældrene

at det så på mange måder er en formel frihed men faktisk ikke

en reel frihed for de forældre som ønsker deres barn i folkeskolen for de er jo dermed også afskåret fra

selv nødt til at løse problemet

man forventer også at forældrene siger til deres barn du skal opføre dig ordentligt og

du gør hvad skolen lærerne og skolelederen siger til dig og hvis ikke du gør det jamen

når man sender sit

overholde de regler der er og det er de regler vi har vedtaget hvis vi pludselig begynder at give forældrene alle de her rettigheder som de egentlig ikke har adkomst til fordi

kun er undervisningspligt så skrider det jo så er det ikke længere fællesskabet så er det den ekstreme individualisme som alternativet

pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag der giver forældre

at udsætte et barns skolestart til barnet fylder syv år og ja det er jo sådan i dag at det er kommunerne som

barnet og måske endda også præger

da vi selv skulle starte i skole hvordan det var

den fornemmelse det var da man skulle til

selvfølgelig er der mange børn som

kan være nervøse og

være nervøse for at forlade de mere trygge rammer i børnehaven

træde ind

forældrene selv men selvfølgelig også dagtilbuddene

forbereder børnene og også giver børnene en forståelse af hvad det vil sige

er vigtigt at vi også får frem i salen her i dag

optages lidt senere og desuden synes jeg også det er vigtigt

og klar til at påbegynde skolegangen

jeg er helt overbevist om at de mange kompetente fagfolk som

inde over de her særlige afgørelser hvis der er et forældrepar der for eksempel ønsker at deres barn

selvfølgelig tager snakken med forældrene og forhåbentlig også kan overbevise forældrene om hvorfor det er vigtigt at deres barn måske starter

ikke nødvendigvis har bedst af at vente en år

er rigtig rigtig vigtigt at netop de her fagfolk er tæt inde omkring og vejleder

negativ udvikling de næste år

så vil jeg også være parat til at kigge på det her igen men som det er i dag mener jeg faktisk at lovgivningen fungerer og derfor synes jeg heller ikke der er grund til at vi laver om på det det gør også at venstre ikke

hvis man helt uden at være i dialog med de fagprofessionelle

jeg synes det er rigtig betryggende med en sådan dialog men men hvor går det efter ordførerens opfattelse

lige knap syv og fyrre procent af alle landets indskolingsledere siger at de vurderer at tre

ikke er skoleparate tyder det så ikke på at der

men tre ud af tyve er dog alligevel mange det er i femten procent af alle tilfælde at kommunerne tilsyneladende har begået

ved at påtvinge forældrene at deres barn skulle starte tidligt er der ikke et eller andet galt og hvor går

heller ikke at det kan være at vi skal kigge på om der er steder

så det også bliver bedre de steder hvor det halter

jeg faktisk at man med det beslutningsforslag

ikke er gode nok til det her at det kun er forældrene der kan træffe de her beslutninger

sig pludselig at i takt med at kommunernes økonomi blev presset så skiftede den faglige vurdering til to år og ti måneder og året efter til to år og otte måneder så var der pludselig en ny faglig vurdering

når der er kommuner der har budgetteret med

er nul børn som skal have skoleudsættelse er ordføreren så ikke enig i at der er noget der tyder på at der er et så voldsomt

økonomisk tryk på det her system

bevidst eller ubevidst at træffe beslutninger som er økonomisk dikteret og som

for at sige det direkte heller ikke selv var helt i stand til at tage beslutningen omkring deres børns skolestart

er ikke enig i den men men jeg kan sagtens forstå hvad det er

træffe den beslutning vi skriver i beslutningsforslaget

efter samråd med både skole og daginstitution

at andre har den her bekymring altså foreningen skole og forældre som jo repræsenterer

skolebørn mener jo at det er et problem at der nogle gange er forældre der oplever at de

et problem at forældrene ikke kan træffe den her beslutning

tænke højt og forestille os at vi gennemførte

enhedslistens beslutningsforslag så vil jeg sige

forældre der absolut ville have at deres barn skulle vente

var til gavn for barnet

lægge hovedet på blokken i forhold til at

det var forældrene der simpelt

forslag blev vedtaget ville det så aldrig ske at der var nogle forældre der ville gennemtrumfe noget som ikke var til gavn for deres eget barn

et fåtal af dem så det er jo også mere det der med tilliden til at

de danske forældre sådan set rådfører sig og lytter til de råd de får fra fagpersonalet

der bedst kender det enkelte barn og det enkelte barns tarv

og at ordføreren mener at vide at det fungerer og jeg vil gerne vide hvorfor mener ordføreren det

alle organisationer der ligesom repræsenterer folk der arbejder med det her mener at reglerne skal ændres vi snakker skole og forældre vi snakker lærerne vi snakker pædagogerne vi snakker cheferne

ude at sige lav reglerne om for de fungerer ikke derudover

har vi nogle tal der viser at der er kæmpe kommunale forskelle ti procent i en kommune to procent i en anden fordi nogle bruger det som sparemetode og derudover har vi så udviklingen fra dengang man

reglerne om som viser at tallet er styrtdykket siden man lavede reglerne om

nogen henvendelser om det her problem for det andet

de ting som man måske lidt glemmer i det beslutningsforslag man har fremsat altså hvad er

til forældrene hvad kan der så også være af ulemper ved det og det synes

bygger sin tese om at reglerne fungerer på

er at ordføreren ikke har modtaget nogen personlige henvendelser jeg vil gerne love ordføreren at hvis ordføreren spørger mig skal jeg nok skaffe alle de personlige henvendelser som ordføreren gerne vil have og det leder mig så til det næste spørgsmål nemlig at ordføreren siger at ordføreren gerne vil kigge på reglerne hvis der kommer en negativ udvikling hvis den udvikling jeg lige har

ikke er negativ hvad skal der så til

derfra og så til at sige at derfor fungerer det ikke i dag

enig med ordføreren i og det kan være fordi vi har forskellige politiske holdninger men jeg mener faktisk ikke at der er belæg for at der skal ændres på den lov som vi har i

trygge hverdag i børnehaven barnet skal sige farvel til de kendte voksne

er så at sige tvunget til at give slip på de tætte relationer

er så afgørende for

det kan være svært men heldigvis

rigtig spændende at skulle starte i skole med alt hvad det indebærer af nye oplevelser og forandringer både når det gælder indholdet af hverdagens mange aktiviteter og når det gælder mulighederne for at få nye venner og udvikle tætte relationer til nye

spændende voksne hvis barnet vel at mærke er klar til at starte i skole hvis det ikke er tilfældet

til skolen blive utrolig svært det kan give en rigtig dårlig skolestart og det kan komme til at præge barnet ikke bare i dets forhold til skolen men også i hele dets udvikling i bredeste forstand derfor

enhedslisten mener at det er så utrolig vigtigt at vi har

det er muligt at tage højde for det faktum at børn udvikler sig forskelligt og derfor i sagens natur heller ikke alle er skoleparate på samme tid derfor synes vi der skal være rammer som giver plads til en grundig dialog mellem forældre mellem forældre daginstitutioner og skole og når dialogen så har været der at det i sidste ende er muligt for forældrene selv at træffe beslutningen om at udskyde skolestarten sådan er det som det allerede er fremgået af diskussionen

vi kan konstatere at der er rigtig store forskelle på kommunernes praksis og der er

ikke ret mange der sådan med hånden på hjertet er i tvivl om at økonomien spiller en fuldstændig afgørende rolle

forekommer i hvert fald meget lidt sandsynligt

alene skulle bero på faglige vurderinger når den ene kommune har fire til fem gange flere

skoleudsættelser end den anden og når vi samtidig kan se at omkring halvdelen af landets indskolingsledere vurderer at tre ud af tyve

de startede i børnehaveklassen

at vi på den baggrund må sige økonomien

i helt urimelig høj grad

den faglige vurdering af hvad der er er barnets tarv når det er sådan

for kommunerne det er sådan at omkostningen ved at have

er væsentlig mindre end udgiften til en børnehaveplads og derfor

hvor man forudser at om to år

afsætte penge til udsættelse af børns skolestart der kan man i kommunens budgettal aflæse at nu vil alle børn være skoleparate

af alternativet alene udtrykte flere ordførere sympati for forslaget sådan som vi også

men afviste at støtte det fordi det var vigtigt at en beslutning om skoleudsættelse blev truffet i en tæt dialog

var ikke medforslagsstillere men jeg synes synes sådan set at de argumenter der kom fra en række ordførere dengang

at det er rigtig fornuftigt at vi har dialogen jeg synes forældrene skal have en meget høj grad af selvbestemmelse men det er fornuftigt at de i en så vigtig beslutning har

med med ledelsen og det pædagogiske personale i børnehaven og med skolens ledelse det er sund fornuft til gengæld

forvaltningen man træffer beslutningen så skal det være en beslutning der træffes af de enkelte forældre

det kunne lyde som om forhåbningen om at vi får det vedtaget i den her samling er svundet noget efter har hørt de første indlæg her til gengæld har jeg en forhåbning om at

der kunne dannes et flertal som tilgodeser at det ikke længere er økonomien der skal være dikterende men at det er den faglige vurdering der afgør

bliver givet til forældrene og at forældrene på den baggrund i sidste ende har retten til selv at træffe

men hvad angår indhold stort set en

genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag

som altså blev fremsat af alternativet

tilslutte mig og genbruge nogle af de bemærkninger som jeg også kom med med sidst

i nogle meget brede forlig som de nuværende regeringspartier og dansk folkeparti socialdemokratiet radikale og sf har tradition for at

i beslutningsforslaget at folketinget skal pålægge regeringen at iværksætte forslaget men det er jo i

noget andet der står der står jo at de to partier som står uden for den normale forligskreds pålægger forligskredsen at gøre hvad alternativet og enhedslisten siger og det er jo selvfølgelig

også har nogle gode ting ved sig jeg jeg synes man kunne overveje at tilmelde sig

der er og så påvirke tingene ad den vej det tror jeg der kommer mere ud af

så vidt genbruget

nogle ting der ikke er genbrug

jeg tror at det er vigtigt at anerkende betydningen af institutioner og jeg tror måske at der

den institution som vi er i nu altså folketinget

er jo en meget vigtig institution som er med til at sikre

lang række ting som langt de fleste mennesker synes er afgørende men folkeskolen er jo også en meget vigtig institution den har jo en tradition for at skabe en bestemt form for læreringsfællesskaber og den egentlige mening med folkeskolen er jo at skabe nogle meget meget stærke læringsfællesskaber men man skal ikke være blind for at folkeskolen også har nogle bivirkninger som på en vis måde er meget gavnlige fordi den

der da mange af mine klassekammerater jeg stadig væk har noget med at gøre og jeg husker med glæde tilbage på den tid vi tilbragte sammen så i folkeskolen lærer man i fællesskab at arbejde med noget stof og som en bivirkning lærer man at gøre ting med andre

der yder et enormt vigtigt bidrag til

narcissisme som jo er et fremherskende træk hos mange børn og som ikke er en god ting

forældrenes narcissisme

forældrenes overdrevne trang til at se deres barn som noget meget specielt og det bekæmper en form for

institutioner og det er jo ikke fordi jeg sådan set synes at der er noget galt med forbrug når det foregår på et marked men jeg tror bare at

og i forhold til forpligtende fællesskaber er en dårlig ting så kan jeg i øvrigt tilslutte mig herre alex ahrendtsens bemærkninger om undervisningspligt og skolepligt det var en tale med et

rigtig god og som rækker ud over det hverdagspolitiske så altså både af nogle formelle og nogle indholdsmæssige årsager

ordføreren lige var inde på her sidst

hvem der skal tage barselen hjemme hos en familie ifølge

for det forslag man har med at gøre men det er jo ordføreren der

det mest lokale vi kan komme i nærheden af apropos ministeren som

ens barn skal have mulighed for at få udsat sin skolestart hvis der er gode grunde til det og i øvrigt efter samråd med både pædagoger og lærere

pædagog jeg er jeg har afsat meget tid til at tale om betydningen af institutioner og det er jeg mislykkedes med

afvejningen af af den frihed som forældre selvfølgelig skal have og behovet for at have stærke institutioner som får mig til at mene

må sige at jeg kunne nærme mig lidt irritation over at det næsten bliver fremstillet som illegitimt

at det sådan set kan være godt for dialogen at al politik ikke føres alene i forligskredsene men

i folketinget for et års tid siden til vi behandler det i dag er der sket det at hvor vi for et års tid siden kunne sige at det nok var tvivlsomt at et sådant forslag

tyder det på i dag at vi har en samlet opposition der har en vilje til at ændre lovgivningen efter

ordføreren ønsker sig men vil ordføreren ikke anerkende

spillet en vigtig rolle i forhold til at udforme politikken på

gode institutioner er en meget vigtig del af vores samfundsmodel og af de friheder vi nyder og den den

næste taler i ordførerrækken er fra det radikale venstre

og jeg tror at det er fru lotte rod i stedet for

eller forældrene det skal forældrene selvfølgelig jeg har lyst til at sige selvfølgelig

en debat jeg forstår ikke at regeringen kan være imod at give forældrene den mulighed

derfor har jeg også prøvet at tænke over hvad det

kunne forstå det hvis det handlede om penge altså at regeringen tænker at hvis man giver forældre ret til

blive en år mere i børnehaven så vil kommunerne jo nok komme og sige at de skal have noget betaling for det

penge på de vil hellere bruge pengene på noget andet

eller andet sted godt kunne forstå men undervisningsministeren siger meget tydeligt

ministeren er imod at give forældrene den her ret fordi hun synes det er forkert at børn kommer senere i skole hun mener at det er et brud med fællesskabet hun mener at det er en atomisering en individualisering af hele skolen altså det vi taler om er om børn kommer i skole når de er seks år gamle eller når de er syv år gamle

det børnesyn som ministeren argumenterer

faktisk også strider imod det børnesyn som vi lige

her i folketinget

vores børnesyn og jeg citerer børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i at det at

har en værdi i sig selv derfor værner danske dagtilbud om børns ret

at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo

altså børn har ret til at udvikle sig i forskelligt tempo

hele den her snak om institutioner lyst til at sige at

i vores institutioner

ikke skal være ens men at

forskelligt det er faktisk normalt derfor vil vi i radikale venstre arbejde videre for at vi i virkeligheden får taget det her ud af folkeskolen

i folkeskolen jeg synes det ville være godt hvis børn

om børn og deres forældre skal have bedre forudsætninger for at træffe det valg at barnet skal blive et ekstra år i børnehaven det har vi diskuteret i folketingssalen for godt et år siden

et samråd i sidste uge og vi har diskuteret det i forligskredsen og det positive er at der er flere og flere der bakker op om at give børn bedre mulighed for at udvikle sig i deres eget tempo nu hvor den samlede opposition siger at vi skal give bedre mulighed for skoleudsættelse hvorfor er det

er det fordi vi kan se at der er nogle børn i danmark der bliver presset mere end de er blevet før de kommer tidligere fra vuggestue til børnehave i kommunerne fordi der er penge at hente og kigger man på de helt kolde tal

at børn også bliver presset markant hurtigere i skole nu end de gjorde for bare fem år siden

i to tusind og ni lige lavede man loven om man gjorde børnehaveklassen obligatorisk at siden da

antallet af børn der har fået skoleudsættelse styrtdykket i

sagde jeg straks til sfs presseafdeling skynd jer at kontakte alle kommunerne og alle de lokale dagblade for de her tal er da helt vilde de viser

alle kommuner er meget færre børn der får ret til at få et ekstra år i børnehaven og det synes jeg er bekymrende så begyndte vi at dykke ned i hvad der egentlig sker ude i de der kommuner hvorfor er det at der er sket et fald i nogle kommuner

de faktisk begyndte at indhente besparelser at de decideret skrev ind i deres sparekataloger for det kommende år og for de kommende år at man kunne hente millioner af kroner ved at sende børnene hurtigere i folkeskole for så var der penge hente ja der var sågar en kommune vi fandt hvor man sagde at man havde en beslutning om at ingen skulle skoleudsættes

ikke længere meget der handler om hvad der er godt for børnene så er der meget der handler om hvad der er godt for budgettet i den pågældende kommune og mon ikke at

om børnene og hvor mange børn der bliver skoleudsat i viborg kommune som er en af dem hvor der er færrest der bliver skoleudsat

meget fejl er ti procent det vil altså sige at det er der hvor man vokser op der er afgørende for om man kan få lov til at gå et ekstra år i

så jeg synes egentlig at vi snart skal blive enige om i det her folketing

når vi gør ting når vi gerne vil gøre noget for børn

vi gerne vil lave ændringer i skolepolitikken eller i børnepolitikken så handler det om at give børn et bedre børneliv og ikke om konstant at spare og styrke økonomien

har foreslået den her lovændring det er derfor at vi gerne vil have lavet loven om

forældre og pædagoger i samråd kan vælge at barnet kan gå et ekstra år det mener ministeren er en fuldstændig atomisering nogle mener at det er et brud på fællesskabet og nogle mener at forældrene ikke kan leve op til deres ansvar

udmærket jeg hørte ikke noget ramaskrig

så hvor stiller det så sf jamen det stiller os jo der hvor vi også var sidste år at vi fortsat gerne vil have lavet loven om at vi er i et folkeskoleforlig og det vil sige at for at man kan lave noget om i folkeskolen

at nu stemmer vi nej til det her og prøver at tage kampen i forligskredsen

har tænkt mig at undersøge om vi nu også er bundet af forliget på det her for jeg undrer mig lidt over at når det kommer til

at tvinge børn til at gå et ekstra år i skole fordi de ikke har sproglige kundskaber fordi de går op til

kan man godt i et mindretal af forligskredsen beslutte at lave reglerne om

blive klogere på hvad sf egentlig kan og ikke kan når man er bundet af

der skal bare være lige regler for alle

at rejse forslaget så vi ligesom

får det vendt igen

er det vigtigt for os at der er en god dialog imellem forældrene og fagpersonalet i dagtilbud

når deres barn skal starte i skole og at der er en god dialog

sådan at de kan være trygge ved at de bekymringer de har omkring det hvis der er nogen

bliver taget alvorligt vi

et barns skolestart skal være individuel og selvfølgelig tage udgangspunkt i barnets

modenhed og udvikling

understøtter at forældrene og personalet i dagtilbud

barnets udvikling og modenhed det mener vi er en god balance mellem både forældrenes egen vurdering af deres barn og også fagpersonalets vurdering af

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget her om

ministeren for svaret og til alle ordførerne for

i sidste ende taler vi jo også om hvis ejendom er barnet

noget på sit barns vegne indtil det barn er atten år gammel det er selvfølgelig forældrene sådan er

det er jo det vi har valgt i det her samfund så synes jeg jo at

den her på samme måde som samrådet i sidste uge i den grad

som ikke er den værdig hvis jeg skal være helt ærlig og det handler om at jeg synes at både ministerens svar og

har udtrykt sympati for forslaget i forhold til at vi skulle ville atomisere skolevæsenet at vi ikke ønsker fællesskabet at vi ønsker at at

sammensurium af individer og at vi ikke ønsker de fælles forpligtelser og de man sige fælles institutioner og den styrke der ligger i dem som blandt andet

uenig i et atomiseret skolevæsen

at forholde os til det vi foreslår i det her beslutningsforslag vi foreslår sådan set at skabe de allerbedste forudsætninger for fællesskabet i folkeskolen

det her handler jo om at vi hører fra forældre og fra skole eller særlig børnehaveklasseledere

er nogle børn som starter i børnehaveklassen og som ikke er klar til det

laver ballade i klassen og på den måde har svært ved at indgå i fællesskabet men som for det andet har det rigtig dårligt selv fordi de ikke er klar til at gå i skole

så

at vores skoler kan fungere

er dem der forsvarer fællesskabet og vi andre taler imod fællesskabet

og kommer i klemme når det er at deres forældre har vurderet at de

vente et år med at gå i skole men at kommunalbestyrelserne siger nej af hvilke årsager de nu måtte gøre det men antagelserne er at der nogle steder er økonomiske årsager inde over og det tror jeg ikke

de her sammenligninger af kommunerne og hvor meget de har sat af i deres budgetter til en udsat skolestart

og på den anden side som

var inde på som parti som minister går ind og laver stopprøver sprogprøver som i den grad skiller børnene ad i

noget som de her sprogprøver gør så er det da at gå ind og sige

hvordan i alverden kan det styrke fællesskabet så jeg synes at argumentationen fra ministerens side

stringent i forhold til det som det her

hvorfor er det egentlig at man kan vælge at ens barn skal starte i

det er et rigtig rigtig godt spørgsmål så tak for det men jeg synes at

til at minde os alle sammen om hvad det egentlig er vi taler

mennesker som mange af os herinde har nogle af små eller store og som ved hvad det betyder for et barn at trives i sin skole

fordi de simpelt hen ikke bryder sig om at gå i skole de kan ikke lide det

bare ikke modne nok

at give de børn de bedste forudsætninger for en god skolegang det handler ikke om ideologier og frihed og fællesskab og atomiserede skolevæsener

den her debat på det niveau hvor den hører til det er så konkret at det eneste

når der er nogle bekymringer enten

lærere eller forældre som giver anledning

at der bliver startet en en debat om det enkelte barn i

hos forældrene i ppr for den sags skyld eller i den kommende skole

selvfølgelig nødvendige dialog der jo skal være med alle de her fagpersoner siger til forældrene det her er vores anbefaling

det men det betyder bare at man som forældre hvis man virkelig

hvis forvaltningen ikke er enig

sige det vil vi altså gerne alligevel og hvem i alverden tager skade af at starte et år senere i skole så det her handler ikke om at man ikke vil fællesskabet det her handler om at vi faktisk gerne vil give de børn

debatten om hvorvidt man som et parti der står uden for en forligskreds kan

beslutningsforslag for eksempel på folkeskoleområdet hvor der

elementer på det område som man er uenig i så tilslutter man sig forligskredsen fordi den eneste måde man kan løfte og rejse debatter

et emne som det her og hvis ikke man tilslutter sig forligskredsen så må man ikke rejse

stille spørgsmål i folketinget ikke komme med et forslag i folketinget til at vi måske kunne gøre det her på en anden måde hvis vi taler om grader af demokrati er

stille sig selv spørgsmålet om

tiltrådte en regering men jeg mindes da ikke at liberal alliance inden

blandt andet de nationale test

hvad man kan kalde god eller dårlig formalia i forhold til

jeg tror jeg vil stoppe her

udtrykt en vilje til at vi arbejder videre med det her vi vil gerne prøve at komme i mål vi kan gøre det på mange måder men vi

det kan godt være som herre jakob sølvhøj sagde at vi skal om på den

afstemning om eventuelle forslag

til vedtagelse udsættes til tirsdag den trettende november

sekunder til at vores nye regler også kommer til at gælde jer der

forreste række

trykket ud på egen pult og trykket ind på den pult i sidder på nu så jeg skal nok lade være at gå i gang inden i er klar jeg vil også oplyse at i

den mulighed med at få en minuts replik når ministeren har talt og da der er to ministre på tager vi en minister ad gangen og så minutreplikkerne og så den næste

alle ligesom kender forretningsordenen for hvordan vi vil køre mødestarten her

i her i er klar

og det er ordføreren for forespørgerne herre jacob mark sf værsgo

forespørgslen hedder hvad kan regeringen oplyse om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget der årligt pålægger de statslige uddannelsesinstitutioner

sikre et tilstrækkeligt antal undervisningstimer udvikle et godt studiemiljø

selvfølgelig fordi vi er bekymret

sent som i dag er der kommet meldinger fra forskellige gymnasier rundtomkring i landet der

fortæller om at de må lave massefyringer af deres

undervisere vi hører om gymnasier og andre uddannelser der er truet på deres eksistens især hvis de ligger i yderområderne vi hører om videregående uddannelser hvor der er færre timer og hvor der er mindre tid til vejledning og mindre tid til feedback meget af det vil jeg komme ind på

blev regeringen enig om at man ville afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne formentlig i erkendelse af at det er en rigtig dum idé at have et omprioriteringsbidrag så nu vil vi gerne blive klogere på

måde vi påtager os med andre ord det der typisk er en borgerlig pligt nemlig at være de voksne danmark har et ekstremt højt skattetryk og vi ligger i den absolutte top af lande i verden der båndlægger borgernes penge gennem skattebetalinger derudover er det et faktum at sr regeringen var gået helt til grænsen i den økonomiske politik

efterlod en økonomi uden en sikkerhedsmargen til budgetlovens underskudsgrænse det var man nødt til at forholde sig til og tage ansvar for derfor indførte v regeringen i to tusind og seksten omprioriteringsbidraget på undervisnings uddannelses og kulturområdet som vi

regeringen har videreført det var fornuftigt

er én måde at sikre et løbende fokus på at effektivisere og realisere produktivitetsforbedringer

og job men regeringen anerkender også at omprioriteringsbidraget kan ramme uforholdsmæssigt hårdt på de områder hvor der i forvejen er udfordringer med søgningen derfor har vi indgået en aftale med dansk folkeparti om at annullere omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne

og frem

at andre uddannelsesområder kræver andre helt særlige tiltag jeg har eksempelvis noteret mig at der er et ønske om at kigge på forholdene for udkantsgymnasier der er udfordret af lav søgning og

dette kan vise sig relevant på længere sigt ministeriet vil derfor følge dette område tæt for at overveje om der er behov for tiltag

uddannelse og historisk mange unge tager en uddannelse

milliard kroner til videregående uddannelser og

milliard kroner til su på ungdomsuddannelserne derudover bruger kommunerne omkring to og fyrre milliard kroner på folkeskolerne dette beløb har siden

i samme periode er elevtallet i folkeskolen faldet blandt andet på grund af mindre årgange den samlede udgift for en elev i folkeskolen er således steget

det er kommunerne der fastsætter forbruget til folkeskolen og det varierer meget hvordan der prioriteres i eksempelvis odense og fredericia bruger man cirka

ligger således pænt under landsgennemsnittet på cirka

de er i øvrigt ledet af

gribe til at forsvare disse fordi det er sådan at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem hvor mange penge der bliver brugt på den lokale folkeskole og det faglige niveau som skolerne præsterer

er et redskab der kan bidrage til en mere effektiv offentlig sektor og det tvinger os

tænke over hvordan vi får mere kvalitet for de mange skattekroner som hårdtarbejdende borgere i dette land lægger i den offentlige

er en nem opgave at effektivisere men det kan lade sig gøre alle som har

en ledelsesopgave med at effektivisere i det private eller i det offentlige

ved hvor vanskeligt det er

begge sektorer som ledere må tage på sig

for så vælter samfundsøkonomien på et tidspunkt

to og tyve bliver pengene i sektoren men det bliver politikerne der prioriterer hvilke udfordringer der skal løses regeringen ønsker at alle børn og unge får en uddannelse af høj kvalitet vi skal derfor holde et vågent øje med udviklingen og vi skal arbejde vedvarende for at vores skoler og uddannelsesinstitutioner leverer god undervisning at eleverne trives og gode studiemiljøer det fokus har vi i høj grad i regeringen vi har gennemført nogle vigtige reformer blandt andet gymnasiereformen og reformen af det forberedende område vi har præsenteret et udspil om at få endnu flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den og senest har vi som jeg nævnte før indgået en aftale med df om at annullere omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra

nitten og frem regeringen har også præsenteret et udspil på folkeskoleområdet med fokus på faglighed dannelse og frihed begge udspil forhandler regeringen for tiden

at gentage at vi har stærke og sunde skoler og uddannelser i danmark

det er og bliver ved med at være et af regeringens allervigtigste indsatsområder

det er en tabel der er blevet udsendt på spørgsmål en hundrede og to og firs

man kunne se at nogle af de her gymnasier i landdistrikterne for eksempel morsø gymnasium skal spare tretten million kroner i perioden to tusind og seksten til en og tyve

million kroner i perioden det svarer til en årlig besparelse på ni tusind syv

ikke nedskæringsminister

eller bedre undervisning på de her gymnasier

rundt regnet titusind kroner per elev

rektor så vil man selvfølgelig gerne

det er svært at effektivisere det underkender jeg på ingen måde men alle regeringer røde som blå træffer en gang imellem beslutninger om at revidere det gjorde s også da de sad i regering sidste gang

endnu en konsekvens af de besparelser som regeringen har påført uddannelsesområdet men det var på en

en nyhed der ligesom ramte lidt hårdere fordi det blev meget tydeligt hvad

var fra skive hvor skive gymnasium meldte ud

hvad konsekvenserne var for dem hvis ikke man fjernede omprioriteringsbidraget på gymnasierne ligesom

i en situation hvor vi snakker om at femten ud af syv og tres lærere

jeg kender ikke det pågældende gymnasium men det kan være at elevsøgningen er gået ned lokalt det kan være at der er flere elever der har søgt ind på en erhvervsuddannelse det kan være at der er flere elever der har søgt ind mod byen igen jeg kender ikke det pågældende gymnasium

det siger sig selv så der er andre faktorer i spil som også kan gøre at det er svært for den enkelte rektor

når man virkelig skal bruge dem og så nævner ministeren

uddannelse som man så kan bruge pengene på

for noget andet uddannelse

steder regeringen kan kigge hen

til nye initiativer på uddannelsesområdet hvorfor er det sektoren selv

beskrive hver en krone der bruges ikke

der er kan man sige hele tiden justeringer inden for alle områder og så er der også justeringer inden for eget område

har afleveret en opgave hvad tror ministeren det betyder

har også kunnet prioritere ressourcer til nyt byggeri og nye muligheder

nu kommer der en periode hvor der kommer færre elever både fordi der kommer mindre årgange

og ja så har man også et omprioriteringsbidrag

på uddannelsesministerposten sparede man på su

det man gjorde dengang og årsagen til at man gjorde det var fordi man gerne ville bruge pengene på

om det så også var på uddannelse ved jeg af gode grunde ikke jeg siger bare at den til enhver tid siddende regering kigger jo

mig at spørge ministeren hvad er den faglige begrundelse for at man ikke i samme hug fjerner omprioriteringsbidraget på de øvrige ungdomsuddannelser hvorfor er der forskel

med de offentlige budgetter

solid nok i forhold til de regler som af eu

være voksen kan man sige det var

forhandlet en aftale med df

at fjerne omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne

er rykket lidt sammen heroppe tak til fru pia olsen dyhr og herre jacob mark for den her forespørgsel lad mig starte med at slå fast at det er en vigtig prioritet for regeringen

at vi har gode og fantastiske videregående uddannelser uddannelse er godt for både den enkelte og for samfundet regeringen har sat klare og ambitiøse mål for de videregående uddannelser

der skal være tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og det kompetencebehov der er

en veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet

mange penge på de videregående uddannelser

i to tusind og nitten forventer vi

milliard kroner i direkte tilskud til de videregående uddannelser derudover modtager institutionerne tilskud

tusind og nitten til de videregående uddannelsesinstitutioner det er to milliard kroner mere end vi brugte for ti år siden det afspejler bla at

er lykkedes med at få flere til at tage en videregående uddannelse og det er godt for samfundet og for den enkelte

de videregående uddannelsesinstitutioner har siden to tusind og seksten været omfattet af et omprioriteringsbidrag provenuet fra

som blandt andet har gjort det muligt at styrke dansk politi og kræftbehandling på vores sygehuse omprioriteringsbidraget tilskynder også institutionerne til at bruge ressourcerne mere effektivt

institutionernes ledelser har

konstruktivt og kontinuerligt med at effektivisere opgaveløsningen

lokalerne mere effektivt eller investere i energieffektive løsninger jeg har fuld tillid til at institutionerne selv kan vurdere hvilke tiltag der virker på hvilke områder og hvor de bedst kan realisere

at institutionerne fortsat er i stand til at levere god uddannelse og høj kvalitet inden for de rammer

men når alt det er sagt jo klart

en rolle på de videregående uddannelser og jeg anerkender

institutionerne at tilpasse omkostningerne

derfor har regeringen

bevillingssystem for de videregående uddannelser med det nye bevillingssystem har vi blandt andet indført et grundtilskud som giver institutionerne mere økonomisk stabilitet og bedre muligheder for at prioritere vi har indført strategiske rammekontrakter hvor vi i dialog

fastsætter konkrete mål for at forbedre uddannelserne og så forhandler vi i øjeblikket med folketingets partier om at gøre universitetsuddannelserne bedre og mere fleksible

vi har i samarbejde med institutionerne

partier lavet et læringsbarometer

langt bedre billede af læringsmiljøet

grundlag for at styrke kvaliteten i samarbejdet med institutionerne det er alt sammen med til at understøtte et højt kvalitetsniveau på uddannelserne

med fri og lige adgang til videregående uddannelse af høj kvalitet og det skal vi holde fast i institutionerne arbejder effektivt og konstruktivt med at effektivisere deres drift

tillid til at de løfter den opgave fornuftigt tak for ordet

dropper de her bevidstløse besparelser som der ligger i omprioriteringsbidraget ikke mindst hvis det stadig væk er regeringens ambition at sikre gode og ordentlige uddannelsestilbud i hele danmark for det er særligt ude i landdistrikterne at

bliver ramt af det her så mit spørgsmål er hvor mange

for det her sparekrav og lukke for at regeringen

det cirka lidt under tolv procent i forhold til udgangspunktet

om at de kan lave de besparelser på en klog måde og det er

de lukke de var i forvejen dyre for

at bevare den type uddannelse og hvor de har sagt det kan vi ikke

ikke økonomisk sammen så jeg ved ikke hvor

kommer fra men det jeg gerne vil spørge om er om

en reel udløbsdato jeg har tænkt hvem der kunne overbevise ministeren om at det

tænker jeg er det de studerende der er imod besparelserne

overbevise ministeren nej er det institutionerne det har heller ikke virket er det erhvervslivet jeg tænker at med ministerens tilknytning til erhvervslivet

hive frem er den tidligere uddannelses og forskningsminister der jo som sin sidste gerning afleverede et brev til finansministeriet med anbefalingen skrot nu de besparelser fra

ved med at tage penge fra området

fremlagt var der udsigt til at det ville fortsætte

på området så svaret på det tidligere spørgsmål

bliver lukket institutioner men det er da klart at rigtig mange uddannelser når man sidder som nye studerende og skal søge ind på en videregående uddannelse

på hvordan de kan gennemføre de her besparelser så kan godt være at de siger den bedste måde

nej der er det ikke min forventning bliver lukket nogen

sytten som en konsekvens af omprioriteringsbidraget

forskningsminister i forhold til kvaliteten i undervisningen altså hvordan er det egentlig vi styrker danmarks undervisningskvaliteter jeg tænker at med ministerens egen baggrund er ministeren så ikke enig med mig i at noget af det

styrke undervisningen det vil sige den tid der er mellem læreren og den studerende til at give

superuniversiteter med en masse studerende

man af at have gået på universitetet på den måde

at regeringen med med fremsættelse af fleksible

den opfattelse og det er især med henblik på universiteterne at der er lidt en tendens til at forskning bliver prioriteret meget meget højt og det lider undervisningen

jeg vil gerne have at de prioriterer undervisning endnu højere

en dialog med med universiteterne

deres forløb og der vil jeg gerne som som vi har set eksempler

hvor de siger at noget af det der måske netop sker ved en forelæsning med mange mennesker kunne vi lægge ud online som vi også kender

siger han lidt noget andet nemlig at man jo

lave de her besparelser på en klog måde derfor får jeg lyst til at spørge uddannelses og forskningsministeren mener han mener du hvis jeg

det at uddannelserne bliver bedre af at skulle spare to procent om året eller ville uddannelserne blive bedre af at der ikke var noget

to og tyve vil vi gerne bruge det på det samme område så jeg synes altid det er sundt

at regeringen mener at det nu er et spørgsmål om at vi skal vælge mellem undervisning i lokalet

konsekvensen af de her besparelser som jeg i den grad mener det er vi kan kalde det for omprioriteringsbidrag vi kan det effektiviseringer

almindelig undervisning og så kan man

der findes mange måder at gøre det her på

udtryk for at vi nu siger at nu er fjernundervisning meget bedre end undervisning med

også ved vores debat om vedvarende besparelser på kultur tidligere i dag at synes det er fedt at sidde på den her måde

nå jeg vil egentlig starte

uddannelses og forskningsministeren sluttede nemlig

uddannelser dårligere når man sparer femten milliard

forskningsministeren ikke man kunne sige men det mener jeg godt man kan sige når man sparer femten milliard kroner på uddannelse har det en konsekvens for kvaliteten

ja det tror jeg begge ministre har ret i

også det der ligesom har været meldingen i dag nu nævnte jeg også

når man skal spare så meget som tilfældet har været her

to procent igen og to procent igen

femten lærere væk ud af syv og tres gør det uddannelsen dårligere eller bedre det gør uddannelsen dårligere når der kommer færre lærere på vores professionshøjskoler gør det så uddannelserne dårligere eller bedre det gør dem dårligere

gør det dem dårligere når der kommer flere elever i lokalerne når der er flere gymnasieklasser hvor klasseloftet bliver brudt så får vi dårligere undervisning når der kommer mindre undervisning og når vi ser

antallet af undervisningstimer så er kvaliteten dårligere

at vores uddannelser vores uddannelser på ungdomsuddannelsesområdet vores uddannelser på det videregående område bliver dårligere

uddannelser i verdensklasse jeg synes vi er fantastisk heldige at have det uddannelsessystem vi har i danmark men som dansk folkeparti altid siger

så meget vi skal passe på og når man lægger op til at spare milliarder og både institutioner undervisere elever og studerende erhvervslivet fagbevægelsen

venstreministre på skift siger at

med de mange besparelser så er det fordi det gør uddannelserne dårligere og det er skidt for

vi ligesom har givet hinanden den gave at have gode uddannelser så vi kan blive så

derfor skal de her besparelser stoppe jeg spurgte uddannelses og forskningsministeren

til at stoppe og uddannelses og forskningsministeren sagde ja vi har lyttet

man siger at nu omprioriterer man bare og så skal det nok blive på området og så er det op til ministeren at beslutte hvor

er uddannelserne nødt til at planlægge mange år frem så de kan lave stabile budgetter og når man ikke ved

to og tyve så vil udgangspunktet være at man endnu en gang skal spare man aner ikke om der sidder en minister som vil give en penge eller tage penge fra en og så kan man ikke ansætte så kan man ikke lave nye store investeringer så så længe vi har den her reserve i

rigtig glad for og jeg er glad for det samarbejde vi har

på de andre uddannelsesområder og gør vi det ikke nu gør vi det efter et valg

også lidt glad for at kunne præsentere en fuldstændig enig

socialdemokratiet enhedslisten alternativet det radikale venstre og sf sammen har lavet

at vi vil skrotte besparelserne

at regeringens omprioriteringsbidrag der årligt pålægger uddannelsesinstitutionerne at spare to

gode uddannelser i hele landet udvikle gode og inkluderende studiemiljøer og arbejde med de studerendes trivsel og faglige udvikling nedskæringerne går hårdt ud over kvaliteten kvaliteten og studiemiljøet samtidig øges presset for centralisering så der bliver færre uddannelser tæt på hvor de unge bor

fagligt gode uddannelser i hele landet i stedet har regeringen i denne valgperiode sparet milliarder på uddannelse og vil fortsætte besparelserne i den kommende valgperiode folketinget anbefaler derfor en ny politik hvor regeringens årlige besparelser og

på de statslige uddannelsesinstitutioner stoppes

om den danske velfærdstats historie og det kan jeg anbefale alle her i lokalet at gøre hans konklusion er at den danske velfærdsstat ikke i længden er er bæredygtig og han siger

stiger uden at produktiviteten vokser kombineret med at man ikke kan sætte skatterne yderligere op og hans konklusion bliver så at derfor er velfærdsstaten nået til et punkt hvor den

vil jeg ikke bede ordføreren om at tage stilling til men jeg vil bare spørge som en ramme for den her debat mener ordføreren eller mener ordføreren ikke at det kan lade sig gøre at forbedre produktiviteten

jeg mener ikke at man kan vinde tolv procent på effektiviseringer så vil det betyde dårligere uddannelser dårligere kvalitet jeg tror det kan være sundt hele tiden at være i dialog med institutionerne om hvordan man kan gøre ting smartere

altid sige at så skulle pengene gå tilbage til uddannelse og her har regeringen valgt at sige femten milliard kroner væk fra uddannelse tyve milliard kroner til skatte og afgiftslettelser den prioritering havde jeg aldrig lavet for vores land

den bog som herre henrik dahl snakker

jeg har læst både produktivitetskommissionens rapport

noget der virkelig kan være med til at hæve produktiviteten er bedre uddannede mennesker

det vil jeg se bort fra i den her omgang jeg vil bare gerne bede om en en uddybende forklaring på at ordføreren kategorisk mener at tolv procent hen over en seks årig periode er for meget henset til den

ude blandt befolkningen og når det så entydigt fra både studerende institutionsledere

at sikre på alle mulige områder det jeg gerne spørge herre jacob mark om er

så også regne med at der ikke vil forekomme omprioriteringer på hele uddannelsesområdet

vedtagelse at der både er besparelser og omprioteringer betyder det at man ikke kan rykke rundt internt i uddannelsessystemet nej det mener jeg godt man kan det har vi gjort flere gange ovre hos undervisningsministeren og

bruge på noget andet men så er det noget konkret

udsultende besparelser som man ikke rigtig ved hvorfor sker

andet end at det skal bruges til noget andet som vi heller ikke ved hvad er

allerede komme med ét eksempel på hvor jeg mener man skulle spare penge på de videregående uddannelser jeg ville gerne lægge et loft over markedsføring

er et enormt stort budget til markedsføringer derude

finde nogle penge på de videregående uddannelser og bruge på noget andet på

at vi kan købe os til ekstra kvalitet sådan at hvis vi har flere midler så vil vi også entydigt kunne sikre at vi får en

folketingssalen man får flere undervisere med mere tid man får mere vejledning man får bedre studiemiljøer og lige præcis de ting ved vi jo faktisk betyder noget for kvaliteten i uddannelserne så ja jeg tror faktisk at penge betyder noget og at det betyder noget når man sparer femten milliard

at der stadig væk skal kunne flyttes rundt inden for området men så siger ordføreren jo også at så omprioriterer man

har været brugt på besparelser ud af systemet

ødelæggende for vores uddannelser for den gør at man ikke kan budgettere og planlægge og det er en langsom udsultning af institutionerne så det skal stoppe men det er jo ikke sådan at vi ikke

og laver en aftale at sige at nu vil vi gerne spare lige præcis

en helt anden situation for så er det ikke en vedvarende besparelse

uddannelsesområdet men man vil stadig væk have mulighed for

erhvervsuddannelserne har brug for flere penge fordi de skal

flere tiltag så vil man stadig væk måske kunne finde nogle penge hos gymnasierne og flytte dem til erhvervsuddannelserne det er vel

skal ikke spares på dem hvis vi så et enkelt år bliver enige om

de videregående uddannelser så kan vi godt gøre

at lave en besparelse et enkelt år men den der vedvarende omprioritering på to

som har udsultet vores sundhedsvæsen og nu vores

til vedtagelse så har drøftet hvor

skal komme fra

undlade at at lave omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet er det så sundhedsvæsenet er det hjemmeplejen der skal holde for

finde ud af hvordan partierne har tænkt sig

det ville da være folkeoplysende hvis partierne i dag kunne redegøre for om det er hjemmeplejen eller det er sundhedsvæsenet der skal holde for

udsatte i det her land der skal holde for når der skal spares jeg ved godt

så nej vi vil hverken tage det

de ældre vi vil simpelt hen tage de penge som man har brugt på at give de rigeste virksomhedsarvinger en skattelettelse

den skat der har været på arbejdstelefonen som man vil fjerne

til at fjerne de penge bruger vi hellere på uddannelse vi vil også gerne være med til at kigge på om man skulle lave en formueskat på de

om hvor man skal tage pengene men sådan er det vi er enige om at pengene skal findes og så må vi jo finde ud af hvordan

jeg kan kun tale på vegne af sf i den sag

engang enige om hvad man har tænkt sig at gøre for at

her vedtagelse ud i

står bag vedtagelsesteksten så det kan også andre skattelettelser det kan

på andre områder jeg synes måske at det

er en overordentlig gratis omgang

at stå og tale på både dansk folkepartis liberal alliances og konservatives vegne når de anviser finansiering til deres forslag jeg siger bare at den her vedtagelse er der en samlet opposition som har forpligtet sig til at finde pengene

at afskaffe uddannelsesbesparelserne

jeg glad for og jeg føler mig overbevist om at vi nok skal kunne blive enige om hvor de penge skal tages

der i høj grad brug for for regeringen har i den her valgperiode stået bag markante nedskæringer på uddannelsesområdet

der er brug for en anden vej i danmark hvor uddannelser kan fokusere på kvalitet frem for nedskæringer derfor først og fremmest tak til sf for at rejse en utrolig vigtig debat viden og uddannelse er noget af det som danmark skal leve af i fremtiden

er det afgørende at vi har gode uddannelser som sikrer dygtige medarbejdere og gode uddannelsesmuligheder for den enkelte

desværre har regeringens uddannelsespolitik langt hen ad vejen været nedskæringspolitik for siden to tusind og seksten har regeringens omprioriteringsbidrag pålagt uddannelsesinstitutioner over en bred kam at spare to procent

videre betydet milliardbesparelser på uddannelser og regeringen har planlagt at fortsætte besparelserne frem

af høj kvalitet i hele landet for der er nemlig også en geografisk slagside i de besparelser som regeringen står bag når man sparer milliarder betyder det at der fyres medarbejdere undervisere at der bliver færre undervisningstimer og at der skæres ned på de tilbud der er rettet mod at matche de stærkeste elever og løfte de svageste elever ligesom institutioner særlig i landdistrikterne er særlig sårbare over for besparelser og risikerer at lukke hvis besparelserne fortsætter de videregående uddannelser

ligesom der allerede er blevet fyret hundredvis af forskere og undervisere rundtom i landet som følge af besparelserne der kan med andre ord ikke være tvivl om at regeringens nedskæringspolitik på uddannelsesområdet har markante konsekvenser og samlet set betyder forringelse af uddannelserne i danmark i mandags blev regeringen og dansk folkeparti så enige om endelig at annullere omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne for to tusind og nitten og frem tak for det

det er godt for erhvervsuddannelserne og det er godt for danmark men samtidig

også en tilståelsessag for besparelserne stopper i erkendelse af at det har ramt kvaliteten alvorligt når man sparer så

og fortsat lægger op til at gøre truer det vores uddannelser og det truer kvaliteten ligesom der i høj grad er behov for at stoppe besparelserne på

der også behov for at stoppe besparelser på resten af uddannelsesområdet i sidste ende

besparelserne naturligvis en politisk prioritering og regeringens politik med markante nedskæringer på uddannelsesområdet

at gå hvis vi skal sikre gode

som danmark skal leve af i fremtiden derfor

stopper sparekravene skal væk

slut med besparelser på uddannelser og vi skal give uddannelserne fred og ro

kan være svært at få tingene til at hænge sammen men det skyldes måske

mindst at at ungdomsårgangene jo

at socialdemokratiets ordfører også er enig med mig i

kan sige at det her udelukkende skyldes omprioriteringsbidraget

en fru christine antorini var undervisningsminister kæmpede jeg

at få mere ligestilling ind i forhold til landdistriktstilskud og taxametre anerkender ordføreren ikke at det også kan være svært af andre årsager og at det ikke bare

har omprioriteringsbidraget og den her årlige

år en særlig geografisk slagside og hvis jeg var

lokale uddannelsesinstitutioner ikke alene på grund af omprioriteringsbidraget er de presset men det er det der i sidste ende kommer til at kværke dem

det er kæmpede jeg en kamp med en socialdemokratisk undervisningsminister som ikke ville anerkende at for eksempel sådan noget som udkantstaxameteret kunne have en afgørende betydning i forhold til om man kunne drive uddannelsesinstitution i yderområderne eller ej så nogle gange glemmer man også lidt

hvordan man måske også selv havde havde holdninger til de her områder for ganske få år siden

på landkortet hvor der ikke er ordentlige uddannelsesmuligheder

at starte det op så jeg mener ikke vi har råd til at

at rulle omprioriteringsbidraget tilbage

penge der er blevet trukket ud

i forhold til hvad der skal ske bagudrettet

vores gode uddannelser rundtomkring i danmark også der hvor ordføreren selv er valgt

opmærksom på det jo tættere vi kommer på en valgdato truer vores uddannelsesinstitutioner rundtomkring i danmark at der kommer den her

på besparelse uden nogen argumentation og

den kommer bare bevidstløst år efter år efter år og det kværker vores uddannelsessystem og det er særligt farligt

brandtalen er finansieret med nogle stykker af de milliarder som socialdemokratiets tidligere

samarbejdspartnere må have efterladt et eller andet sted i nærheden af socialdemokratiet

det mener vi ikke der skal vi mener det er det rigtige sted at investere

at fokusere på jeg må simpelt

er blevet borgerlig politik at vi skal have dårligere uddannelser

og vores alle sammens penge omprioriteringsbidraget blev indført i

det betyder at det nu er tredje år omprioriteringsbidraget eksisterer i denne form

at google omprioriteringsbidrag for at se hvad det har været jeg fandt svaret

den daværende thorningregering hvor bjarne corydon svarer på et spørgsmål om det daværende omprioriteringsbidrag og

indbudgetteret et generelt omprioriteringsbidrag

med til at drøfte hvad omprioriteringsbidraget

skulle bruges til herunder om institutionen skulle

at beholde pengene det er blot for at sige at det hverken

eller meget mærkeligt at bruge det her værktøj

at hvis man ønsker at bruge ekstra penge på et område så skal de tages fra et andet hvis regnestykket skal gå

med til at skaffe ressourcer til styrkelse af politiet

andre indsatser på

jeg har tidligere sagt at omprioriteringsbidraget bør have en udløbsdato

for i finanslovsudspillet at lægge op til at ændre

pengene blive på området og hvor man har mulighed for at sige nej vi har

anerkender da også at der af hensyn til budgetlægning planlægning og udvikling naturligvis er et ønske på institutionerne om at kunne lægge budgetter men samtidig bliver jeg også nødt til at sige at vi grundlæggende lægger budget for en år ad gangen i finansloven udfordringen med det nuværende omprioriteringsbidrag

uddannelser som vi ønsker skal udvikle sig og tiltrække flere studerende

også glad for at vi i mandags kunne indgå en aftale med regeringen om at afskaffe

på erhvervsskolerne fra to tusind og nitten og frem

også glad for at vi har en forståelse med regeringen om at se på forholdene for mindre gymnasier i tyndtbefolkede områder

to og tyve med at der sker noget hvor langt vi så kan komme med området i finansloven for

må de fortsatte finanslovsforhandlinger vise

på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og

at der i to tusind og nitten er afsat i alt atten

milliard kroner til su folketinget noterer sig at regeringen i forslag til finansloven for to tusind og nitten lægger op til at de frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget tusind og to og tyve fastholdes og tilbageføres til undervisnings uddannelses og kulturområdet provenuet fra omprioriteringsbidraget har bidraget til at finansiere blandt

af dansk politi og kræftplaner og muliggjort målrettede nye indsatser

herunder puljen til løft af fagligt svage elever folketinget noterer sig at regeringen og dansk folkeparti er enige om at der er behov for en ekstraordinær indsats for erhvervsuddannelserne på den baggrund har regeringen og

annulleret omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra to tusind og nitten og frem

jeg er det vestsjællandske område som

vil jeg tro det gør det er nogenlunde samme forhold man har

at dræbe et gymnasium som vestfyns gymnasium

for assens kommune for området og for uddannelsesniveauet generelt hvis

lytter til de bekymringer som fagpersoner rejser

hvor mange besparelser man kunne lægge ned over

at så får vi nok en finanslov hvor man så fjerner de der uddannelsesbesparelser det der virkede på sundhedsområdet var jo at oppositionen og df gik sammen at sige til regeringen nu vil vi have dem væk det der virkede på erhvervsuddannelserne var at oppositionen og df gik sammen om at sige nu vil vi have dem væk

siger vi at på erhvervsuddannelserne er det rigtig vigtigt at vi gør det her og nu

er det rigtig vigtigt at vi tager fat i drøftelserne og finder nogle løsninger fremadrettet samtidig vil

er rigtig glad for at man får ændret omprioriteringsbidraget fra

fjernet de uddannelsesbesparelser i finansloven det synes jeg er ærgerligt

ud til skatte og afgiftslettelser det jeg så gerne vil spørge er hvornår er grænsen

nu sagde ordføreren selv at grænsen var ved at være nået på uddannelserne men nu fortsætter de altså altså alligevel

været igennem besparelser og risikerer fortsat at skulle

fjerner vi omprioriteringsbidraget fra nu

på de videregående uddannelser er der rigtig mange reformer vi skal til at se på vi skal til at diskutere basisbevillinger og vi skal diskutere mange andre ting hvor der vil være behov for at lave omprioriteringer

i salen jeg vil sige at som venstres undervisningsordfører

glæder jeg mig altid over

ligger os i venstre rigtig meget på sinde

unge mennesker er noget af det som er rigtig vigtigt også i fremtiden

i to tusind og femten viste det sig jo desværre at der var færre penge

statskassen end vi måske havde håbet på og det betød også at vi var nødt til at lave nogle politiske prioriteringer

indføre omprioriteringsbidraget som vi diskuterer her i dag på både undervisnings uddannelses og kulturområdet

frigjort nogle ressourcer

nogle muligheder for også

rundt med pengene

havde der jo for eksempel ikke været råd til at

lave en kræftplan der havde ikke været råd til

ekstra penge til vores ældre og for den sags skyld

til politiet så simpelt er det jo egentlig

at man kan begynde at bruge dem andre steder vi har selvfølgelig ikke noget som helst ønske om at der er nogle institutioner som må lukke

også udviklingen helt helt nøje fordi det vi har øje for

jo egentlig er at vi får effektivitet men også kvalitet samtidig vi arbejder hårdt for at vores uddannelsessystem har en høj kvalitet og en høj faglighed og at der er gode studiemiljøer det skal der simpelt hen ikke sås tvivl om og jeg mener

er passende at huske på at vi

et fantastisk uddannelsessystem der bliver puttet rigtig mange milliarder i vores uddannelse både på undervisningsområdet men også til de videregående uddannelser

den beslutning der netop blev truffet i mandags

sammen med dansk folkeparti at fjerne omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra to tusind og nitten og det gør vi fordi vi ved at

helst skal have flere unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse det er jeg rigtig glad for at vi nåede i mål

med sløjfningen er omprioriteringsbidraget understøtter

en uddannelse af høj kvalitet

at det mener jeg er et vigtigt skridt

til at vi forhåbentlig inden længe også kan lave en fælles aftale på hele eud

så de ændringer der så efterfølgende kommer til at ske er jo bla

vedtagelsesteksten i dag understreger at vi også tager fat på at kigge

gymnasierne i yderområderne for at sikre at vi får en mere

stabil løsning for dem og at vi ad den vej også

sikrer uddannelse i hele landet så afslutningsvis vil jeg

vores uddannelse jo kendetegnet med både høj kvalitet og stor faglighed og det bliver vi ved med at arbejde for i venstre

kommer ind til dem og med et stort smil forklarer dem at

med både de uddannelsesinstitutioner der ligger

i den sydlige ende af min valgkreds og i den nordlige ende af min valgkreds og

gymnasium har nogle udfordringer men det skyldes ikke mindst at der er en nedgang i antallet af unge mennesker

på bundlinjen næsten med det samme altså at hvis der er færre unge til stede i yderområderne ja så har man det også sværere som udkantsgymnasium

fem hundrede og tre og halvfjerds personlige stemmer alene hjemme i baghaven plus alt det løse rundtomkring

som har stemt personligt på ordføreren som forventer at ordføreren

med mit bagland og også de uddannelsesinstitutioner som

at de har forståelse for at en gang imellem kan det blive nødvendigt at kigge på hvor kan vi finde nogle penge hvis vi

vil have en ekstra indsats på kræftområdet en ekstra indsats for vore ældre eller for den sags skyld på politiområdet

vi ude over termen engang imellem mener jeg så snakker vi om besparelser der har ret slemme konsekvenser for kvaliteten og jeg ved godt for det gjorde regeringen også i

tidligere hvor man jo også laver store besparelser at man prøver at sige det er gået til politi det er gået til sundhed det er gået til alle mulige gode ting men sandheden er bare at regeringen hver gang glemmer at fortælle og man burde egentlig sige det med stolthed i samme periode er der givet tyve milliard kroner i skatte og afgiftslettelser havde man nu droppet dem

jo det er engang imellem og hvis vi skal blive ved det

er ordførerens partis politik at

den her reserve skal fortsætte i tre og tyve

jeg lidt på at det er utroligt hvordan

hukommelsen kan svigte så hurtigt altså det er jo ikke mange år siden at der sad en rød regering

omprioriteringer og det synes jeg lidt man glemmer i den her debat så pengene skal jo findes på et tidspunkt og

så kan det være at herre jacob mark selv kommer i den situation at han også

er bekymret over er at man taler det ind i et sprog hvor man siger at

at man kan se at det bliver videreført i

de vil stadig skulle planlægge med at der skal indhentes en besparelse og så kan de risikere at noget kommer tilbage men de vil planlægge med besparelsen

vi kommer til at kigge på det er så vigtigt at vi også sikrer netop at vi har uddannelse i hele landet og

man siger jo at evnen til at lytte er en forudsætning for både at blive en god politiker og en

til alle de undervisere alle de elever alle de studerende og fagfolk

at forringelserne er ødelæggende for vores uddannelsessystem jeg synes det er en meget klar og entydig bøn som vi får fra uddannelsesverdenen

at de her forringelser er fuldstændig ødelæggende forringelserne smadrer kvaliteten på uddannelserne de ødelægger studiemiljøet de ødelægger lærernes mulighed for at forberede sig og hjælpe de enkelte elever og studerende

selv den afgående uddannelsesminister superliberalisten kan jeg måske tillade mig at kalde ham herre søren pind bad finansministeriet om at stoppe besparelserne når man sparer eller

kvaliteten falder holdene bliver større undervisere

forringelserne er ikke den eneste årsag til at vores uddannelsessystem er under pres

i hvert fald vores analyse i enhedslisten de senere år har det nemlig regnet med reformer som har lagt både vores uddannelsessystem underviserne eleverne og de studerende i en spændetrøje

at det er de to ministre der blot lytter det skal vi alle sammen gøre stort set alle folketingets partier bortset fra enhedslisten og alternativet

der førte til verdens længste skoledage og lærere uden forberedelse

i gymnasiet og så til sidst uddannelsesloftet som jo

det konservative folkeparti stemmer for de her reformer som jo på mange måder fører stress

og stemmer til de her reformer

ordførere for de partier i dag

tonen en anden der vil man nu være med til at fjerne de her forringelser der

til radikale venstre og socialistisk folkeparti

og jeg håber at det bliver ved med at være sådan her når flertallet forhåbentlig

i vores blok om at sikre god og gratis uddannelse af høj kvalitet jeg håber at vi ikke blot kan afskaffe to procentsbesparelsen men også fremdriftsreformen og uddannelsesloftet så til sidst

jo burde være logisk for enhver at kvalitet koster sådan er det jo

så er det da klart at det der er

kvalitet det der er bedst håndværk koster lidt mere sådan er det gælder også i uddannelsesverdenen

kan vi heller ikke forvente at institutionerne leverer den kvalitet som vi alle sammen i den grad ønsker os

en replik til undervisningsministeren som før undrede sig over hvor enhedslisten måske ville finde alle pengene

som handler om hvad vi vil gøre de første hundrede dage hvis vi fik

i de røde oppositionspartier om hvordan man egentlig vil

jeg kan hvor man kigger efter finansiering i dag det er nemlig i toppen af samfundet vi kunne godt tænke os at rulle nogle af de skattelettelser

der er blevet givet over de sidste mange år til de rigeste mennesker i det her samfund

tilføje at vi i hvert fald i de partier som har skrevet under på det her

det synes jeg da er et rigtig godt udgangspunkt for at forhandle om hvor

konsekvens af at selv om socialdemokratiet altid underkaster sig finansministeriets disciplin når de er i regeringsposition kan fristelsen til at gå helt ud til kanten jo godt

ond vilje kan man sige men af en eller anden form for nødvendighed det er ikke had til kultur og folkeskole og uddannelse der står bag

det er rigtig godt det skal vi også huske lad mig minde om at vores

vores bruttonationalprodukt og det er

støt og roligt i den tid vi har haft

siden to tusind og femten og derfor har vi også fået mange mange flere penge

gøre godt med det er fordi vi har ført en fornuftig politik der skaber økonomisk vækst

men jeg synes jo også man er nødt til at gå lidt nærmere ind i hele den her diskussion om at

én vej til kvalitet og at det er at bruge flere

dokumenteres en sammenhæng mellem kvaliteten af den undervisning der bliver leveret i folkeskolen og hvad det koster at levere den så det er altså noget af en misforståelse at sige at at

der er et helt simpelt og ligefremt forhold mellem

og det vil jeg også sige til fru rosa lund som jo bruger de her eksempler fra fra dagligdagen det er jo ikke altid de dyreste produkter der viser sig at være de bedste i tests og

skal man måske også lige huske men jeg synes jo også

er en god anledning til i det hele taget at diskutere

holdning til den offentlige sektor og til at drive den kontra den

her er jo en god anledning til at slå fast at

noget der giver ret meget mening at forestille sig at det kun muligt at drive en ekspansiv

sted hen ligesom jeg jo også

hører at herre jacob mark anerkender at

der bliver lagt for dagen så skal man jo også være opmærksom på om mange af de her grupper som for eksempel herre jacob mark nævner som

herre jacob mark lytter til og som

til og det er jo ikke fordi jeg skal lade det gå ud over herre jacob mark han taler for

som de røde partier gør sig til talerør for er med til at skabe baumols lov det jo dem der er med til at skabe et udgiftspres uden at produktiviteten bliver forbedret og det er rigtig godt at vi kan få diskuteret de her ting i dag

helt overbevist om at man ikke kan sætte skatterne yderligere op det siger

så vil det simpelt hen føre til skattetænkning som gør at provenuet ikke vokser og derfor

skal vi også drive den offentlige sektor

på en måde hvor vi indregner produktivitetsstigninger

glæder mig selvfølgelig til at få spørgsmål og kommentarer fra

det er virkelig en en flot nummer to der er i ribe endda med eget gymnasium og det hele en katedralskole

lang og flot historie

pris og kvalitet hænger altså ikke sammen kammerater og derfor skal i spare tyve

hvilket svarer til ni tusind otte hundrede kroner

reformationen og trediveårskrigen vi overlever formentlig også

regeringen ikke mindst fordi vi er det gymnasium der formentlig har leveret flest

nemlig herre holger k nielsen fru marie krarup og

at de ikke fører sognerådspolitik men at de tænker på nationens overordnede velfærd det vil de sige i ribe når det her kommer frem for det er sådan en god skole at de godt kan forstå ikke at føre sognerådspolitik

men det vil da være noget af en bedrift hvis det som otte hundrede år ikke

en meget meget imponerende bedrift hvis det lige præcis skulle lykkes

for jeg tror ikke det er noget der styrker ribe katedralskoles eller andre

sammenlignes med trediveårskrigen så derfor tager tager jeg det sådan forholdsvis

trediveårskrigen betød at en del af vores bogbestand blev bortført af svenskerne men ellers kom vi os jo over det og jeg tror såmænd også at det nok

vil have det her fjernet det er også erhvervslivet og dem plejer la ikke sige bare er med til at skabe et udgiftspres og 2 det er ikke sådan at økonomer siger at der ikke kan laves skattestigninger i det her land tværtimod er der nogle af de økonomer som la plejer at læne sig op ad der for eksempel

man burde hæve boligbeskatningen fordi vi har et løbsk boligmarked

om det egentlig var las politik nu hvor man vil have lavere skat og en mindre offentlig sektor at fortsætte besparelserne altså ikke omprioritering

besparelser for at kunne give lavere skat

her spørgsmål for ministeren står jo til ansvar for regeringen jeg vil egentlig gerne høre hvad liberal alliances politik

det herre leif mikkelsen sagde var

man kunne lave brugerbetaling på kultur

tilgang er jo sådan set den at det der alt i alt er bedst også for den offentlige sektor

politik vil jo føre til et skatteniveau der ligner det man har i sverige og jeg vil også godt indrømme at når man ser på

graden af fornuft i forskellige skatter så er for eksempel topskat meget ufornuftigt ligesom selskabsskat mens ejendomsskat hører til blandt de mere fornuftige skatter fordi det

boligbobler og vi ved jo alle sammen at det

kan spare noget område ned til nul og så med god samvittighed hævde at det fortsætter selv om det er sparet ned

svært ved at tage for eksempel københavns universitet helt alvorligt så længe de har folk siddende til at udarbejde en sombreopolitik det det synes jeg er helt forkert og når de har råd til det så så klinger

mange af deres beklagelser altså lidt hult i

tilbage eller ikke tilbage men der er noget vi måske i mindre grad har diskuteret

vores borgere skal have kvalitetsuddannelse

sådan en verdensmålskonkurrence

otte folketingspolitikere der skulle pitche et verdensmål hver og så skulle vi ligesom

det var jan e jørgensen der vandt og det var han meget glad for men i den forbindelse gjorde jeg

det er så vigtigt med kvalitetsuddannelse selvfølgelig er det vigtigt

de skal have de dybe fagligheder og kundskaberne

på en eller anden måde kan stille sig op og være kritiske over for alt hvad der hedder

news og demagogiske præsidenter og brasilianske præsidenter som går ud og udtaler sig

diskriminerende om kvinder og homoseksuelle og sorte og i det hele taget være kritisk over for de ting i vores samfund som får lov til at eksistere selv om de enten er uretfærdige eller illigitime eller decideret

at vi uddanner nogle borgere som forstår

stille spørgsmål men også at tage de nødvendige skridt til at skabe oprør og mobilisering og forandring

det der er formålet med uddannelse

kiggede jeg tilbage i vores eget partiprogram som vi lavede da alternativet blev stiftet vi

supermange andre udspil senere men da alternativet blev stiftet havde vi det her partiprogram hvori vi også skriver noget om uddannelse

vi skriver det essentielle formål er at skabe de bedste vilkår for meningsfuld og forandringsorienteret læring elever og studerende skal kunne omsætte viden og indsigt så det skaber værdi for andre de skal sættes i stand til at tænke kreativt skabe forandring og løse konflikter længere nede skriver vi med de udfordringer udfordringer vi som samfund står over for har vi brug for al den kreativitet entreprenante energi kritiske og empatiske tænkning og handlekraft som vi individuelt og i fællesskab kan mønstre det er jo bare for

står fuldstændig her det er jo det uddannelse handler om og så kan man tage det næste skridt

men hvis vi er hvad kræver det så to ting det kræver frihed til institutionerne den diskussion har vi haft mange gange her i folketingssalen både

de videregående uddannelser og ungdomsuddannelserne og skolen

vi diskuterer i dag for det vi har gjort det regeringen har gjort hen over de seneste år er jo ligefrem at trække penge ud af uddannelserne det kan aldrig nogen sinde være det rigtige svar hvis vi overhovedet skal flytte på pengene i forhold til uddannelse så skal de flyttes den anden vej for vi bliver nødt til at investere i det der er vores fælles fremtid

noget mere vigtigt i hele verden end det fundament af viden og evne til at skabe forandring som vi giver vores unge mennesker det koster penge det koster tid

har tid til relationen med de unge mennesker

leger vi med tallene der har vi faktisk

vi afskaffer uddannelsesloftet vi giver flere penge til højskolerne vi giver et højere tilskud til

tilfører faktisk i hvert fald seks milliard kroner til bedre skoler og videregående uddannelser

tilføre flere penge til det her område og tage dem andre steder fra

arveafgift formueafgift boligbeskatning og så selvfølgelig en masse beskatning af

vi kan kalde de forurenende de forurenende tiltag

vi selvfølgelig godt kan flytte penge til det her område hvis vi vil det handler om

hvad vi prioriterer som det vigtigste i vores samfund

bliver sagt som jeg faktisk er fuldstændig enig i

et svar for jeg kan forstå at det så

skal betale for de der ekstra investeringer der tænker jeg

igen hvis vi skal vende den om er der ikke en øvre grænse for

for eksempel private virksomheder

som virksomhed producerer produkter som som har en høj

den produktion og produktivitet

overlade lidt til til statskassen så der er selvfølgelig også nogle nogle områder der hvor vi henter noget men det

give os fem milliard kroner over en fire årig periode i skatteindtægter så det gælder også når vi flyver

vidst at hvis der var et der var sikkert så var det at regeringen ville skære på uddannelse det er et valg regeringen har truffet vi gjorde noget andet i radikale venstre da vi sad i regering vi overtog ellers regeringsmagten i en tid hvor der havde været økonomisk krise der var lavvande i kassen fordi venstre havde forsømt at lave reformer

investere i uddannelse

er det vigtigste og hvis radikale venstre stadig havde siddet i regering havde der ikke været et omprioriteringsbidrag på uddannelse men det gør vi ikke og det betaler de unge

når man på den her måde som regeringen

betyder det at der bliver færre lærere der bliver mindre tid til at forberede undervisningen der bliver mindre tid til vejledning der bliver mindre tid til at give ordentlige feedback på ens opgaver og dermed også dårligere kvalitet derfor har jeg det i hvert fald sådan at jeg ikke synes det er specielt voksent som undervisningsministeren siger tværtimod synes jeg at det er ret lidt voksent at lave sådan en grønthøsterbesparelse som man ligesom bare lægger ud på institutionerne og så næsten får det til at lyde som om det ikke er regeringens skyld

regeringen har valgt at spare på erhvervsuddannelserne

handelsgymnasierne på de tekniske gymnasier

på de maritime uddannelser på åben uddannelse

og på universiteterne og så hørte vi at

jeg lige så glad indtil jeg læste på finansministeriets hjemmeside at der jo ikke kommer en eneste ekstra krone men at elementerne i regeringens erhvervsskoleudspil vil skulle nedjusteres som der står på finansministeriets hjemmeside

hvor er ambitionerne uddannelse koster en bondegård at spare på uddannelse koster

radikale venstre i to tusind og elleve sine samarbejdspartnere s og sf til at overtage og jeg citerer vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand hvis den var så dårlig som fru lotte rod

det var der jo dels

så lang tid på at tage sig sammen til at

de reformer som man ellers godt vidste

overtog man vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand det er altså meget meget

at det var nødvendigt at lave økonomiske reformer

stærkere økonomi vi kunne have haft hvis venstre havde lavet reformer

debat vi har i dag debatteret omprioriteringsbidraget og

fordi sr regeringen efterlod en økonomi uden en sikkerhedsmargen i forhold til budgetlovens

betyder at det er en til enhver tid siddende blå regerings

at agere de voksne det er det man indskriver sig i hvis man melder sig ind i et blåt parti og især hvis man stiller op for

skal sørge for at økonomien balancerer man skal også beskytte borgerne mod brandskatning man skal sikre at virksomhederne kan fungere på et globalt marked sådan at de kan fortsætte med at skabe arbejdspladser og indtægter det er de indtægter vi blandt andet bruger til uddannelse det er de vilkår man har som borgerlig og det lever man selvfølgelig helt fint med

lige tune ind på mit område nemlig undervisningsområdet

ser ud med det der omprioriteringsbidrag

på folkeskolen først folkeskolen finansieres af kommunerne og altså ikke

har ligget rimelig stabilt i en årrække der blev på et tidspunkt en længere skoledag det var under den

det betød selvfølgelig noget i forhold til udgifterne men ellers ligger det altså som sagt forholdsvis stabilt på trods af at der bliver en lille smule færre

de frie skoler får de frie skolers økonomi følges altid med folkeskolens med et efterslæb på tre år det vil sige

de frie skoler det også bare tre år efter men vi har opjusteret procentsatsen først op til de fem og halvfjerds

der den har ligget i rigtig mange år og så en lille procent mere fordi vi mente at de frie skoler som jo ikke har den paraply der er inde under kommunen i forhold til børn med særlige behov skulle have lidt ekstra

også at kunne optage nogle flere børn med særlige behov på

er ikke sat i søen endnu de har en sund økonomi og så har vi gymnasierne og der er der stadig væk et omprioriteringsbidrag det vil sige

er et omprioriteringsbidrag det er så det vi diskuterer i dag og det er helt fair og der er fokus på udkantsgymnasierne det er også helt fair

nævnte i min tale over en årrække fået flere og flere elever og derfor kan det selvfølgelig godt virke barskt når det går

driver gymnasier længe nok så oplever man både det ene og det andet og både medvind og modvind og sol og regn men igen er

de voksne det kan lyde lidt tørt og kedeligt men det er faktisk sådan jeg betragter borgerligheden det er det her med nogle gange at skulle sørge for rammerne og igen det kan være kedeligt

det forstår jeg udmærket den trang kan godt selv have men det er altså det man går ind i som borgerlig

de skal også komme i skolen så vi kigger på fravær vi forventer af deres forældre at de har talt så meget med

de starter taler de et

rimelig dansk så de kan gå ind i undervisningen

over hele linjen at man som borgerlig træffer beslutninger som handler om rammerne som handler om forældreansvar som handler om at vi stiller nogle forventninger til at borgerne også tager det ansvar på sig som nu engang er deres til gengæld

beskytte dem imod en stat der bliver

inddrive for mange af deres penge vi vil gerne

har betalt skat af og der skal der jo også være en rimelighed i forhold til

betales skat af og det kan der jo være helt forskellige synspunkter omkring vil også gerne beskytte virksomhederne som jo altså skal ernære os alle sammen ved at stille arbejdspladser til rådighed og også indbetale skat sådan at vi faktisk har et samfund der kører rundt så det er den her lidt kedelige voksenrolle men som jo også er ret interessant for det er præcis den

alternativet og enhedslisten får magt som de har

hundrede dage med enhedslisten

bekymret når jeg lytter til de ellers fornuftige ordførere fra alternativet og sf for der er ikke nogen tvivl for mig

at hvis de tre partier får magt som de har agt så får vi et fattigere

sig selv når det bliver et fattigere land det vil også betyde at vi får en dårligere uddannelsessektor

lidt ungdommelige tilgang til tingene som som jo er fristende nok

vlak regeringen har så godt et samarbejde med df på lange stræk som betyder at vi faktisk har en sund økonomi og også har råd til

ned i de enkelte prioriteringer og vi kan kigge på udkantsgymnasierne

synes jeg det er ekstremt vigtigt at de borgerlige påtager sig ansvaret

borgerne at vi sørger for at ungerne får en karakter og at de

i skolen til tiden og alle de her ting

det er ikke en del af den her debat men helt ærligt når vi ser på vores samfundsøkonomi så betyder det også noget hvis enhedslisten alternativet og sf får meget indflydelse vi betaler

i dag tre og tredive milliard

der ret hurtigt bliver revet ud blandt andet af vores uddannelsessystem

nogle helt konkrete ting men vi diskuterer også økonomi

vi kan risikere at få et fattigere land og dermed også dårligere vilkår for vores borgere og dermed også et dårligere uddannelsessystem tak

at de mennesker der betaler skat rent faktisk vil

bedre behandlet hvis deres børn kunne få en god uddannelse

rent faktisk vil synes at regeringen passede bedre på dem hvis de fik den

var behov for jeg er ikke sikker på at nogen af de skatteydere vi har i danmark synes det er totalt komplet urimeligt at der bliver brugt penge på uddannelse fordi det jo netop er det som holder hjulene i gang i danmark

gange møder regn også på uddannelsesinstitutionerne

en trist og lang vinter måske næsten istidslignende forhold under den her regering

skal mere til end en enkelt regeringsperiode for at ødelægge vores

fra regeringen om også at kigge på om der kunne komme et dygtigt menneske fra et andet land men lad nu det ligge så selvfølgelig kan man forvente præcis det

det giver mening at diskutere det når man kigger på at vi i et par år har haft et omprioriteringsbidrag på det her område det er nok lidt voldsomt

vi er villige til at diskutere det og det jeg sagde i samrådet forleden dag var at det ville være fornuftigt når nu man på

skal i gang med at lave en taxameterreform at se på hvorvidt

trække i gang bestemt

jeg har et stort kendskab til nogen udkantsgymnasier

den forhandling i fremtiden eventuelt vil tage sig ud

kan handle om at vi kun er voksne hvis vi fører lige præcis las udlændingepolitik fraværspolitik på gymnasiet er enig i skolepuljen og i øvrigt hele las folkeskolepolitik

jeg gerne vil vide er hvad skal skive gymnasium gøre nu hvor de har fyret femten lærere der var syv og tres i alt det jeg gerne vil vide er hvor stiller det egentlig vores ungdomsuddannelser som ministeren har ansvaret for at man nu viderefører nogle besparelser der har stået på siden 2016 så det jeg egentlig bare gerne vil spørge om helt konkret i det her spørgsmål er

nu når der skal lægges budgetter og der endnu en gang skal spares ude på

den daværende venstreregering traf i forhold til den helt overordnede økonomi i landet og det er også derfor at

kan undgå at tale helt overordnet økonomi når vi er i det her rum i dag

havde et ledelsesansvar i en privat organisation og jeg fik at vide at nu skulle

kunne gøre det det er ikke særlig sjovt at stå i den situation

ledere oplever både i den offentlige og i den private sektor

vil jeg også afholde mig fra at sige hvad den konkrete rektor skal gøre i den konkrete situation

for hvor meget vi kan blive ved med at pålægge at de skal spare og dem der ikke får noget i

tilgodeset af ministeren når fordelingen kommer

siger finansministeren at der stopper vi

så prioriterer vi inden for sektoren og

det er den plan han har lagt og det kan jeg jo ikke diskutere ud over ud over hvad der ligger deri man

ministeren fortalte noget om det i sin første besvarelse så vil jeg bare gerne give ministeren muligheden igen altså hvad mener ministeren at regeringens besparelser betyder for antallet af undervisningstimer og studiemiljøet

der er vigtigt for regeringen er at man særligt sætter fokus på kerneopgaven som er den gode undervisning det vil sige at vi vi har en forventning om at man starter med at kigge på opgaver som ikke er direkte sammenhængende med kerneopgaven men jeg siger ikke at det er en nem opgave at prioritere på det enkelte gymnasium

hvor meget man kan blive ved med at spare hvor mange procent

punkt hvor det så begynder at gøre så ondt at selv ikke ministeren synes at det er sundt mere ministeren henviste

men hvad synes undervisningsministeren i forhold til hvor langt vi

vil jo være institutioner som så ikke får omprioriteret midler til sig som fortsat skal spare så hvor lang tid skal en given institution som ikke får midler til sig

her område virkelig føler noget for det og virkelig har det sådan at det er en meget meget vigtig investering

undervisning uanset hvad vi kalder det og hvilken minister der er ansvarlig for det

og den diskussion tog jeg op fordi jeg

også fordi det her brev lå der blev jeg spurgt

jo enig i at besparelser

men de to procent er mindre så det er lige lidt under tolv procent det mener jeg godt vi kan det tror jeg godt

og stadig væk levere rigtig gode uddannelser derefter

blive på området vi har ikke besluttet endnu hvordan de så

ud via taxametertilskud hvor vi bare

det tilbage en til en

vi vil sætte ind men

for regeringen at sige klart

så har der været diskuteret lidt om institutionerne og deres planlægningshorisont

en prioritet her men de har jo deres

træffe beslutninger om og mit råd

at sige at vi ved at de her besparelser er der de næste tre år og jeg vil gerne

at arbejde for at vi ikke skal vente helt til december

et bedre varsel om hvad der kommer til at ske

vælger

og så siger vi til de enkelte kloge institutioner med en ansvarlig ledelse at de så må finde ud af hvordan de vil lave besparelsen

og det tror jeg godt de kan finde ud af men jeg anerkender fuldt ud

lidt at debatten måske ikke helt anerkendte

dem hvis der ikke var de her besparelser men vi har valgt at prioritere

som vi bruger så mange penge på uddannelsesområdet specifikt med de femten

men det betyder jo ikke som det lidt er blevet insinueret

rigtig mange penge som vi investerer i det det er bare lidt færre end hvis

at droppe omprioriteringsbidraget det er jo noget der selvfølgelig er besluttet meget højere i systemet i regeringens økonomiudvalg

dansk folkepartis øverste ledelse så

at presse på de rigtige steder

at ødelægge vores uddannelsessystem jeg mener det virkelig når jeg siger

at udvikle sig udvide nytænke og være visionære fordi de hele tiden skal løbe efter sig selv de skal hele tiden jagte den næste nedskæring og det er altså ikke en særlig god måde at arbejde på år efter år

det var på tide at stoppe det her

derfor jeg prøver at referere tilbage til at vi har en samlet besparelse over den her seks års periode på tolv procent det

nemmere ved at forholde mig til og det tror jeg

ikke være seks år og så ved engang om de er købt eller solgt når de her seks år er gået som

her procenter pas nu på hvad

noget gennemsigtighed ved at sige at det her er der de næste år de må

også for de enkelte institutioner og også med det der er lagt ud i to og tyve hvor man ikke aner om man er købt eller solgt man risikerer stadig at skulle spare finansministeren røbede selv i en debat om de her uddannelsesbesparelser at man lagde op til i

undervisningsområdet og føre dem over på erhvervsuddannelser altså

mega usikker situation for uddannelserne

at ministeren også selv siger at det kan ministeren godt se og derfor vil ministeren arbejde for

og med tidligt sagde ministeren nærmest lidt før december

hvad skal lederne gøre derude skal de planlægge med besparelser

og to og tyve fordi de ikke ved om de får pengene eller skal de regne med at der kommer penge hvad gør en ansvarlig leder

med formanden for professionshøjskolerne og vi havde faktisk lidt den her diskussion og mit råd til dem var

tænke de der tre år frem for der har vi sagt

laver deres budgetter og der laver de jo ikke kun nødvendigvis en årsbudgetter så tænk at de der besparelser

og så kommer der en tid hvor man godt kan planlægge med ikke at skulle spare to procent og så kunne ministeren måske hvis ministeren havde mod på det også sige hvad de så

at vi i den mellemliggende periode træffer

men jeg kan sige besparelserne er der men pengene skal jo tilbage altså

jeg vil også gerne have en forståelse for

i en af runderne her før lagde op til

et enkelt år om for eksempel at sige institutionerne nu

ikke bruge så mange penge på markedsføring

den politiske virkelighed de også er i og det føler

vilkår ordentligt endnu men min første tanke var

giver god mening at sige at noget stopper på et tidspunkt

siger sig selv at man ikke kan blive ved med at tage

til og det er jo det her med at institutionerne står over for at skulle tage nogle strategiske beslutninger når de bliver udsat for sådan en besparelse her

det er jo en strategisk beslutning de skal tage med armen vredet om på ryggen

sikker på at de tager masser af strategiske beslutninger men

gerne bare høre ministerens kommentar til

at investere i undervisningsmaterialer skal de

forskellige uddannelser vi har mange forskellige institutioner rundtomkring i hele danmark og hvad der er rigtigt for dem under de vilkår som vi politisk har valgt at give dem er op til dem at finde det rigtige svar på så det kan jeg ikke give

et par eksempler på noget der er sket derude

en af vores store professionshøjskoler sagde vi er ikke enige i det men vi skal nok finde en løsning

hvad er så de rigtige vilkår vi skal sætte herindefra jeg er til dels enig i at vi ikke

skal blande os i i beslutninger der skal tages det jeg leder efter er hvad er regeringens politik så hvad er de rigtige vilkår at give professionsuddannelserne universiteterne gymnasierne erhvervsskolerne

det her kort for jeg synes allerede jeg har haft lejlighed til at sige noget og jeg synes også at der er sagt mange spændende ting dog lige en kort opsamling

jeg er blevet klogere af både i forhold til sådan større uddannelsespolitiske visioner

og to og tyve der er dog nogle ting jeg ikke er blevet klogere på

blevet klogere på skal det her fortsætte i en uendelighed

kan få tilbage jeg synes heller ikke jeg er blevet klogere på hvor ministrene selv forestiller sig at institutionerne skal finde nye besparelser jeg synes så der var en varierende grad af forståelse for at det kan være svært at finde de her besparelser regeringen har slået fast at den vil fortsætte dem også i

jeg er rart jeg blev lidt pikeret af at læse finansministeren der var ude på danmarks radio sige at nu vil man stoppe uddannelsesbesparelserne

så vil jeg bare sige her til sidst at

undervisningsministeren siger at vi vil gøre uddannelserne dårligere og danmark fattigere og jeg kunne komme med en lang serenade om hvorfor det

på uddannelse og hvis ministeren mener at man kun er voksen hvis man sparer milliarder på uddannelse

til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den trettende november

er nu mulighed for at ordføreren kan rokere tilbage på egne pladser vi har jo gang i en

sidder her fremme og kan se hinanden i øjnene nu går vi så tilbage til normale tilstande om jeg så må sige forhandlingen er åbnet

er med til at sætte fokus på nogle vigtige spørgsmål hvad vil vi med digitaliseringen i det danske uddannelsessystem

i undervisningen og hvad er der egentlig brug for når vi skuer ud i fremtiden

for digitalisering i uddannelsessystemet

af et oplæg til en national strategi for digitalisering frem mod foråret

og nitten sådan et oplæg kan med fordel tage udgangspunkt i vores handlingsplan for teknologi i undervisningen fra februar i år vi skal blive klogere

på hvor vi bruger it og teknologi i undervisningen og hvor vi ikke gør det analoge rum er

slukker for alle sendefladerne og fordyber os i for eksempel en bog eller en samtale vi skal udnytte teknologiens muligheder hvor det giver mening i forhold til at gøre børn klogere og dygtigere it og teknologi må aldrig være digital støj i klasseværelset så jeg er helt enig i at vi skal blive skarpere på dette emne og det ligger mig meget på sinde

enig i at der er behov for at iværksætte en egentlig kulegravning af de sidste tredive års digitalisering af uddannelsessystemet det skal ses i lyset af at vi netop i sommeren

atten har offentliggjort en større evaluering af de senere års indsats for it i folkeskolen den viser at de fleste lærere og elever oplever en række positive effekter ved brugen af digitale ressourcer særlig i forhold til muligheden for at kvalificere og differentiere undervisningen gennem digitale læremidler den generelle oplevelse er at både kvaliteten og omfanget af digitale ressourcer er steget

lærerne oplever positive tidsmæssige effekter i forbindelse med forberedelse undervisning og evaluering men der er også udfordringer hvordan kan vi for eksempel sikre en høj kvalitet af digitale læremidler og et mangfoldigt udbud hvordan sikrer vi at skolerne og lærerne tager didaktisk ejerskab der skal være en mening med it og det skal bruges i den rette kontekst skolen skal styre it og ikke lade sig styre af it og teknologi med handlingsplanen fra februar i

har regeringen sat vigtige initiativer i gang på tværs af uddannelsesområderne siden handlingsplanen blev lanceret er allerede otte initiativer gennemført og seksten er i gang et sidste initiativ igangsættes inden udgangen af i år det er blandt andet initiativer om teknologiforståelse om at afdække nye spændende teknologier som for eksempel virtuelle laboratorier og et initiativ om kapacitetsopbygning på professionshøjskolerne en national strategi for digitalisering skal bygge videre på handlingsplanen men skal også have det lange lys på det kræver at vi tænker os godt om at vi inddrager fagfolk og uddannelsesverdenen og kommer med et gennemarbejdet udspil regeringen vil derfor frem mod foråret

udarbejde et oplæg til en visionær og langsigtet national digitaliseringsstrategi for perioden

jeg vil derfor i den kommende tid følge op med initiativer til markedet for digitale læremidler vi har brug for mere fleksible og brugervenlige læringsplatforme på grundskoleområdet vi skal fokusere på kvaliteten af de digitale læremidler og på hvordan vi kan opnå mere gennemsigtighed og så skal vi arbejde for at få flere spændende udenlandske produkter til danmark endelig skal vi sikre at skolerne har medindflydelse på indkøb af digitale læremidler på grundskoleområdet her har kl sat gang

der afprøver forskellige modeller der kan give lærerne adgang til en bred vifte af digitale læremidler regeringen er således enig i ambitionen om en national strategi men kan ikke støtte forslaget om en undersøgelse derfor kan regeringen ikke støtte det konkrete forslag

en stor rapport som ministeriet har fået udarbejdet

og hvordan lærerne opfatter dem og så videre men jeg

om ikke ministeren er enig i at at der rent faktisk ikke findes nogen evidens for

hele den indsats der er gjort alle de midler vi har brugt

haft på børnenes læring og at

er forudsætningen for at kunne lave en strategi der konstruktivt tager fat

internationale undersøgelser og forskning på området og der er der jo

parallelle træk hvis man kigger på andre vestlige lande

nogle resultater fra

har en positiv effekt og det gælder ikke i samme grad for

et klasselokale så skal man ikke nødvendigvis forvente at det har nogen positiv effekt for undervisningen

og som læreren også har haft medindflydelse på jamen så kan det godt have en positiv effekt så vi kan sagtens lave kan man sige en national strategi hvor man også trækker på forskning og viden fra

del af strategien derfor vil jeg gerne bare spørge ministeren

der nu bliver sagt at regeringen ikke kan støtte forslaget som det ligger

respekt for at man i df har sat sig ned og lavet sådan et udspil på

handler om infrastrukturen for vores uddannelser det handler om indholdet af vores uddannelser og det handler om præmisserne i klasselokalet så vi er helt enige om vigtigheden det eneste vi er lidt uenige om er

dagsordenen i dag det er vi rigtig glade for i socialdemokratiet synes vi

det er en god idé at igangsætte en undersøgelse af den digitale indsats i uddannelsessystemet vi synes det er fornuftigt at man udarbejder strategier for digitalisering i

og det er også væsentligt at der forekommer vurderinger af effektiviteten af de

taget på uddannelsesområdet det er afgørende at de digitale initiativer som findes på uddannelsesområdet har den ønskede effekt således at midlerne ikke anvendes forkert digitaliseringen skal fungere konstruktivt for elever og studerende i deres undervisning derfor synes vi at en kortlægning af hvad der foregår efter

hensigten og hvad der eventuelt ikke

det skal være fremadrettet så til den anden del af

hvor det handler om den nationale strategi for digitaliseringen vi har set i forslaget at i har otte forslag

digitale indsats og som ministeren sagde er der jo sat rigtig rigtig mange ting i gang blandt andet det her tre årige forsøg om teknologiforståelse vi synes jo at det er vigtigt at lærere og elever

skal forstå teknologi så de kan anvende den kritisk kreativt og formålsorienteret

rigtig fint at lave undersøgelsen om det lige præcis er de her otte initiativer der skal indgå i

om socialdemokraterne er enige i at vi har

en mangel på viden altså at

evidens for hvad der virker og hvad der ikke virker der er brugt milliarder på det her område og

vi vil gerne se på det fremadrettet og du og jeg får jo tit

skal være digitalisering og om skal man have lov at bruge sin telefon i undervisningen og så videre og så videre

det er rigtig rigtig fint at sætte undersøgelsen i gang

i forhold til teknologiforståelse

beslutningsforslag som vi debatterer her

er det jo sådan at dansk folkeparti vil pålægge regeringen at igangsætte en undersøgelse af den digitale indsats i uddannelsessystemet og udarbejde et oplæg

for en national strategi for digitalisering i uddannelsessystemet

dansk folkeparti en national strategi for digitalisering i uddannelsessystemet

måde i undervisningen på vores skoler og

det er vi jo egentlig i venstre

også er inde på i forslagets bemærkninger

tredive år oplevet en

udvikling inden for det teknologiske område

almindelig del af hverdagen på

der jo også investeret rigtig mange penge i det her som sagt

mener jeg af den grund at det selvfølgelig vil være passende med en digital strategi for uddannelsessystemet så vi også sikrer brugen af teknologi i undervisningen og også at det sker på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til elevernes læring men når det så er sagt

også overbevist om at en sådan strategi skal udarbejdes på et oplyst grundlag og det mener jeg ikke at vi har endnu og derfor

sige at der er brug for

det glæder mig derfor også at der jo nu er blevet igangsat

en udarbejdelse af et oplæg til en national

med det sagt kommer venstre ikke til at støtte det her beslutningsforslag

også lovet at hilse fra de konservative og sige at de heller ikke kan

det forslag som vi har stillet handler jo faktisk om at man starter med at skulle skabe grundlaget for den viden ved at gå ud og se på kan

noget evidens for hvad der virker og hvad der ikke virker

er jo at starte med at lave strategien hvor jeg tænker

også efterlyser kunne vi ikke enes om

at starte med at finde grundlaget og finde viden og finde ud af hvad der er op og ned i det her og så lave en strategi der udnytter den viden når vi

det måske ikke så meget indholdet i selve

er at i hvert af de billeder der tegner sig for mig er at vi

høre om ordføreren ikke er enig i at vi ikke ved hvad vi får ud af vores midler

rundtomkring i kommunerne men jeg må så også sige at jeg egentlig har en fornemmelse af at det blandt andet er noget af det som man også indimellem drøfter på tværs af kommunerne

ville være helt naturligt at man selvfølgelig også har en løbende drøftelse af i kls regi

læringsplatforme og elektroniske tavler og for lidt om hvordan

uddannelsesudvalg i et indlæg på danmarks lærerforenings hjemmeside for nogen tid siden kritikken af

været usædvanlig massiv jeg tror med rette

det kritiske blik der har været der

det har faktisk fundet sted rigtig mange andre steder

vores uddannelsessystem jeg vil derfor godt sige tak til dansk folkeparti

beslutningsforslaget om at foretage en undersøgelse der kan danne grundlag for udarbejdelse af en

for digitalisering i vores uddannelsessystem jeg synes

ud over det der ligger i forslaget giver en rigtig god anledning til at få rejst en

kritisk debat om om digitaliseringen som der absolut er brug for ikke vil jeg godt understrege fordi jeg tror at nogen behøver være i tvivl om at digitaliseringen er kommet for blive ikke fordi jeg tror nogen kan være i tvivl om at digitaliseringen kan være med til at løfte

og skal udgøre et væsentligt element i et

moderne uddannelsessystem men fordi der er brug for en debat om hvordan vi politisk kan sikre bedre rammer for udviklingen og hvordan vi kan sikre ikke mindst en aktiv inddragelse og indflydelse

til blandt andet de tusindvis af medarbejdere der arbejder med de forskellige digitale læremidler

og systemer i hverdagen

fordi det på den ene side kan forekomme som om

digitaliseringen på nogle områder foregår

for tilfældigt og for ustruktureret men vil jeg også sige på den anden side

kan få det indtryk at udviklingen foregår så at sige alt for planmæssigt

foregår efter en plan der ikke nødvendigvis er udarbejdet af de offentlige myndigheder

ud fra planer der er formet i

hvis fornemste opgave er at sikre en optimal indtjening

virksomhedens undervisningssystemer handel med

it baserede undervisningssystemer er jo i dag blevet en gigantisk

kigge på hvordan vi undgår

at hele digitaliseringen af området ikke finder sted i kraft af en markedsstyring fra private virksomheder men at vi får styret digitaliseringen ud fra demokratiske beslutninger

det skal integreres i i hele vores vores uddannelsessystem det synes jeg er

at digitaliseringen går hånd i hånd med besparelser på uddannelsesområdet så

ikke bliver brugt i rent besparelsesøjemed og jeg synes der

underviserne og deres organisationer så vi kan undgå

medfører en standardisering af undervisningen

på folkeskoleområdet hvor lærerne har oplevet en negligering af deres

digitalisering anvendt til en standardisering af undervisningen

enhedslistens og dansk folkepartis vurdering når vi sådan kommer et spadestik dybere i det her det tror jeg der kan være men det

jo i givet fald komme an på

og vi synes som udgangspunkt at det vil være fornuftigt

at lave en undersøgelse der kan danne udgangspunkt for en national strategi jeg vil sige

med ressourcernes omfang

om vi ikke hellere skulle lave en undersøgelse

den aktuelle situation og mere fremadrettet

særdeles positive over for forslaget og vi ser frem til at diskutere det nærmere i

en konstatering af at vi i tredive år har investeret rigtig rigtig mange penge i det her område uden

om der kommer nogen læringsmæssig og positiv effekt ud af det eller ej

vi ikke kan sige om det har en effekt eller ej altså om børnene lærer mere eller måske ovenikøbet lærer mindre

vi har brug for den viden som en basis for at kunne lægge en strategi fremadrettet

jeg har den opfattelse at vi måske mange steder kan komme til at ligge under for en evidenstænkning

hvad der virker og hvad der ikke virker derfor vil jeg også sige at et af de punkter der

de forskellige digitale indsatser bedre skal kunne sammenlignes og måles

et af de steder hvor jeg vil sige at her har vi måske et sammenstød

det kan jo blive en debat om

undersøgelse hvordan vi skal bruge den hvordan vi kan bruge den som et afsæt til at diskutere vores forskellige opfattelse af hvordan digitaliseringen skal foregå så jeg tror bestemt at der vil være nogle nuancer der jeg er bekymret for en for stærk evidenstænkning

det vil ikke forhindre os i at støtte at der laves en undersøgelse

at det er væsentligt at de læremidler som lærerne bruger og

en nogenlunde viden om at de rent

gør det her på en måde så vi får et

fælles formuleringer min første bemærkning var bare

et særligt sandhedssøgende formål med at finde lige præcis den rigtige måde at anvende digitaliseringen på så tror jeg vi kommer ind på et fejlspor hvis vi derimod aktivt

der har gjort sig mange erfaringer både positivt i forhold til hvordan det kan spille sammen med deres fagprofessionalitet i måden at håndtere undervisningen på

spændende beslutningsforslag som jo sætter fokus på en meget vigtig dagsorden der er mange gode grunde til

ikke alene i vores uddannelsessystem men

produktivitetsforbedringer inden for undervisningssektoren og der tror jeg personligt at moderne teknologi indeholder meget store muligheder for helt nye koncepter for hvordan man underviser der er et kæmpe marked for digitale læremidler og der bliver udviklet mange spændende

værktøjer og læringsplatforme som vi skal drage nytte af

nogen tvivl om at der er mange faldgruber i det her og at man ikke

bruge teknologi for teknologiens skyld jeg har i en periode af mit liv

offentlige anlægsskandaler nogen sinde og indtil computeren blev opfundet

var de alle sammen relateret til jernbanedrift med urentable jernbanestrækninger som kun blev drevet i syv år eller ni år eller sådan noget men efter computeren blev opfundet

er alle de største investeringsskandaler i danmarkshistorien

overtaget af computere som altså har fortrængt lokomotivet fra førstepladsen

digitaliseringen af vores sundhedsvæsen har jo heller ikke været sådan en bragende succes ligesom

skattevæsenet måske også har været lidt af en skuffelse

vi jo et af de mest digitaliserede lande i europa og man skal ikke længere end til tyskland for at se hvor udigitaliseret man er der og hvor store fordele vi har der altså det er et område hvor man bare må konstatere at der er nogle meget store muligheder men

nogle meget store dilemmaer og jeg synes det er rigtig positivt at det

synes faktisk også at vi har gjort større fremskridt

helt afspejler jeg synes egentlig at det at vi har fået en minister for offentlig innovation og at vi har prøvet at få samlet hele arbejdet med at lære noget af digitaliseringen gøre det bedre og drage nytte af vores erfaringer

lavet et stort stykke arbejde der mit klare indtryk er også at hele projekteringen af it projekter og hele overvejelsen over cost benefit

allerede er blevet strammet kraftigt op

også spændende forskning altså jesper balslev er jo nok den der har

synes også jeg kan genkende nogle af jesper balslevs

internationalt en af mine kæpheste som gammel lærer er at jeg foretrækker at folk tager noter i hånden fordi jeg tror det er mere

lidt voldsomt og derfor håber vi at df vil være med til at arbejde videre med den her meget vigtige dagsorden som vi også anerkender som meget vigtig

men det er altid spændende at diskutere med ordføreren og derfor vil jeg gerne

investerer i digitale læringssystemer i den tro

rent ud sagt gruopvækkende interview med

ziegler som ville ville digitalisere sin kommune på en måde som jeg slet ikke kan forstå det stod i weekendavisen for ikke så længe siden hele den her underliggende idé om at

er dybt klichéfyldt og jeg er meget imod den jeg vil næsten sige at hvis man underviser på en måde så det man underviser i er ubrugeligt om fem år så underviser man jo forkert

er så herre henrik dahls løsning på hvordan vi kommer videre og får løst nogle problemer og får taget fat

at uanset hvad der sker efter det valg der nærmer sig

vil vi blive ved med at have sådan et et ministerium som kan forankre den måde vi arbejder med det på men de fejl der er begået inden for undervisningssektoren tror jeg i virkeligheden mere har at gøre med en forkert tænkning af den tid vi lever i og hvordan

som i den grad griber fat om nogle af de udfordringer som vi har brug for

hele digitaliseringsspørgsmålet i undervisningssystemet hvor er vi hvor har vi været er vi på rette vej

her sjette klasses årgang det var helt vildt nyt dengang og

beslutningsforslaget vi er enige i at at vi måske skal

rammerne for det her ønske om en undersøgelse nu har vi

mangler er hvad betyder digitaliseringen eller den øgede brug af af sociale medier og

satspuljeforhandlingerne på sundhedsområdet

at finansiere det der hedder

center for digital sundhed som skal oprettes center for digital sundhed skal faktisk arbejde med at finde ud af

for vores sundhed blandt andet vores evne til fordybelse

en vigtig del af børnenes

mere for at sige lad os kigge på hvad der lige præcis skal stå men vi

meget enig med dansk folkeparti i at

jeg kan komme i tanker om en eneste aftale vi har lavet hvor der ikke har været et afsnit om digitalisering for

alle partier herinde undtagen enhedslisten

lave det her nye center for digital sundhed som fru

viden om hvad det egentlig gør ved børn men jo også ved os voksne

være på hele tiden hvad det betyder for vores fysiske og mentale sundhed vores evne til

har vi jo alle sammen brug for en gang imellem

slukke og være koblet helt af

og nogle gange også kede os fordi ting går

som voksne bare beslutter at nu må der slet ikke være telefoner eller

bruger man jo heller ikke alle de gode ting og hvordan skal børn lære hvordan man omgås

hvis de voksne ligesom bare har truffet beslutningen for dem

undervisningsministeren jo haft på brug af internet til eksamen det synes jeg meget gammeldags så på den måde tror jeg bestemt at hele det her spørgsmål om digitalisering er noget af det

kommer til at diskutere både forskningsmæssigt men

ipads i de her dagtilbud og så lagde han nogle bestemte dagtilbud frem foran mig

hvorfor det og så sagde han

ipadbølge væltede ind over os og at

undervisningstid steg så blev der pumpet

heller ikke længe siden jeg var i en kommune hvor noget af det første de fortalte da de fortalte stolt om deres skolevæsen var at

ipadkommune jeg husker også

brugt en masse penge på

sige med de her historier er at jeg egentlig altid

sådan lidt med det digitale at det væltede ind over os og

hvad vi gjorde og i dag er

især i forhold til vores børns trivsel

er nogle mennesker der er på vej til at kunne lære videre nu

den generation jeg selv er ud af var der ingen til at hjælpe os nærmest

tværtimod stod underviserne selv lige og havde fået en ny

om noget der minder om digital dannelse så

kan styrke læreruddannelsen så de kan komme ud og hjælpe vores

at håndtere det digitale

rigtig klogt at man bare begynder at tænke over hvorfor vi skal have det digitale

hvis man er i tvivl så lad være

beskrivelse af at der skal være noget kvalitetssikring

definerer hvad der er kvalitet for

og folk i det gode undervisningsministerium der har haft en definition af kvalitet som jeg måske ikke mener er kvalitet og hvem skal definere det så det hvert fald en spændende debat og så mener jeg ikke nødvendigvis at det vil være så gavnligt men det har der også været lidt debat om her altså at man skal gå tredive år tilbage i historien

lad os snakke om det så det jeg prøver at sige er

også i satspuljen det er et fantastisk eksempel på de mange puljer vi har

jeg oplever at det er noget undervisningsministeren også har fokus på og jeg tænker at den bedste udgang for det her forslag som jeg egentlig hører at mange er interesseret i vil være at vi sætter os

blive enige om noget man skal sætte i gang for at undersøge hvordan vi undgår

kommuner gør sig selv til ipadkommuner uden

har haft altså det med at der i vid udstrækning blindt bliver brugt noget fordi det nu

vi skriver at vi gerne vil have defineret kvaliteten og

have kvalitetssikret de ting der bliver brugt

man som lærer eller underviser

går ind og siger jamen kan det her bidrage til positiv læring hvad er forudsætningerne for det og i hvilken sammenhæng kan det bruges

som den der skal købe det ind har et grundlag

jeg forestiller mig ikke at vi kan uddanne alle indkøbere

fuldstændig bestemmer præcis hvad

hvordan vi kommer videre med det i min optik kan man gøre tre ting man kan

at blive enige om nogle punkter man kan bede ministeren om at indkalde til en forhandling

man kan ændre b forslaget så der står at man indkalder til forhandlinger om det

vi stille og roligt sætter os sammen og prøver at diskutere om der er noget af det her vi kan blive enige om og hvad

vi er reelt bekymrede for hvad det er vi gør med vores børn og også elever og

lange videregående uddannelser i relation til den måde digitaliseringen bliver brugt på og er blevet brugt på

seneste tredive år og ikke fordi vi skal kulegrave alle tredive år men det er bare en konstatering er der

foregået en tiltagende digitalisering af uddannelsessystemet en bred vifte af forskellige it værktøjer udstyr og programmer holdt deres indtog i landets klasseværelser og smartboards

milliarder af kroner er blevet brugt på digitale læringsmidler i et højere og højere tempo den digitale indsats er helt givet foregået ud fra de bedste hensigter om at gøre vores skoleelever fagligt dygtigere det skulle fremme læring ressourcesvage elever skulle via digitale læringsmidler løftes fagligt de innovative sider hos eleverne skulle sprudle

lettere tilgængeligt for eleverne men det spørgsmål som vi bare stiller

er der nogen evidens for

at brugen af it fremmer læring der er en del forskning som vi er faldet over som problematiserer de negative utilsigtede konsekvenser brugen af it i relation til undervisning eksempelvis de neurologiske implikationer

i satspuljen sætter midler af

forskningen understøtter bla at en gammeldags tilgang

blyant og læsning på trykte

bekymring for digitaliseringen vi anerkender bestemt

er muligheder

kritiske og derfor

håbet at der var sådan en bred nu støtter vi bare alle sammen

jeg egentlig en bred anerkendelse af at er en udfordring på det her område

midler der kan bruges i relation til at lave den her forskning jeg hører en minister der siger at man er i gang med at lave en strategi og derfor ser jeg at der er et glimrende grundlag for at vi sammen

for de problematikker som jeg synes er ret tydelige

så derfor vil jeg da selvfølgelig ud fra det her

er nogle udfordringer her som vi skal løse til bedste

det her land så tusind tak for debatten og jeg ser frem til beretningen og jeg ser frem til den strategi vi så kan se til foråret tak

såkaldte sps ordninger hvor elever og studerende med særlige behov kan få specialpædagogisk støtte det kan for eksempel være særlige hjælpemidler som kan ligestille en elev eller en studerende med handicap med de andre klassekammerater eller medstuderende det kan være støttetimer eller en støtteperson som kan hjælpe eleven eller den studerende gennem

eller det kan være særlige undervisningsmaterialer på ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser

til en række forbedringer for personer med handicap på uddannelsesområdet i forbindelse med den nye forberedende grunduddannelse har regeringen fremsat lovforslag om at der indføres specialpædagogiske støtteordninger på den forberedende grunduddannelse og på det grundlæggende voksen og efteruddannelsesområde i denne uge

til at støtte udviklingsprojekter om hvordan den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen i idræt kan sikre at elever med handicap kan deltage i undervisningen og aflægge prøve i faget det er et eksempel på at regeringen understøtter kommuner og skoler i forhold til at tilrettelægge undervisningen for elever med handicap med satspuljeaftalen har regeringen

aftalt at der etableres to nye asf

klasser på gymnasieområdet hvor unge med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser kan få en gymnasial uddannelse vi har også i statspuljen afsat en ramme på i alt fyrre million kroner til bedre udslusning og overgang fra stu til anden uddannelse eller beskæftigelse regeringen har samtidig nedsat en arbejdsgruppe der skal se nærmere på personer med handicaps muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse på lige vilkår med de øvrige elever derudover er regeringen ved at se nærmere på frafald for studerende med handicap og de videregående uddannelsesinstitutioners dispensationspraksis samlet set findes der gode muligheder for at personer med handicap kan få en uddannelse men jeg vil gerne anerkende at der kan mangle et samlet overblik over indsatser for mennesker med handicap i uddannelsessystemet derfor har regeringen med satspuljepartierne aftalt at der over de næste fire år afsættes sytten

million kroner til udarbejdelse af initiativer til en handlingsplan for mennesker med handicap i uddannelsessystemet men en handlingsplan skal ikke

da beslutningsforslaget pålægger regeringen at færdiggøre en handlingsplan inden udgangen af indeværende år kan regeringen ikke støtte forslaget regeringen vil i stedet sætte gang i arbejdet med en handlingsplan som kan ligge klar inden udgangen af dette folketingsår

vi på mange områder får taget fat i nogle

kernen i det og det er også lige før ministeren siger det vil jeg gerne have bekræftet

jo stadig væk er huller der er stadig væk ting der ikke fungerer godt nok og der er stadig væk brug for

for det her forløb og når jeg hører ministeren sige at grunden til at

regeringen ikke kan støtte forslaget er at vi har for kort frist på handlingsplanen så vil jeg da bare

ordføreren har været meget meget fokuseret på at hjælpe borgere med handicap igennem uddannelsessystemet jeg er enig med ordføreren i at det

vi mangler er et overblik og og derfor vil vi

som kan ligge klar inden udgangen af dette folketingsår så vi kan ikke støtte forslaget men vil altså gerne lave en handlingsplan præcis som

her omkring de handicappede i uddannelsessystemet akkurat ligesom

er det her hjerteblod for os vi synes at alle skal have mulighed for at tage sig en uddannelse uanset

en sygdom eller ej det er sådan at

vi også er blevet indhentet lidt af hverdagen vi er blevet indhentet lidt af satspuljeaftalen fordi den netop indeholder penge til en handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet og det synes vi sådan set er meget fint der var mange andre tiltag i satspuljeforhandlingerne blandt andet at man skulle have de her to ekstra

autismespektret vi så meget gerne at man måske

flere diagnoser et lidt bredere optag sådan at

tourette og angst og depression måske også fik en mulighed

kæmpet for at der måske skulle komme fire nye klasser sådan at man kunne få det lidt mere geografisk spredt over landet der er en meget stor villighed blandt de unge mennesker til

tage sig en ungdomsuddannelse og derfor er det også vigtigt at vi laver muligheder for dem det er sådan at der også er sat gang i to initiativer noget som jeg selv har kæmpet for og det

godkendt to initiativer der skal tilgodese elever med handicap i forbindelse med deltagelse og aflæggelse af prøve i faget idræt i grundskolen og det synes jeg er

enormt vigtigt fordi det skal danne basis for resten af af skolesystemet derudover

er en udfordring her omkring handicappedes muligheder i det danske uddannelsessystem og mennesker med handicap skal have samme

for at tage uddannelse som den øvrige befolkning og derfor synes vi også det er en væsentlig problemstilling vi mener nemlig også at alle skal have lige muligheder personer med handicap har fra naturens side allerede sværere forudsætninger for at klare flere aspekter af livet og derfor

skal vi tage ekstra hånd om dem så de kan føle sig lige så væsentlige som alle andre i samfundet vi er

et beslutningsforslag der er mange af de her ting som vi har bragt til forhandlingsbordet allerede nu blandt andet det her med at få godskrevet fravær hvis man har en kronisk sygdom det er et stort problem fordi

kommer til at ligge længere væk og derfor tager det også længere tid så man skal bruge mere tid som kronisk syg det har jeg bragt til forhandlingsbordet flere gange og der er mange af de gode initiativer her jeg synes at vi

til forhandlingsbordet og kigge på de enkelte forslag

er og så skal vi finde ud af hvordan vi kan gøre det dér hver især så vi bliver desværre nødt til at stemme nej men initiativerne og det som der står i det her

vil vi gerne forhandle om og vi vil også gerne diskutere

jens

vi måske en lille smule overhalet men jeg tror stadig væk at der er brug for det samlede overblik derfor vil jeg gerne bare have bekræftet fra

om man kunne være indstillet på at gå ind og få lavet en beretning der egentlig samler op på det her og beskriver

vi synes at der er rigtig mange gode problemstillinger i det her vi kan ikke sige ja til at det står i et beslutningsforslag og at der er pålagt os penge der så vi bliver nødt til at kigge på det i reformerne men vi vil gerne være med til at lave en beretning i udvalget så det

pålægger dansk folkeparti regeringen at fremsætte en handlingsplan for hvordan regeringen vil løse udfordringerne for mennesker med handicap i uddannelsessystemet inden udgangen af indeværende år jeg må sige at jeg

læser i notatet her om alle de

at trække forslaget fordi der jo netop også der er skrevet ind i forhold til at få lavet

en handlingsplan men når det så er sagt

sige at det her også er rigtig rigtig

jeg mener simpelt hen at vi skylder mennesker med handicap

som oplever nogle ulemper i deres dagligdag

der er mange af de ting som jo heldigvis

er kommet på plads på tværs af aftalepartierne

afdeling i billund har haft vanskeligheder med

havde nået pensionsalderen han ønskede

hjælpemidler og det er blandt andet også noget af det som man nu

jeg mener

at det er vigtigt med den her handlingsplan og derfor

understøtter jeg egentlig også langt langt det meste af det der er i det her beslutningsforslag men

blandt andet sytten million kroner til udarbejdelse af initiativerne omkring handlingsplanen

til at sikre bedre overgange i stuen og det mener jeg faktisk også er noget af det

tilbyde dansk folkeparti at vi måske kan lave en fælles

under udvalgsbehandlingen det er vi i hvert fald til i venstre

dels synes at det er rigtig rigtig vigtigt at tage debatten åbent

er behov for at sikre hele bredden

de otte og tyve forslag vi har i det her

udspil rigtig rigtig bredt men det der er helt centralt er egentlig at sige at der er brug for at holde trykket på alle områder og det håber jeg også og det hører jeg også at

vi er nødt til at finde en vej til at sikre at vi holder fast i det og sikre at der sker noget lige fra den der går på en universitetsuddannelse til den der skal gå på en stu ingen nævnt ingen glemt på den måde

så synes jeg også at det er vigtigt netop at holde fast i

ratificerede fns handicapkonvention

før vi kan sige at vi lever op til de forpligtelser der ligger i artikel fire og tyve i i konventionen og som handler om handicappedes ret til uddannelse der er alt for mange områder hvor der ikke er taget de nødvendige skridt til at sikre at der er lige adgang til

og jeg tror det er meget vigtigt at vi erkender at det ikke er nok at der formelt er lige adgang hvis der ikke er den nødvendige støtte hvis der ikke er de rigtige hjælpemidler hvis der ikke er den fornødne ekstra tid

lige adgang til uddannelse men ikke reelt

andel af personer med handicap der har en erhvervskompetencegivende uddannelse end personer uden handicap og det som jo er særlig alvorligt og som jeg også har noteret mig at dansk folkeparti

har skrevet i deres oplæg med de otte og tyve punkter

vi sammenligner med tallene fra to tusind og elleve faktisk er færre handicappede

gået tilbage med med andelen af borgere med handicap der har en uddannelse

kigget de otte og tyve forslag grundigt igennem og

skulle der være et enkelt sted

vil jeg sige at vi jo havde en del debat om det forslag som vi behandlede fra fra socialministeren om

diskrimination af mennesker med funktionsnedsættelse

at vi havde fået rimelig tilpasning med i forslaget og vi havde en en idé som vi i øvrigt delte

med med dansk folkepartis ordfører på området at kunne vi ikke få rimelig tilpasning skrevet ind

bestemmelse kunne vi måske

det på uddannelsesområdet så skulle der blive plads til et punkt ni og tyve på

kunne det måske være det men ellers

jeg skal hilse fra alternativet og sige at de også støtter forslaget skulle debatten gå den vej at

vi naturligvis også gerne støtte at der bliver lavet

en beretning som som fremmer

beslutningsforslaget jeg er fuldstændig enig i at det er meget vigtigt at personer med handicap har adgang til at få en uddannelse på linje med personer der ikke har et handicap

der hvor enigheden nok hører op

taget en lang række initiativer

i mere end ét ministerium og ministeren har jo allerede gennemgået nogle af de initiativer der er

for at sikre at personer der har et handicap kan tage en uddannelse

også afsat midler til en handlingsplan på området som kommer og den synes jeg også det er en god idé at vi lige

vi kan altså ikke støtte det men vil selvfølgelig gå konstruktivt ind i en udvalgsbehandling og arbejde videre med det der tak

er der et område hvor vi faktisk er fuldstændig enige hvor vi har arbejdet tæt sammen

blive ved med at holde fast i at der skal ske noget mere fordi vi har den samme optagethed af at alle unge selvfølgelig

da vi sad i regering kiggede vi blandt andet på handicaptillæg og på reglerne for

specialpædagogisk støtte men der er jo stadig væk lang vej igen og når vi for eksempel hører historier

som kommer i klemme med fravær fordi de har nogle perioder hvor de ikke selv kan styre om de er syge i nogle dage eller i længere tid

lytte mig til hvad det

ikke helt hvad venstres argument var jeg hørte egentlig også undervisningsministeren sådan at hvis

sagde at man havde hele folketingsåret til det og ikke bare til nytår

der stiller et ændringsforslag der giver lidt mere tid hvis det der skal til for at vi faktisk alle sammen kunne samles om det her beslutningsforslag

folkepartis ordfører siger der er brug for at fastholde trykket og derfor vil radikale venstre gerne støtte det

skal indeholde en masse vigtige ting lige fra styrket vejledningsindsats til etablering af løbende mentorordninger et handicaptillæg så man får en bedre økonomi mere fleksibilitet og tilrettelæggelse af prøver på en måde der ligesom gør det lettere at gå op til prøverne

nu jo relativt ny i folketinget jeg har haft min første periode her og jeg har faktisk tit

lidt man gør for personer med handicap når det kommer til uddannelse jeg har ikke vidst særlig meget om området

en rigtig svær økonomisk situation at de her

eller andet vanvittigt krav om at de skal

de har en fysisk skade at de at

få den hjælp som de helt åbenlyst er blevet visiteret til

fordi de er inde i uddannelsessystemet at dem her efterlader vi lidt til sig

selv efter de har taget starten på en uddannelse

ting hvor man bare tænker det giver jo ingen mening hvis vi gerne vil have at alle mennesker i danmark har gode forudsætninger for at tage en uddannelse

dansk folkeparti har gjort et rigtig glimrende arbejde ved at prøve at samle op

på nogle af de ting som man helt åbenlyst burde ændre på og jeg synes det er

god idé at lave en handlingsplan for så at få ændret på det så flere mennesker får forudsætninger for at tage en uddannelse jeg tror det bliver svært med en

udløbsdato allerede inden nytår

skal til hvilken dato der så skal på for at det realistisk set kan lade sig gøre men forslaget som det ligger er et

godt forslag som jeg tror kunne komme rigtig rigtig mange unge der

kan jo kun glæde mig over at at man

lavet en aftale der giver nogle muligheder og giver nogle midler til det her når vi alligevel har debatten i dag og når jeg synes det er rigtig vigtigt så handler det jo om at det her er et

område og jeg håber rigtig meget at vi i bred enighed

der egentlig siger at

su forligskreds der er noget der oplagt hører hjemme i et ministerium i forhold til at gøre nogle

blive enige om at vi skal have fat i alle de her punkter og finde en vej til at få det gennemført det hører jeg faktisk lidt

vi sidder og skal løse noget som ikke er et problem så er det jo også let at løse

med når der ikke er så store problemer så er det nemt at gå videre med det så jeg vil egentlig bare konkludere at jeg

den opbakning der er fra rigtig mange partier

jeg vil gå videre med at få lavet en beretning der holder fast i det her og sikrer at vi også udnytter

de midler der er i satspuljen til noget rigtig fornuftigt og får nogle gode resultater ud

det fortjener de unge med handicap der kæmper for at komme igennem og få en uddannelse

der normalt et rungende nej men da der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til undervisningsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

jeg tilbage i valgperioden to tusind og fem til

forskningsordfører jeg må sige

men jeg måtte simpelt hen give

alle de forskellige ordninger alle de forskellige muligheder der var

i sit regeringsgrundlag fra juni to tusind og femten annoncerede at der skulle foretages et serviceeftersyn af hele erhvervsfremmeområdet

rapport ud af i slutningen af to tusind og seksten som efterfølgende førte til nedsættelsen af forenklingsudvalget for som i april i år kom med deres anbefalinger på baggrund af

anbefalinger og politiske drøftelser og politiske hensyn i forhold til de anbefalinger der lå indgik regeringen og dansk folkeparti

forenkling af erhvervsfremmesystemet formålet med vores erhvervsfremmeindsats

sådan set ganske enkelt at

det skal være let at få den kompetente rådgivning og assistance for at styrke udviklingen af

har den opgave tidligere har der været for mange overlap og der har ikke været

på erhvervslivets reelle behov

nye erhvervsfremmelov reducerer vi først og fremmest

kommunerne vil fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne for nærhed og lokalkendskab er helt centralt den mere specialiserede erhvervsrådgivning flyttes fra væksthusene til nye erhvervshuse hvor målgruppen ikke kun er vækstvirksomheder som det tilfældet i dag

bliver adgangen til den mere specialiserede rådgivning mere tilgængelig for alle gennem aftalen med kl

skal det sikres at der ikke sker overlappende indsatser som det desværre er tilfældet i dag

statslige ordninger også være tilgængelige det drejer sig om eksportrådet vækstfonden og innovationsfonden når det gælder adgangen til kapital samles indsatsen under vækstfonden altså én

i dag er indsatsen spredt ud på flere aktører når det gælder adgangen til tilskudspuljer til innovation udvikling og demonstration

aftalen etableres en digital platform for erhvervsfremme som døgnet rundt skal kunne give virksomhederne adgang til information vejledning og digitaliserede ydelser om opstart drift og udvikling

som erstatning for de seks regionale vækstfora og danmarks vækstråd og danmarks erhvervsfremmebestyrelse skal sikre en sammenhængende og ikke mindst efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats et andet element i aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti er en opfølgning på det nationale turismeforums seks anbefalinger til en fokuseret turismeindsats fra april i år for mange små indsatser overlappende indsatser

folkeparti har aftalt at den kommunale turismeindsats skal konsolideres på linje med anbefalinger fra det nationale turismeforum i femten til fem og tyve destinationsselskaber således at

flere kommuner og processen aftales nærmere mellem regeringen og kl og der bliver god tid til at finde de rigtige samarbejdskonstellationer for processen skal først være afsluttet med udgangen af

nationalt niveau skal der fortsat stilles specialiseret kompetence til rådighed regionernes hidtidige finansiering af wonderful

turismeudviklingsselskaberne dansk kyst og naturturisme og dansk erhvervs og mødeturisme overføres til

er en konsekvens af aftalen

når vi overfører opgaven med at

lægger dem over til danmarks erhvervsfremmebestyrelse ja så skal vi selvfølgelig også sørge for at lovgivningen i forhold til administration af regional og socialfondsmidlerne bliver ændret i overensstemmelse med aftalen alt i alt synes vi fra venstres side at der er tale om en rigtig god reform

større fokus på virksomhedernes reelle behov sikrer en mere målrettet indsats og en indsats der ikke

eksempler man støder på forhåbentlig bliver fjernet så vi synes grundlæggende at det er et rigtig godt aftalegrundlag

er for den her lovgivning og det støtter vi naturligvis varmt fra venstres side

smal aftale kun med sit parlamentariske grundlag dansk folkeparti

er jo en forholdsvis stor ændring af hele erhvervsfremmesystemet der er lavet her og jeg vil

undre mig at man laver sådan en smal aftale og at man ikke har bestræbt sig på at lave en bredere aftale som jo i sagens natur derfor holder bedre også i fremtiden så virksomhederne ved hvad de har med at gøre også om to tre fire år eller for den

gode aftaler set med venstrebriller og brede aftaler

engang bliver indbudt til nogle forhandlinger

synes jeg alligevel er bemærkelsesværdigt og

ved et regeringsskifte vi har da i hvert fald klare ønsker til erhvervsfremmesystemet og

i den her situation kan man jo så sige at en del af af

bunder i regeringens økonomiaftale med med kommunernes landsforening

der er også repræsentanter for socialdemokratiet og dansk folkeparti som også er en del af aftalen og mange andre

med kommunernes landsforening en lidt bredere forankring men jeg

herre andreas

nogle ting fik vi opfyldt andre

statshemmelighed ved at sige at venstre gerne havde set at der havde været et erhvervshus i herning men vi har indgået en politisk aftale og den

som betyder at der er en filial i herning under erhvervshuset

at som tidligere valgstyrer på et lille lokalt valgsted læste jeg altid reglementet for afstemninger og når afstemningerne var færdige

mod øst mod syd og mod nord

stede og det kan jeg se der er

jensen måttet give herre torsten schack pedersen ordet før socialdemokraternes ordfører men velkommen

også kan høre det men jeg har sovet godt tak nu

at i foråret stod vi socialdemokrater med opsmøgede ærmer og var klar

luge ud i den jungle af overlappende ordninger der præger erhvervsfremmeområdet i dag

skal selvfølgelig bedre kunne overskue det system vi har i danmark og der er også et klart behov for færre aktører og stærkere klynger og mindre

færre overlap og en større grad af digitalisering men hvor vi

ja så vil regeringen endnu en gang gå ned ad centraliseringens vej

været delt mellem stat regioner og kommuner men regeringen og dansk folkeparti har skrevet regionerne ud af ligningen

et meget smalt forlig og det er desværre et tab for dansk erhvervsliv for ved at centralisere erhvervsfremmeindsatsen ved sådan nogle hæve sænke borde i staten

er der en overhængende fare for at man mister fornemmelsen for virksomhedernes hverdag der

præget af om de ligger i slagelse silkeborg kolding eller i kødbyen i københavn og dermed mister man også

regionale overblik som er essentielt når man skal fremme erhvervene målrettet under forhandlingerne i foråret har

lang række fremtrædende personligheder i dansk erhvervsliv gjort deres for at råbe regeringen op med budskabet om at

det er galt at skylle regionerne ud med badevandet danfoss grundfos man diesel legoland lalandia regionerne dekanerne på landets tekniske og naturvidenskabelige universiteter og danske erhvervsskoler har alle været ude i offentligheden og appellere til at regeringen skulle besinde sig men på forskellig vis

har de altså påpeget at regionerne har været limen i

mellem virksomheder forsknings og uddannelsesinstitutioner kommuner og altså indtil nu regionerne som har skabt nye muligheder for vækst og udvikling rundt om i hele landet virkeligheden vrimler nemlig med decentrale partnerskaber der i den grad styrker erhvervslivets muligheder

partnerskaberne bag offshoreindustrien i esbjerg bag den midt og vestjyske vindmølleindustri og bag

opstarten på center for industriel elektronik på als

effektivt når man ved hvad der rykker lokalt og regionalt og derfor kan bringe de rette folk sammen derfor er det et tab og ikke et udtryk for forenkling at regionerne med disse lovforslag

stort set bliver skrevet ud af erhvervsfremmeindsatsen i danmark og med regionerne sat uden for døren er det

regeringens tanke at staten fremover skal udmønte eu midlerne til regional udvikling

bag de regionale udviklingsmidler er at de skal udmøntes i regionale partnerskaber

så derfor vil jeg ministeren om at fremlægge dokumentation herfor under udvalgsbehandlingen

erhvervslivet og erhvervsfremmesystemet på regionalt niveau styrken består i netværk med kendskab til hinanden og dialog

og tek nat dekankollegiet anføres der store betænkeligheder ved centraliseringen af erhvervsfremmen tek nat dekankollegiet siger at forslaget stort set fjerner viden og uddannelsesinstitutionerne i den fremtidige erhvervsfremmeindsats

stærkt bekymret over at regeringen fjerner regionerne som centrale aktører i dansk erhvervsfremme

interesseorganisationer og regionale innovationsmiljøer og virksomheder danske universiteter forudser kort sagt en svækkelse af universiteternes deltagelse i erhvervsfremmen ministerens korte svar hertil er

jeg synes at ministeren

totalt manglende forståelse for at styrken ved at have en regional forankring af dele af erhvervsfremmeindsatsen er at nærhed netværk og dialog er en styrke som sikrer at viden fra forskningsverdenen bliver til produkter processer og services som skaber vækst og produktivitet i dansk erhvervsliv fjernelse af regionerne er et fejlgreb

en væsentlig krumtap i hele regeringens centralisering af erhvervsfremmesystemet bygger på at

afvikles nu her ved udgangen af året

skal virksomhederne vente en halv år på den digitale platform som blandt andet skal afløse den decentrale erhvervsfremmeindsats i kommunerne og det er svært at se hvorfor erhvervsfremmeaftalen skulle hastes sådan igennem i foråret når det it system som skal erstatte den kommunale erhvervsfremme først starter medio to tusind og nitten og først er færdigudviklet efter en årrække hvor skal de lokale virksomheder som har fået fjernet den kommunale erhvervsfremme gå hen for at få erhvervsservice fra den første januar og frem til medio 2019

bare og hvad ligger der i ordene lancering af it systemet er det en blank webside den første juli

vil gerne have udviklingen af det nye it system bedre belyst og

invitere ministeren i åbent samråd

denne it satsning er det her endnu et offentligt it projekt som

volde virksomhederne bøvl og besvær inden det er færdigt og hvad er tidshorisonten for it

havde rigtig rigtig travlt med at få aftalen på plads det undrede os under forhandlingerne at han ville gøre

så hurtigt og så smalt med dansk folkeparti frem for at gøre det grundigt og parlamentarisk bredt med socialdemokratiet og de radikale men umiddelbart efter aftalens

dansk erhverv på den anden side af gaden og i dagens børsen kan man jo

sammen med ministeren altså den nuværende

behandler her i dag og det kan jo ikke undre at han mener det om sit eget værk men kønt ser det ikke ud for uafhængigheden i det danske folkestyre afsluttende vil jeg sige

gerne ville have været med i en aftale om at gøre det danske erhvervsfremmesystem mere gennemskueligt for virksomhederne men vi ville ikke være med til

centralisere danmark endnu mere end det i forvejen er lykkedes landets statsminister at gøre først og fremmest med strukturreformen tilbage i nullerne og nu ved at skrive regionerne ud af erhvervsfremmesystemet og trække erhvervsservicen væk fra kommunerne og snart får vi vel også et udspil fra statsministeren om at centralisere

i udvalgsbehandlingen vil arbejde grundigt for at få belyst de områder af lovforslaget som kan komme til at volde de danske virksomheder store problemer om ganske kort tid og her tænker jeg på endnu et offentligt it projekt

beskrevet i lovforslaget og som ikke engang vil være i drift når den kommunale erhvervsservice lukker ned om mindre end to måneder nemlig den første januar to tusind

der er overlap og der er for mange aktører der bevæger sig i det samme felt

har sikret at der bliver et mere enstrenget erhvervsfremmesystem som ikke centraliserer fordi kommunerne kommer til at spille en større rolle i vores erhvervsfremmesystem fremover end i dag

bare svært ved at se hvordan det kan blive en centralisering

venstre har det været afgørende at nærhed og lokalkendskab er vigtigt og derfor styrkes kommunernes rolle

og derfor skulle vi også sørge for at luge ud i nogle af de enslydende tilbud der er rundtomkring i erhvervsfremmesystemet men vi stod

ordføreren nok kan erindre fra forhandlingerne

en stor kvalitet i danmark at vi har et regionalt led i særdeleshed i forhold til

holde det der overblik over et arbejdsmarked der er lidt større end en kommune og kommunegrænsen holde et overblik over samarbejdet mellem vidensinstitutioner tag for eksempel ordførerens eget område nordjylland med aalborg universitet som har et forbilledlig godt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv

med at have den der forankring som sørger for at det der

med til at skabe vækst og produktivitet i dansk erhvervsliv med et tæt samarbejde mellem vidensinstitutioner og det lokale og

regionale erhvervsliv kunne blive opretholdt det har været et af hovedelementerne for

håndtere erhvervsfremme på er via regionerne jeg synes bare det er lidt ærgerligt

om man deler analysen om at der er for mange

overlappende indsatser har man faktisk ikke noget konkret bud på hvordan man rydder op i det det har vi

den kronik der er i børsen i dag er

som roser den aftale vi har indgået det er jo ikke en ros de står

rigtig mange i dansk erhvervsliv

varmt op om at vi får lavet den her reform og som jo sikkert også ærgrer sig over at socialdemokraterne var så fokuseret på regionerne i stedet for at være fokuseret

kan vade direkte ind til erhvervsministeren og snakke med ham på hans kontor

meget positive over for for det her men kommer vi ud i landet og taler med medlemsvirksomhederne og de erhvervsorganisationer

i min ordførertale der ligger ude i produktionsdanmark og der har tilfredsheden

byde velkommen til herre hans kristian skibby og også beklage over for ham at jeg tog herre torsten

først men jeg var nødt til som formand at tage det materiale der var til rådighed jeg er rigtig

min forsinkelse skyldes

var socialdemokrater til stede her i folketingssalen og det kan man selvfølgelig glæde sig over i mange andre henseender det kunne

kongstanke at have men sådan er det jo ikke

sytten nedsatte et forenklingsudvalg som skulle arbejde med nye anbefalinger til hvordan man kunne få

ikke enstrenget men i hvert fald med færre strenge erhvervsindsatsinitiativer rundtomkring i det ganske land

side ni og tredive i rapporten hvor der stod eller stadig væk står

det betyder at de erhvervsserviceopgaver der i dag leveres og finansieres i kommunerne fremover skal varetages i erhvervshusene det bør fastlægges ved lov for at undgå overlappende instanser og sikre overskuelighed for virksomhederne alene det her med at sige at det skulle

de her helt grundlæggende initiativer i forhold til den lokale erhvervsfremme var jo en krigserklæring

tror jeg faktisk næsten alle folketingets partier og man kan undre sig over at et

og grundig forhandling om det her og det

og omstændelig forhandling både

det radikale venstre og socialdemokraterne deltog langt langt hen ad vejen indtil

man selvfølgelig måtte komme til en skillelinje og måtte acceptere at der var partier som ikke ønskede

de her arbejdsopgaver ud af ligningen i forhold til regionernes

set en grundlæggende forudsætning at vi fik et system hvor man gik væk fra at have så mange forskellige aktører til at skulle håndtere

mange år været provokeret af dels

at det ikke rigtig fungerede jeg tror faktisk at dansk metal

rådgivning sparring økonomisk støtte finansieringsmuligheder

initiativer her i kongeriget danmark det er ikke noget at byde

danske iværksættere og smv

når de nu ønsker at få noget grundlæggende sparring i forhold til den virksomhed som de beskæftiger sig med

der er til for få produkter og derfor har vi nu med den erhvervsfremmeaftale som der ligger sikret at der bliver færre indgange til de ydelser som kommunerne og

staten skal tilbyde i forhold til erhvervsfremme

vi i hvert fald glade for at vi får en klar arbejdsdeling og at vi får sikret at der ikke er så mange overlappende instanser som skal modarbejde hinanden i forhold til

erhvervsfremme de skal ikke bruges til tohundredenogleoghalvfjerds eller

og juridiske konsulenter og alle mulige andre som frygtelig gerne vil tage sig godt betalt for at rådgive de danske virksomheder og iværksættere det er nogle af de ting som vi mener vi får med ind i den her aftale hvor vi nu kan se frem til en bedre kvalitet og tilgængelighed i vores erhvervsservice vi sikrer at der bliver mere kommunal forankring i erhvervsfremmeindsatsen og vi sikrer også at der ikke er så mange klyngeindsatser hvor man forskellige steder i danmark har siddet med de samme opgaver de samme udfordringer og så

er det godt at vi nu får en forenkling af

den statslige erhvervsfremme

jeg synes er værd at pointere og så er det selvfølgelig også vigtigt at vi får sikret

vi får erhvervsfremmebestyrelsen som jo så bliver det sted hvor man i forhold til i dag kan få prøvet sine initiativer og sine forslag i forhold til om

støtte af nogen art i forhold til de steder hvor man i hvert fald kan få

det er så noget der kommer til at foregå mange forskellige steder i danmark vi får erhvervsfremmebestyrelsen til at være i silkeborg og så har vi

seks erhvervshuse og seks afdelinger af erhvervshuse og det betyder at tolv af de danske

bliver dækket ind i forhold til den geografiske fordeling af de her arbejdspladser som det jo selvfølgelig også er som er lokalt forankret rundtomkring i danmark så alt i alt er vi meget glade for den aftale som vi har indgået og vi har nogle enkelte supplerende detailspørgsmål som jeg skal have stillet i forbindelse med udvalgsarbejdet det er noget omkring ministerens bemyndigelse i forhold til turismedelen det er noget som vi har talt om og vi skal nok få præciseret de spørgsmål som der måtte komme men det er ikke nogen

botanisere i den samlede aftale så dansk folkeparti støtter aftalen

ved at forstå at dansk folkeparti åbenbart har haft som en meget vigtig mærkesag at der ikke skulle være et selvstændigt erhvervshus i midt og vestjylland i er blevet kaldt østdansk folkeparti af en konservativ viceborgmester i midt og vestjylland det passer måske meget godt alle kommuner i region midtjylland inklusive den kommune hvor herre hans kristian skibby er valgt til byrådet indstillede at der skulle være to erhvervshuse der skulle laves selvstændige strategier for de to områder østjylland og midt og vestjylland fordi der er forskel på erhvervslivet i de to områder

som har forhindret det

som siger at man ikke ønsker at der skal være erhvervsudvikling i

det er korrekt at der er to borgmestre der har underskrevet en henvendelse efter høringsperiodens afslutning

hvor man så ønsker at opgradere i i herning det kan der være respekt for men jeg synes jo også at når man har en aftale skal man stå ved den og jeg synes også

million kroner og det kan man ikke drive et velfungerende fuldt ud integreret erhvervshus for til gavn og glæde for alle iværksætterne og de lokale virksomheder i midt og vestjylland i forvejen har vi jo fjorten ansatte på kontoret i herning med den her aftale kommer de til at være flere men hvis man så oven i det skal til at lægge udgifterne til husleje it administration sekretærhjælp ny direktør ny direktionssekretær og i øvrigt også en professionel

derfor har vi stået fast på en aftale som sikrer at pengene går til virksomhedsudvikling

virksomhederne og ikke til gavn for politikerne

for et erhvervsliv i midt og vestjylland som altså er anderledes end det der er i østjylland så erhvervslivet ønsker det jo selv og man kommer til at skulle leje lokaler i herning alligevel og jeg noterer mig jo så også at der er en lang række politikere der har tilbudt at sidde i den bestyrelse gratis

også bare notere sig at der er kommet en filial i horsens så der vil man jo altså gerne fra

side bruge penge så hvorfor ikke lytte til erhvervslivet og kommunerne

refererer til har afgivet høringssvar den trettende august alle nitten borgmestre udtrykker

der er indgået og anbefaler den til vedtagelse her

man ikke er med i forhandlingerne afskærer man sig altså også fra indflydelse de radikale vil gerne til at bruge pengene de

og der synes jeg måske nok at det rammer herre andreas steenberg lidt med en boomerang

skal indtage så må man

en ganske ganske væsentlig rolle det er jo nærmest

har initiativretten også i forhold til den lokale indsats det er dem

der skal lave en udviklingsstrategi også den decentrale indsats

lokale programmer og de skal tildele midler

øje for det en kraftig centralisering

samtidig piller hele det regionale

decentral model i forhold til hvordan de her midler prioriteres

vil have igennem men man er nødt til at have

som skal beslutte om man vil give eller man ikke vil give

en erhvervsfremmebestyrelse som sidder med det

gøre det på og så decentraliserer vi i øvrigt yderligere i

og i dag ligger i væksthusene nu bliver placeret

dansk erhvervsfremmebestyrelse på sytten medlemmer

den erhvervsfremmebestyrelse også

det er det jeg ligesom anker over når man nu er et parti som slår sig

allerbedste at få ind nemlig folk som kender noget til at drive virksomhed i danmark så siger herre henning hyllested

for mine øjne må jeg sige jeg synes altså at sytten personer

man bestemt godt være tilfreds med også

det der jo skal stå i stedet for for den lokale erhvervsservice er det her nye it system der skal udvikles men det fremgår af lovforslaget

halvt år efter hvor skal virksomhederne gå hen i det halve år

en overgang vil udfordre ikke mindst de mange ansatte og de mange virksomheder som ønsker

skal håndtere opgaven og også hos de medarbejdere

man ønsker den her digitale digitale løsning som selvfølgelig tager længere tid at få på plads og i den mellemliggende periode vil man selvfølgelig kunne få sine oplysninger

er svært for dem så jeg har bare et kort og klart spørgsmål til herre hans kristian skibby det er tror herre hans kristian skibby på at det her it projekt bare kommer til at køre på skinner

skibby sikker på at vi efter et år har et fuldt udviklet system

videre til herre thomas jensen selv jeg tror på at folk

så godt som man kan it projekter ja

statslige indkøb som har været forankret

andre computerprogrammer vi har også et nyt på listen i øjeblikket i forhold til

sundhedsområdet med portalen der

så selvfølgelig kan jeg ikke give nogen garantier for at tingene virker til ug

at torsten schack pedersen får en præmie for at være til stede

der omhandler reguleringen af hele vores erhvervsfremmesystem altså hvordan vi fra offentlig side understøtter et stærkt og samfundsgavnligt erhvervsliv og det drejer sig også om rigtig rigtig mange penge når det kommer til stykket både penge betalt direkte af danske skatteydere men jo altså også indirekte gennem midler fra fra eu fondene som vi så i parentes bemærket

selv har betalt i første omgang

også så ærgerligt at regeringen har kørt en synes vi i hvert fald lukket proces og at man har valgt at lave en smal aftale alene med det

sikkerhed på det her område og det sikrer man altså ikke med smalle aftaler det indrømmes jo altså også

stået i vejen eller også har hvad skal man sige ambitionsniveauet for at få en bred aftale ikke været

vi ville fra enhedslistens side såmænd gerne have deltaget i forhandlinger om et nyt erhvervsfremmesystem men vi blev som jeg også sagde fra min plads aldrig inviteret til nogen forhandlinger og det

skal samfundet altså også have noget tilbage vi vi skal ganske enkelt

det kan være fordi de viser vejen til at mindske forureningen

de socialøkonomiske virksomheder gør og vi skal altså på ingen måde i vores optik understøtte virksomheder som svigter deres ansvar for eksempel hvis de ikke vil indgå overenskomster eller de bruger skattely eller virksomheder som er fuldstændig skruppelløse i forhold til de ansatte som vi for

med slumlejren i padborg men alt det her står der ikke en lyd om i lovforslaget det ville ellers have været en passende lejlighed synes vi jo til at

få sådan nogle ting diskuteret og fremmet når man nu alligevel er i gang med en større ændring af erhvervsfremmesystemet i stedet er det så blevet til et lovforslag som

ændringer og strukturændringer og det er så

først og fremmest gået ud over regionerne som stort set fjernes fra erhvervsfremmeindsatsen og derfor må bløde seks hundrede million kroner på den konto i enhedslisten

ikke i tvivl om at den udvikling også er et led i nogle partiers hede ønsker om at afskaffe regionerne og det sker så ved brug af salamimetoden erhvervsfremmeindsatsen

en voldsom centralisering af erhvervsfremmeindsatsen vi er helt enige med socialdemokratiet

det synspunkt og det er på trods af at man jo påstår det modsatte

det kan forekomme mærkeligt at lige nøjagtig

meget de har slået sig for brystet med hensyn til

man siger man ønsker

skabe en stærk lokal forankring af indsatsen men det er svært at se hvordan det harmonerer med den centralisering vi ser i forslaget jeg synes det er mest tydeligt i

hvor det fremgår at det er danmarks erhvervsfremmebestyrelse der har til opgave at igangsætte og finansiere erhvervsfremmeindsatsen herunder altså at udarbejde en strategi

udarbejde lokale og landsdækkende programmer tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter

for nogle af de høringsparter der har indsendt høringssvar at se den der stærke lokale

forankring som man taler om jeg har i hvert

region esbjerg skriver denne intention altså om en stærk lokal erhvervsfremmeindsats genkendes ikke i lovudkastet hvor teksten bærer tydeligt præg af

at den kommunale indflydelse ikke bliver særlig stor og at

de decentrale kommunale frihedsgrader styres centralt fra danmarks erhvervsfremmebestyrelse og

og det har også en række negative afledte konsekvenser at man fjerner seks

million kroner fra regionernes midler

har vi set hvordan den lokale og helt nødvendige busdrift i region sjælland og region midtjylland midtjylland nu bliver

stærkt bekymrende fordi netop repræsentation fra fagforeningerne kunne være med til at sikre at der tages hensyn til lønmodtagernes rettigheder når der ydes støtte af den ene eller den anden art til virksomhederne og det er jo sigende for den her regering at den altid har plads til repræsentanter fra erhvervstoppen de er rigeligt repræsenteret

ved vores arbejde tilsyneladende ikke skal have ret meget

at et nyt flertal kan indrette et erhvervsfremmesystem som i langt højere grad understøtter social og miljømæssig bæredygtighed

gøre opmærksom på at der foreligger et høringssvar fra sammenslutningen af danske småøer hvor de påpeger behovet for at der etableres en central indgang til en erhvervsfremmeindsats der støtter virksomhederne på småøerne blandt andet med midler fra

ingen tvivl om at der er en særlig situation på småøerne der er tale

om om meget små virksomheder der har brug for direkte støtte også finansielt til enkelte erhvervsvirksomheder

dette forslag fra småøerne også fordi det

tres fremgår at kommunerne ikke i deres erhvervsfremmeaktiviteter må yde direkte finansiel støtte til enkeltvirksomheder de to øvrige lovforslag i denne pakke om turisme og om den europæiske socialfond og regionalfond er en følge af ændringerne i erhvervsfremmesystemet spørgsmålet om turismen spiller jo en meget stor rolle der hvor jeg kommer fra således mener nogle

får en endog meget stor indflydelse på kyst

finanslovsforslaget det kan forekomme lidt mærkeligt

man synes jo ikke ligefrem at det er wonderful copenhagen der har meget forstand på

og det kan man også undre sig over når man betænker at antallet af overnatninger på den jyske vestkyst jo langt overgår antallet af overnatninger i

lovforslagene tales der meget om at undgå overlapning og det er

ændre på erhvervsfremmesystemet herunder turisme men man kan vel med rette spørge

ikke netop forekommer overlapning mellem det nationale turismeforum og danmarks erhvervsfremmebestyrelse

jævnfør bemærkningerne på side fire

i l syv og tres altså det om turisme

jeg citerer simpelt hen fra det for jeg synes det står og blinker samtidig skal der også skabes en sammenhæng til den decentrale erhvervsfremmeindsats for så vidt angår turisme dette følger af at danmarks erhvervsfremmebestyrelse der nedsættes i henhold til lov om erhvervsfremme får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser herunder også midler øremærket lokale og tværgående turismeprojekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme som det nationale

turismeforum har til opgave at udarbejde jeg synes det er meget klart

jeg synes at enhedslistens ordfører var meget god til netop at beskrive hvad de her forslag går ud på og også pege på de store svagheder og det er jo egentlig synd når man stod med et spørgsmål som alle var enige om der

gøres noget ved netop hvordan man kunne forenkle et system at man så har valgt at lave en løsning i en meget meget smal og lille kreds som desværre skaber centralisering i stedet for også

det er jo egentlig underligt når man ser på hvad regeringen og dansk folkeparti ellers laver med udflytning af statslige arbejdspladser som skulle give mening i forhold til balance i landet at man så laver en erhvervsstøtteordning der ser ud på

det desværre noget der skal laves om

kommer et andet flertal og det er

noget der skal laves om så jeg synes det er synd at regeringen valgte at lave så smal en aftale som

i de her systemer men jeg er meget bekymret for de helt små virksomheder der er ude rundtomkring i landet

med til at skabe arbejdspladser i hele landet med til at skabe liv i hele landet jeg er bekymret for at de små iværksættere og så videre bliver glemt

vi kan få nogle ordentlige svar på det høringssvar der er kommet fra sammenslutningen af danske småøer for jeg synes det er en problematik der ikke bliver besvaret ordentligt i det her forslag så det vil jeg

aftaler om forenkling af erhvervsfremmesystemet det er ret tydeligt at der var brug for et oprydningsarbejde på det her område man så en lang række af ens konkurrerende tilbud for eksempel så man en række offentligt finansierede erhvervsklynger som dækkede det samme område at have mange forskellige tilbud som skal løse det samme problem er dårligt økonomisk

det er også skidt for virksomhederne der oplever tilbuddene som forvirrende og uoverskuelige med forslagene fjerner vi helt erhvervsfremme fra det regionale niveau i stedet oprettes tværkommunale erhvervshuse der varetager den specialiserede erhvervsrådgivning kommunerne kan fortsat lave erhvervsfremme det skal bare ikke være et overlap af det som tilbydes i erhvervshusene og det må heller ikke være konkurrenceforvridende

man strømliner også de statslige tilbud i vækstfonden og innovationsfonden så det samlet bliver så let at gå til som overhovedet muligt liberal alliance ønsker at bruge færre penge på offentlig administration og flere penge på aktiviteter efterspurgt af virksomhederne og vi støtter derfor lovforslaget

at borgere særlig i de tyndtbefolkede områder synes de ikke bliver hørt

i radikale venstre mener vi at en af årsagerne til de udfordringer er den kommunalreform man lavede

til femten år siden hvor man flyttede magten indflydelsen længere væk fra borgerne flyttede rigtig meget ind i staten lukkede byråd lukkede amter fjernede rigtig mange politikere som borgerne kunne stemme på eller lade være med at stemme på og som borgerne kunne gå hen til og skabe en debat

med de her lovforslag vælger regeringen og dansk folkeparti at fjerne endnu en opgave fra det regionale niveau nemlig erhvervsfremme og flytte rigtig meget af indflydelsen eller stort set det hele ind i nogle statslige bestyrelser hvor der ikke kommer til at sidde nogen folkevalgte det vil sige at

som borger eller som virksomhed

få del i nogle af de her penge

kan komme ind i nogle af de her ordninger så bliver det svært at gennemskue hvordan beslutningerne bliver truffet fordi det nu bliver lagt ind i en statslig bestyrelse

er en dårlig idé og det var også derfor vi i radikale venstre forlod forhandlingerne

ikke at det her skulle fjernes fra regionerne

herre hans kristian skibby kritiserede radikale venstre for ikke at ville tage ansvar for at lave en ny ordning og herre torsten schack pedersen var lidt inde på det samme i debatten med socialdemokratiets ordfører vi ville rigtig gerne have været med til både at spare nogle penge og forenkle det her system men beskeden fra regeringen da vi forhandlede var at man skulle være med til at fjerne regionerne det skulle være givet på forhånd

der kunne forhandles med regeringen på det tidspunkt i hvert fald og derfor forlod vi forhandlingerne

med rigtig mange virksomheder med rigtig mange videnmiljøer som jo gerne skulle ud til virksomhederne det er det det hele handler om vi synes også det er mærkeligt at man nu vælger at lave et lovforslag her ganske sent på året og faktisk skal hele den her nye struktur gælde fra den første januar der er rigtig mange mennesker som har betydet rigtig meget for væksten for udviklingen i det her samfund som nu ikke ved hvor de skal være henne

januar så vi synes også at implementeringen går meget meget hurtigt i forhold til hvad vi tror er fornuftigt det sidste jeg vil nævne her og som jeg også har nævnt i en række spørgsmål er at vi er uforstående over for at man ikke har lyttet

en lang række kommuner i region midtjylland og valgt at lave et selvstændigt erhvervshus i herning i midt og vestjylland og derfor kan jeg

sige her at vi vælger at stille et ændringsforslag til

sådan at der i hvert fald bliver taget stilling til den del direkte her i

uforstående over for at man ikke har imødekommet det ønske fra kommunerne

talt om at at hans parti

at man så var nødt til at forlade lokalet fordi man ikke kunne støtte at de her opgaver ville blive taget fra regionerne og ordføreren har også sagt

sted som har været nævnt jeg tror det står citeret i indtil flere aviser

andreas steenberg har været med i og jeg nævner thisted vejle kolding holstebro

herre brian mikkelsen der jo ikke længere er medlem af folketinget men som var minister på det tidspunkt sagde at det

vi kom aldrig til at diskutere det fordi vi jo ikke var enige i den præmis regeringen lagde ned nemlig at man skulle være med til at skrælle regionerne

ordføreren kan garantere at de her bynavne de her kommunenavne

citeret for i en række aviser at

pågældende forhandlinger det undrede

på og det har jeg også fået bekræftet i dag da jeg spurgte herre torsten schack pedersen

som verdens fjerdebedste til ingeniørvidenskab det er ret stort og den bedste i europa

er et af de universiteter som har været fremragende til at åbne sig for omverdenen samarbejde med erhvervslivet organisationer og andre uddannelsesinstitutioner jeg har selv arbejdet med erhvervsfremme og iværksætterfremme på

valgt til folketinget

den slags samarbejde som vi eksempelvis har haft i nordjylland netop vores vidensinstitutioner er afgørende for at sikre en positiv erhvervsudvikling det

også derfor at universiteter teknat dekankollegiet

og gymnasielederne udtrykker bekymring for at reformen indebærer en svækkelse af deres indflydelse på den decentrale erhvervsfremmeindsats

og de mange stemmer der har advaret imod regeringens forslag er blevet overhørt

brian mikkelsen der skruede forslaget sammen men han har jo siden hen

en forenkling af erhvervsfremmesystemet

nemlig god grund til der blev også brugt rigtig mange penge på systemet så der var al mulig god grund til at rydde op i det

vi fik desværre ikke mulighed for at

hverken forhandlingerne eller lovforslaget da vi aldrig blev inviteret til forhandlinger centraliseringen er også grunden til at eksempelvis landsforeningen danmark på vippen finder at et forslag til lov om erhvervsfremme ikke gavner virksomhederne men tværtimod vil få negative konsekvenser for virksomhedernes udviklingsmuligheder det gælder jo specielt ude i landdistrikter og langt fra københavn

afhængige af at ikke bare kommunerne men også regionerne på tværs har det her samarbejde man har en indflydelse

man ved hvad der er behov for at understøtte og ikke mindst

har en langt større stemme end de har i det her forslag

de studerende forskning og

sammen med måske små virksomheder der er brug for at vokse eller få nye

ideer at der nærmest opstår magi

det synes jeg det her lovforslag i den grad svækker det er rigtig ærgerligt

vigtigt specielt når vi bruger så mange penge

også understøtter det i den rigtige retning jeg kan kun tilslutte mig hvad herre henning hyllested også sagde

selvfølgelig må vores værdier også afspejle hvad det er vi bruger så mange penge på

marginaliserede ind på et arbejdsmarked at fremme socialøkonomiske virksomheder

så selvfølgelig skal vores værdier også afspejle hvad vi bruger flere milliarder kroner på derfor ville vi gerne have støttet det men det kan vi

ikke er effektiv nok der er for mange overlap

de foreslåede ændringer og hele forhandlingsforløbet som også har været drøftet et par gange i løbet af sagens behandling nu her foregik jo som en udløber

erhvervsfremmesystem med ydelser som faktisk også møder deres behov

er det desværre ikke i dag erhvervsfremmeindsatsen skal i højere grad digitaliseres det efterspørger virksomhederne det skaber

en mere effektiv indsats men faktisk også en mere

høj kvalitet med den nye digitale erhvervsfremmeplatform får virksomhederne fire og tyve syv adgang til information og vejledning øget digitalisering af indsatsen er fremtiden

en vigtig prioritet for det konservative folkeparti at udnytte de teknologiske løsninger for at optimere vores indsats for at undgå for mange overlappende indsatser og at for mange penge bruges på

opgave blandt andet at udarbejde strategier for

den decentrale indsats og strategier for udmøntning af

forbliver lokalt forankret men at de

lag reduceres

det ikke både er kommuner regioner og stat som har ansvaret for indsatsen men

kommuner og stat der har været for mange overlap og en for uklar arbejdsdeling og det har skabt forvirring om indsatsen hos kunderne som jo er virksomhederne og iværksætterne det er dem det hele handler om med aftalen placeres der seks erhvervshuse rundtomkring i danmark og seks filialer det bliver fagligt stærke erhvervshuse hvor virksomhederne kan få kvalificeret hjælp

behov for det der bliver udpeget særskilte bestyrelser for hvert erhvervshus med bred repræsentation af erhvervsfolk og politisk udpegede medlemmer via kkr og dermed får kommunerne jo også

der fremover kun være mellem femten og fem og tyve destinationsselskaber eller som en af aktørerne i

med seks eller syv forskellige destinationsselskaber

nærmest konkurrerede med hinanden

er plads til forbedringer der er plads til en stærkere og mere effektiv indsats

ikke konkurrerer regionerne imellem men hvor vi i fællesskab arbejder for at styrke turismen og erhvervslivet i danmark med de bemærkninger

de her lovforslag er sådan ansatser til

det her er jo trods alt en

er det her trods alt en af de væsentlige

ting som regionerne har taget sig af og ofret mange kræfter på og også

undrer det mig at man

man kan jo ikke andet end at få den mistanke som jeg også sagde i min ordførertale at det her er sådan et

synes vi det er rigtig fint at vi nu får

vi har syntes lige fra starten at at regionerne

huske på at det så er et overordnet mål som vi i konservative har men

at vi faktisk kan frigøre ressourcer til blandt andet borgernær service ude i kommunerne det skal man

frigivet ressourcer til at styrke vores erhvervsfremmeindsats

led i indsatsen for at få nedlagt regionerne så ved man det og så ved man det udeomkring i regionerne det er fuldstændig rigtigt at det nogen hemmelighed

salamimetoden som jeg sagde så tager vi et område

at få minimeret antallet af organisationer som arbejder med turisme det klart at der kan være for mange men er det et mål i sig selv at minimere dem ordføreren var inde på at det var pinligt nogle gange eller at havde hørt om at det var pinligt at der stod rigtig mange men er det ikke bare et udtryk for at

det indtryk at man kæmper mod hinanden internt i danmark men i første omgang handler det jo om

markedsføre danmark udadtil så vi får turister til danmark det er det der styrker

skabe bedre rammer for vores erhvervsfremmeindsats og de ultimative kunder i vores erhvervsfremmeindsats er virksomhederne og

vi har ikke noget ønske om at holde hånden under regionerne men først og fremmest handler det her selvfølgelig om at styrke erhvervsfremmeindsatsen og have den mest mulige effektive

dansk folkeparti i maj måned

jeg synes det er en rigtig god reform jeg vil gerne være med til at lave den type af reformer som vi laver i dag og som gør at vi får et mere simpelt

og hvor vi kan koncentrere kræfterne om at hjælpe erhvervslivet i stedet for at bruge for mange penge på at have alt for mange aktører som både skaber forvirring og et stort administrativt arbejde

af tre lovforslag i alt lov om erhvervsfremme lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om ændring af lov om administration af den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond

en ganske omfattende reform forslagene udmønter den aftale som regeringen

og som hed forenkling af erhvervsfremmessystemet vi skaber et bedre mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet og tilgængelighed for iværksættere og virksomheder

erhvervsorganisationerne erhvervsfremmesystemet skal organiseres så færre penge bruges på offentlig

og flere penge går til virksomhedsrettede aktiviteter efterspurgt af virksomheder det centrale i reformen er at vi afskærer regionerne fra at lave erhvervsfremme og turismefremme og dermed reducerer vi de administrative niveauer fra tre til to det betyder til gengæld at kommunerne får en større rolle i erhvervsfremmesystemet end de har

for virksomhederne så de sammen med virksomhederne kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats og så etablerer vi en digital platform der giver alle virksomheder adgang til erhvervsfremmesystemet fire og tyve timer i døgnet

det der kommer til at hedde danmarks erhvervsfremmebestyrelse der overtager opgaverne fra regionale vækstfora og danmarks vækstråd som begge afvikles bestyrelsen får stærk repræsentation

erhvervslivet og kommunerne og skal sikre en mere sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats med færre overlap end vi har i dag og med større effekt for virksomhederne bestyrelsen skal lave en samlet strategi for erhvervsfremmeindsatsen i danmark

lokal forankring og den skal indeholde regionale kapitler der sætter fokus på virksomhedernes behov lokalt

innovationsnetværk og det kommer vi til at reducere

det bliver opnået inden for et par år kommunerne har de senere år taget større ansvar for at udvikle deres erhvervsklima og det er godt og derfor skal kommunerne også have en stor rolle

kommunalt anliggende og kommunerne

drive den lokale udvikling kommunerne vil fortsat have mulighed for at lave erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser herunder en til en vejledning så længe det vel at mærke ikke overlapper indsatsen i erhvervshusene

erhvervshusene skal være stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer

der er tilgængelig for alle virksomheder i hele landet højt specialiserede statslige ordninger vil være tilgængelige via erhvervshusene i modsætning

de nuværende væksthuse som kun betjener vækstvirksomheder skal de nye erhvervshuse betjene

udfordringer og potentialer en vigtig rolle i at bidrage til formuleringen af de regionale kapitler i den overordnede strategi for erhvervsfremmeindsatsen i

det her med at vi var rigtig gode til at lave mange forskellige

er der tale om en indgang for tilskud til innovation og en indgang for

kapitalformidling ved at samle den statslige støtte til videnbaserede iværksættere i innovationsfonden og vækstfonden skabes et enklere og stærkere system for kommende vidensbaserede iværksættere på baggrund af aftalen hvor regionernes opgaver

turismeområdet også bortfalder gennemføres også enkelte ændringer i lov om dansk turisme vi ændrer blandt andet sammensætningen af det nationale turismeforum hvor erhvervet og det kommunale niveau får en øget repræsentation ligesom formændene for dansk kyst og naturturisme og wonderful

bliver gjort til medlemmer de regionale udviklingsselskaber for turisme der er oprettet i medfør af loven videreføres under den nye benævnelse turismeudviklingsselskaberne og basisfinansieres på finansloven også denne del af reformen vil bidrage til et enklere system der har udgangspunkt i virksomhedernes behov og fokus på kvaliteten i indsatsen jeg vil gerne adressere nogle af de

fået reduceret det her

stemmer til at lave den her reform som erhvervslivet er så glade for og som er til gavn for

socialdemokraterne vil jeg først og fremmest sige at jeg synes det var et gyldent øjeblik på talerstolen fra herre thomas jensens

socialdemokraternes kritik af at der sker en centralisering med reformen

centralisering når man siger ordet centralisering

tænker folk at så samler vi det hele i københavn og så går det ud over yderområderne

noget af i den her reform sekretariatet

kan berolige med at bestyrelsesmøderne kommer til at blive holdt rundtomkring i landet så man sikrer at man kommer godt rundt jeg synes med

udviklingen bliver drevet på lokale hænder med et stort lokalt kendskab og at vi faktisk bemyndiger kommunerne når man splitter regionernes opgaver

samlet set kan sige at der er tale om en centralisering med den her reform der er flere af ordførerne blandt andet enhedslisten som kritiserede at der var tale om et smalt forlig jeg kan ikke sådan gøre mig rigtig klog på de forhandlinger der var dengang i og med at jeg ikke selv var med i dem men

der være nogle situationer hvor man er nødt til at lave smalle forlig selv om man

mener at småøerne havde en pointe i at man burde udnytte mulighederne for at give tilskud direkte til virksomheder rundtomkring

de danske småøer og det er der så vidt jeg er oplyst også mulighed for erhvervsfremmebestyrelsen

benytte sig af i og med at de nu får råderet over de eu midler som må anvendes

jeg kan ikke sige noget om i hvor høj grad det kommer til at blive

sagde at de som jeg hørte det principielt var

fjerner regionerne fra

der tale om en ret fundamental uenighed som nok vil være svær at

at få et bredere forlig de radikale sagde også at

der var en for hurtig implementering det er jeg ikke enig

herre torsten schack petersens beretning om hvor længe man faktisk har arbejdet

det faktisk har stået i regeringsgrundlaget helt fra starten af valgperioden man kan sige at det er gået unødvendig

implementeret den nye struktur så hurtigt som muligt og det kan jeg sige vi arbejder på højtryk på

at erhvervsfremmebestyrelsen vil være fuldt

godt universitet som er dygtig til at have kontakt til omverdenen vi mener stadig

at der er en god repræsentation fra vidensinstitutioner i erhvervsfremmesystemet og

meget tæt kobling mellem erhvervslivet og det universitet sf ville

som sf anerkender indeholder mange gode elementer og det kan jeg

større strukturelle reform hvor vi laver omfattende omorganiseringer

man skal gøre velovervejet og grundigt også jævnfør nogle andre diskussioner vi har i øjeblikket hvor man skal passe meget på man ikke omorganiserer bare for at gøre det

grundig proces gennem flere år hvor det hele er blevet analyseret

god reform som sikrer

lavet aftalen her i maj måned og jeg glæder mig meget til at arbejde videre med det og håber at vi får et erhvervsfremmesystem som er til for

og ikke til for erhvervsfremmeorganisationernes

repetere otte og halvfems kommuner

deres erhvervsservice lagt over i langt færre erhvervshuse regionerne afskaffes

forsvinder men strukturfondbehandlingen rykker ind

trækkes også ind i et centralt råd og det hele peger i retning af

centralisering og det at noget

med at vidensinstitutioner kender det regionale erhvervsliv kan lave partnerskabsaftaler og lave ting der skaber arbejdspladser ikke bare i københavn men rundtomkring i hele landet jeg savner

vi taler om et danmark i bedre balance

i landet med den her reform

siger at det her ikke er centralisering man samler simpelt hen tingene på færre adresser færre steder og man taber rigtig rigtig meget netværk

gulvet med den her reform et kort spørgsmål hvor skal virksomhederne gå hen

service det kommunale og regionale lukker ned

starter op i midten af tusind og nitten

man hvis man sidder i en filial af et erhvervshus

på bornholm eller i et erhvervshus i haderslev eller i en filial af et erhvervshus i nykøbing mors eller i vordingborg

vi med den struktur vi har lavet her med erhvervshusene

sikret at der er lokalkendskab

erhvervsfremme på et højt niveau det er ikke sådan

den kommunale service

kommuner og så er det først medio

er færdigudviklet

man som for eksempel smv virksomhed kan

skal gøre i forhold til for eksempel implementering

og nej jeg sagde ikke at erhvervsfremme i kommunerne bare kører videre og så bliver udfaset når erhvervsfremmeplatformen er færdig

op på den måde at erhvervsfremmeplatformen er det der erstatter den kommunale

den kommunale service er det jo først og fremmest erhvervshusene men der er

stadig væk mulighed for at kommunerne i et vist omfang stadig kan bedrive erhvervsfremmeaktiviteter

et spørgsmål om hvem der har initiativretten hvad det er for et organ organ

erhvervsfremmebestyrelse er jo trods alt et organ

det det er jo et statsligt organ der refererer til erhvervsministeren og det får også sekretariat i erhvervsministeriet så så det er i høj grad et centralt organ og det

usikkerheden er opstået fordi der jo

fjorten jeg fik vist sagt i min ordførertale at det var til l

virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder jeg tror det

som en del af en kommune at de

på en ø så opstår problemet

får rådighed over vil kunne anvendes til

støtte konkrete virksomheder på

en mulighed for at gøre det med nogle af midlerne hvorimod kommunerne ikke

mulighed for det som herre henning hyllested

som er afhængige af at der kan ydes støtte direkte til den enkelte virksomhed men jeg kan høre på ministeren at det er der så også åbnet op for det tror jeg man bliver glad for at høre på øerne så er det bare hvordan det i praksis

småøerne også har gjort opmærksom på i deres

erhvervsfremmebestyrelse kan gøre med nogle af de eu midler som de får derudover er det også værd at bemærke at der er beslag på hvordan midlerne bliver anvendt der er en del af budgettet som skal anvendes regionalt

ordet det er der ikke så er forhandlingen sluttet

næste møde afholdes i morgen fredag den niende november to tusind og atten klokken ti jeg henviser

dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside